mere interessante men nuvel hundrede dage er hundrede dage så

og seksten dage siden jeg blev statsminister

man ser på hvordan tingene har udviklet sig siden da så er der egentlig en del at glæde sig over der er skabt nioghalvfjerdstusind flere private arbejdspladser der er ellevetusind færre arbejdsløse der er niogtyvetusind færre på kontanthjælp blandt andet jo fordi

der heldigvis er et flertal om end ikke så stort som man kunne ønske

vil tage ansvaret for og som i den grad tilskynder folk med udenlandsk baggrund til at søge beskæftigelse

en meget meget lille del af dem der kom til var arbejdsmarkedsparate så er det i dag over halvdelen vi kan glæde os over at kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen er trådt i kraft

det blev annonceret er fem tusind to hundrede færre såkaldte fuldtidspersoner i kontanthjælpssystemet

af de gode konjunkturer som betyder at ledigheden nu er den laveste vi har oplevet

med undtagelse af årene to tusind og syv og to tusind og otte med

trepartsaftale før var det kuldsejlet nu er det kommet på ret køl den seneste trepartsaftale skal give op mod titusind flere praktikpladser vi har strammet udlændingeloven otte og fyrre gange rettet op på lempelserne under de socialdemokratisk ledede regeringer har medvirket til at antallet af migranter og flygtninge

kommet under kontrol

februar to tusind og sytten var antallet af asylansøgere det laveste det har været i en måned i syv år samtidig har vi investeret i kernevelfærden siden valget har vi afsat milliarder af kroner til sundheds og ældreområdet næsten fire tusind statslige arbejdspladser er på vej ud af hovedstaden og ind i resten af landet og det er kun første bølge flere politibetjente er i uddannelse en pso aftale

vækstbidrag til dansk erhvervsliv samtidig med at vi fastholder den grønne omstilling boligjobordning gymnasiereform ny planlov nye kampfly landbrugspakke skærpede straffe for vold og voldtægt en stribe ting der har gjort danmark stærkere det er de seks hundrede og seksten dage hvad så hvis man zoomer ind på de sidste hundrede af disse seks hundrede og seksten

så er der i gennemsnit lavet en politisk aftale om ugen næsten alle med brede flertal blandt andet om bedre lægedækning europol nye motorveje udmøntning af en demenshandlingsplan

kroner det er gode aftaler og tak for opbakningen til dem men vi skal videre

boligejerne med en bandeaftale som jeg håber meget snart falder på plads som skal skabe mere tryghed og sikkerhed med et bedre og sammenhængende tilbud til de alt for mange unge

efter overenskomstforhandlingerne vil vi sammen med arbejdsmarkedets parter tage fat på et nyt trepartsforløb om voksen og efteruddannelse så flere får bedre kompetencer gennem hele arbejdslivet betyder det at vi er i mål næh det gør det ikke jeg ønsker jo et friere et rigere og mere trygt danmark hvor vi har vækst og udvikling og hvor vi får alle med jo flere der bakker op om den ambition jo flere resultater kan vi skabe for danskerne derfor vil jeg jo opfordre til og arbejde for at vi de næste hundrede dage

også de hundrede dage der følger efter dem og de hundrede dage der følger efter dem

alle går på banen for at gøre danmark stærkere

udvidet spørgetime det er altid en fornøjelse det var mit møde med grønlandsudvalget den anden marts

vi havde en endog meget konstruktiv drøftelse ved den

den kan fortsætte her i dag det gælder også i forhold til vores færøske medlemmer tillykke til herre sjúrður

som fyldte halvtreds år i sidste uge

også en anledning til at gøre status man kunne endda spørge

dette fik jeg heldigvis også bekræftet i sidste uge da jeg var med det udenrigspolitiske nævn i norge og

rusland center for militære studier

såkaldte grønlandskort som vurderes

grønlandskortet handler kort sagt om grønlands betydningsfulde

nu sidder vi som grønlandske folketingsmedlemmer uden

jeg synes det er vigtigt at sige fra ias side at

mener at dette er tilfredsstillende i rapporten fra center for militære

grønlandske myndigheder og de grønlandske politikere mere systematisk og at tænke i nye måder hvorpå grønland kan blive involveret i de relevante processer

godt og konstruktivt samarbejde med

er inddragelse og respekt helt afgørende hvis hvis danmark ønsker at være en såkaldt arktisk stormagt som det jo blev beskrevet i taksøe jensen rapporten så kræver det en tættere dialog og en gensidig respekt i forhold til de forhold og

interesser som grønland finder vigtige for en lang række af de otte arktiske lande er arktis kommet rigtig højt på den storpolitiske dagsorden og arktis er meget centralt i disse lande ønsker vi i rigsfællesskabet at spille en større udenrigs og sikkerhedspolitisk rolle globalt set er der behov for en mere effektiv inddragelse af os

grønlandske folketingsmedlemmer af inatsisartut og af naalakkersuisut noget som som jeg i hvert fald synes er ret interessant er i samme rapport nævner

man foreslår at der skal være en minister for arktis

tidligere har foreslået derfor spørger jeg statsministeren som jo også er minister for rigsfællesskabet

den geografiske placering som er betydningsfuld og med det følger også et ansvar

set meget enig i den analyse

arktis tiltagende betydning og også vigtigheden af at fastholde det som et lavspændingsområde det

fredeligt samarbejde med rusland om

med videre så så det er ganske væsentligt

jo også det man har kunnet læse ud af den

ambassadør peter taksøe

til regeringen og som

ligger til grund for udarbejdelsen af den udenrigspolitiske strategi som regeringen for tiden arbejder med og som vi vil komme tilbage til folketinget med på et

handelspolitik vores forsvarspolitik vores multilaterale indsats vores europæiske politik

jo også det er vigtigt at at grønlandske aspekter indgår

også baggrunden for at vi har signaleret hvad jeg også gerne vil gøre her at vi ved udarbejdelsen af oplæg til forsvarspolitiske forhandlinger og andet naturligvis også

vil inddrage de nordatlantiske medlemmer i

via retsudvalget og grønlandsudvalget som netop handler om hvordan vi

styrke retsområdet fra ias side

et styrket justitsvæsen og jeg synes jo det er rigtig positivt at både justitsminister søren pape poulsen og naalakkersuisoq for justitsvæsenet sara olsvig

om at finde nogle løsninger i forhold til at styrke justitsområdet i to tusind og ni

en forudsætning for en hensigtsmæssig udvikling i grønland og på justitsområdet er det helt afgørende at de forskellige områder spiller sammen og at vi samkører de indsatser der er

var i gang med at sige nemlig at det er vigtigt at vi også på det her område omend det er hjemtaget har et

fortsat konstruktivt samarbejde vil jeg også gerne kvittere for at der blev kvitteret for at justitsministeren har stillet sig til rådighed for den høring der blev

i justitsministeriet blandt andet i øjeblikket sidder og kigger på den

justitsministeren for for spørgsmål i i den

er lagt op til med den proces som fru

statsministeren står i spidsen for også gør grønland stærkere

stærkere i dag ikke bare

stærkere men også burde gøre grønland

i dag står grønland

med store dilemmaer hvad angår vores holdninger

ud over at vi skal være glade for at amerikanerne forsvarer os

også mange aspekter i det grønlandske samfund som gør at vi sætter spørgsmålstegn ved amerikanernes tilstedeværelse

samlet inatsisartut at grønland ikke kan acceptere den nuværende situation

ikke i medfør af forsvarsaftalen fra nitten en og halvtreds og efterfølgende tillægsaftaler

af aftalekomplekset indgået mellem usa og kongeriget danmark i den sammenhæng vil jeg gerne spørge statsministeren hvad statsministeren vil gøre for at sikre at

i sidste uge hvor vi havde bedre lejlighed end vi kan have spørgetimen her både hvad angår tid og

øvrigt også detaljer til at drøfte

de spørgsmål der nu også lægges op til det er i hvert fald evident at vi har en

gå lidt dybere ned i under mødet

om vi beholder servicekontrakten i det danske kongerige eller om den

i en tid hvor det er meget uvist

med en aftale som er af så stor og væsentlig betydning for

hvilket jeg har meget svært ved at se årsagen til i den sammenhæng

kongeriget står til det står vi også stærkt i forbindelse med vores forhandlinger med amerikanerne hvad angår

for det videre forløb vi så jo meget gerne en en hurtig

i dialog med den tidligere amerikanske administration

så i mellemtiden kommet en ny og der er det hele det her spørgsmål om hvordan

det er udenrigsministeren der er ressortansvarlig

den her sag og jeg skal skal henvise til ham for

og så bare lige igen kort sige at vi i forbindelse med det møde vi havde i statsministeriet i sidste uge med grønlandsudvalget med de rammer der var ved det møde

en bedre mulighed for at være detaljeret omkring det også vendte den her sag men i

er blevet implementeret men langt fra sikret en

i andre dele af danmark når statsministeren

retssikkerheden skal være ens overalt også når det angår grønland og vi har

i det grønlandske samfund store udfordringer der er konjunkturer der er nogenlunde fornuftige i øjeblikket men der er et enormt strukturelt underskud i horisonten så

grønland på og andet er dansk ansvar og noget tredje er et

delt ansvar og

vil jo mene at vi er i konstruktiv

område justitsministeren har som vi også var inde på det før stillet sig

til rådighed der er taget forskellige konkrete

kommunefogeder og andet for at sørge for at

gør det bedre eller mere tidssvarende end man har kunnet

sturgeon kom hende i forkøbet

at skotland ønsker en folkeafstemning om selvstændighed senest i to tusind og nitten hvis det bliver

og færøsk økonomi og samfundsforhold og det kan blive svært at

sig et ordentligt billede af konsekvenserne den færøske velfærd bygger jo i høj grad på adgang til fiskeressourcer på den ene side

betydning i denne sammenhæng fordi det europæiske kort over suveræne fiskerinationer og selvstændige markeder

eu det får også stor betydning for danmarks handelsinteresser

melder sig ud hvad er så hovedscenariet som regeringen og for den sags skyld eu

med angående storbritanniens exit går man efter en

det britiske marked og vil man støtte

skotternes ønske om at et selvstændigt skotland kan blive medlem af eu har man i statsministeriet en mening om hvordan det nye europæiske kort over suveræne fiskerinationer kan udløse en ny rivalisering mellem færøske og danske interesser angående for eksempel

en tværministeriel taskforce

opmærksomme på jeg tror ikke jeg gør noget godt ved den danske forhandlingsposition eller i øvrigt for eus ved at stå og

det er helt afgørende at tingene kommer i den rigtige rækkefølge vi venter på at storbritannien trigger den her artikel halvtreds jeg har også set at der

efter romtopmødet i slutningen af måneden og så skal vi i gang jeg kan sige

relation med storbritannien der sikrer at storbritannien er så tæt på europa som overhovedet muligt

rettigheder og pligter det er jo den vision

det britiske marked betyder meget for for danmark det europæiske kontinent betyder også meget for

britisk erhvervsliv og jo tættere relationer vi kan vi kan opretholde

jo bedre men det er klart at det er nødt til at være en

hvordan storbritannien selv spiller op til de forhandlinger der nu skal

spørgsmål at forholde sig til for det har de

er det eu vi skal forhandle med angående fiskeriressourcerne forbliver de en del af storbritannien

kyststat som som vi skal forholde os til er det også en diskussion som

i holder om jeg så må sige åben over for den færøske regering sådan at man er klar over hvor danmark

som jo egentlig står for den samlede udenrigspolitik men hvor man sagtens kan komme i konflikt med den med den færøske interesse i den her

men jeg kan ikke stå her i dag og forholde mig til scenarier om en skotsk afstemning og andet al den stund at det

rigtige rækkefølge det starter med at storbritannien trigger artikel halvtreds det sker vel her med udgangen af måneden må man tro og så går vi i gang jeg har forsøgt i runde men også

på færøerne det er man nok godt klar over der var et spørgsmål jeg ikke fik svar på sidste gang jeg spurgte

nu har en så restriktiv holdning til et færøsk medlemskab

forslag i nitten firs hvad er det der har gjort at man har tolket grundloven så forskelligt i nitten

at gengive hvilke nærmere overvejelser anker jørgensen

gjort sig i nitten firs jeg kan støtte mig til

den her regering ligesom tidligere regeringer jo altså lader sine grundlovsfortolkninger basere på

justitsministeriets

men spørgeren er også bekendt med

spørgsmål om hvordan andre skandinaviske lande gør det derfor tror jeg at det man

samarbejde hver især eksternt med andre parter så pragmatisk

det sådan overordnet set jeg mener at det er en politisk ordning som som er større end grundloven altså hvor grundloven er en delmængde men statsministeren har gang på gang sagt at grundloven

er rigsfællesskabets absolutte ramme det kan lyde som en meget sådan filosofisk diskussion men den har fået konkret

man kun har en lille hammer og slår på en stor sten gang på gang på gang så knækker den

så mit lille spørgsmål her og og stenen

har et billede med få mennesker

fakta er at der på samme billede er

ser man et land der er i et godt fællesskab med danmark men har eget parlament egen økonomi eget skattesystem egne relationer til andre lande osv

det er grundloven der sætter de absolutte rammer for rigsfællesskabet grundloven der ikke nævner rigsfællesskabet med et ord og beskriver danmarks rige som en enhedsstat altså beskriver en virkelighed som ikke

tror statsministeren at hans ministerium nogen sinde vil anerkende fakta

til stadighed holde sig til de

at det er grundloven der sætter de absolutte rammer for

forpligtelser og den person er udelelig hvis han stjæler med højre

er det ligeledes således at en enhedsstat er ét subjekt i folkeretten

tusind og tretten sammen med eu iværksatte meget stærke sanktioner imod færøerne med den begrundelse at færøerne ikke levede op til sine folkeretlige forpligtelser

at danmark er en udelelig enhedsstat

som svarede til at en persons

for den ramme har vi så udviklet hvad der i øvrigt i det internationale samfund vil jeg selv mene står som noget forbilledligt nemlig

man gerne vil videre ad den vej med at skabe et

forfatning eller eller hvad ord man

én rød linje og det er ikke en jeg har opfundet men det er jo fordi det følger med mit hverv

i øvrigt følger med resten af folketingets hverv for vi skrev under på det den dag vi blev valgt første gang at vi vil respektere rigets grundlov og det er at det sker inden for rammerne af det

mange mange mange kompetencer og der er i virkeligheden

inden for rammerne af rigsfællesskabet og hvis man lægger det til grund

kan man jo udbygge og udvikle et fortsat

samarbejde med fuld respekt for for egen identitet og egne interesser

kan finde praktiske løsninger i de situationer

er på hver sin side af en meget rød

er at man gang på gang på gang er gået imod embedsværkets advarsler og har bevæget sig ud over grundlovens rammer og har givet færøerne større og større kompetencer

i dag som som også de fleste statsretseksperter siger ligger uden for grundloven

har været politisk nødvendigt og ikke har ladet sig begrænse af meget rigoristiske

faglig vurdering af at det var grundlovsmedholdeligt så jeg er ikke bekendt med at der være situationer hvor der har ligget

rigtig mange ikke mindst fra afrika ønsker

til italien men fire tusind mistede livet på samme rute og det tal ser ud til

så vidt jeg kan se er der ikke noget som helst der tyder på at den situation kommer til at ændre sig presset på europa vil forblive stort vi har et mellemøsten der står i brand

også på grund af den demografiske udvikling både i mellemøsten og afrika søge hertil vores svar som socialdemokrater på den her udfordring er balanceret

på den ene side skal vi hjælpe mennesker på flugt

side skal vi sørge for at der ikke kommer flere til vores eget land og til europa end vi

integrere vi skal med andre ord kunne følge med

til vores eget samfund

også gerne tilkendegive at vi ser de meget store strømme af mennesker både qua flygtningesituationen og på grund af migrationen som

håndtere når jeg rejser spørgsmålet her over for statsministeren

det fordi jeg blev forundret da jeg læste et interview med udenrigsministeren som direkte adspurgt

som den væsentligste opgave vi må forstå at

røget ned ad listen

den største udenrigspolitiske udfordring

i globaliseringen måske ligefrem at elske globaliseringen

er enig i at det her ikke er den største

situation som fru mette frederiksens parti efterlod danmark i efter sidste folketingsvalg

lempet og lempet og lempet

europæisk handling hvor danmark fra dag et har presset på for

tale om det væsentlige først nemlig at passe på de ydre grænser frem for at have en

hvordan vi skal flytte en byrde rundt mellem landene

at vi nu har et tal der i februar måned var så lavt som

det her alvorligt eller ej ved gud er det alvorligt

og vi magter godt i den her regering

kunne forholde os til mere end en svær udfordring af gangen og globaliseringen har ligesom to sider den positive side af globaliseringen er jo alle de muligheder den kan skabe for dansk erhvervsliv og eksporten og velstand den negative side er at verden er forandret man kan sidde i en afrikansk landsby og på sin

har i danmark og hvordan fremtiden tegner sig

det er jo sammensatte udfordringer og vi prioriterer

og det gør migrationspresset på europa men naturligvis også samtidig

i en verden der bliver mindre

på postområdet og folketingets partier i øvrigt inklusive regeringens eget støtteparti ønsker at blive informeret af den pågældende minister

når der bliver spurgt ind til et interview

fint at de to ministre har en ordveksling nu men det

set landets udenrigsminister og vi plejer

at lægge til grund at der kun kan være én analyse

også hos os når landets

udenrigsminister antyder at det vi andre betragter som den største udfordring ryger ned ad listen man

man bliver jo nødt til at prioritere sagen er jo den at hvis ikke vi får vendt den udvikling der er i gang

kan vi ikke håndtere situationen og derfor er det at styrke europas ydre grænser det at sikre at vi får styr på migrationen

dem der ikke har et asylgrundlag i europa

rundt sådan at vi kan følge med i integrationen herhjemme og dermed fortsætte den stramme udlændingepolitik vi i øvrigt er enige om

hele forudsætningen for om vi kan have et levedygtigt samfund

er det da rart at konstatere at man nu ser på den her sag på samme måde som os andre nemlig at det udfordrer os som nationalstat

erkendelsesprocessen også flytter sig helt derhen

til på en og samme tid at sende et signal om at skal komme her bare for at

det står jeg gerne på mål for og jeg tager meget gerne diskussionen også med

måske afslører spørgsmålet og svaret her noget lidt andet

er vi helt sikre på at udenrigsministeren deler analysen det er jo ikke lang tid siden at udenrigsministeren var af den overbevisning og det blev sagt ved flere lejligheder at det der skulle være grundlaget for udlændingepolitikken var åbne grænser og lukkede kasser når jeg spørger ind til det her

det selvfølgelig fordi det interesserer os som parti når landets udenrigsminister og sådan set også landets finansminister antyder en anden udenrigspolitisk og en anden udlændingepolitisk dagsorden end den jeg håbede vi kunne være enige

jeg synes det er meget tilfredsstillende at statsministeren har taget initiativ til

den tyrkiske premierminister men det jeg også synes hele den her diskussion

tænker jeg på at der der jo er en

blande sig i hvad der sker i tyrkiet snarere end at være borgere i det land de nu engang bor i jeg tror at tyskland

lidt uofficiel vel er den fjerdestørste valgkreds for tyrkiet

tyrkiske politikere skal til vores lande for at argumentere for

skal stemme til valg i tyrkiet

er at der er et sted hvor man i dansk lovgivning har

jeg håber at kunne få statsministeren med på at der er tale om

og at vi måske i fællesskab kunne få

og det er at man for kort tid siden tillod

tjene to lande på en og samme tid jeg synes jo at indvandrere

må vælge de må vælge danmark til eller

vælger de for eksempel også det danske demokrati til og så

demokratiske rettigheder og kan stille op til valg

bliver dansk statsborger skal man altså ikke rende rundt og stemme til tyrkiske valg

synes jeg er en absurditet ligesom det vil være hvis folk fra andre lande synes at det er

de i højere grad skal skal udøve deres demokratiske

jo i to tusind og femten kort tid før sidste valg reglerne blev ændret blandt andet fordi venstre skiftede holdning i forhold til

vi skal tilbage til det oprindelige standpunkt som som venstre havde

på på fremmed jord og at man ikke

jeg tror bare man må sige at at de her ting

den verden vi vi lever i nu er der for eksempel præsidentvalg i frankrig og den fjerdestørste franske by der går til præsidentvalg i frankrig

ønske om at danskere

rejser ud og får statsborgerskab i et andet land kan bevare

de befolkningsgrupper der er for eksempel i danmark

relativt

sige noget om det hensigtsmæssige i timingen af et premierministerbesøg nu

at vi ikke ønsker politikerbesøg i den her

kritiske periode det er et

forsøg på at håndtere en situation men det er jo ikke sådan at at problemstillingen ville gå væk hvis vi bare forbød dobbelt

borger i det nye land man er kommet til så skærer man altså også nogle bånd

man ikke har en fortid og kan have følelser

ordfører sagde tilbage i to tusind og elleve hvor vi jo havde fælles standpunkt i

at en person gennem dobbelt statsborgerskab har stemmeret og valgbarhed i flere lande

jo mening at tyrkiske politikere skal komme til danmark og og

valgkamp her og så får vi de konflikter som er i tyrkiet tyrkiet

fald gerne vil prøve at overbevise venstre om at man skal

den her sag op til fornyet overvejelse på baggrund af det vi ser

og det forhold at der i øvrigt vandres

og det er bare for at angribe analysen lidt så

jo være sådan at de udfordringer vi altså aktuelt har med at der er et tyrkisk miljø i danmark

ville også være der selv om vi ikke om dobbelt statsborgerskab

måske være nogle som ikke længere

udfylde den funktion i tyrkiet men problemstillingen ville være der her i danmark og

stillingtagen til dobbelt statsborgerskab er drevet af noget andet og hvis det

der kunne få alle de andre problemer til at gå væk så ville jeg måske være parat til at revurdere vores position

fra to tusind og femten men det tror jeg

så meget ekstra at man er parat til med hud og hår

nær sagt at tage det danske samfund og være en del af det

ikke for tyrkiet så kæmper man for danmark hvis man har valgt at være dansk statsborger så vi ønsker

selvfølgelig at få strammet kriterierne for hvem der der får dansk statsborgerskab og som minimum

måde viser at de er danskere før de er noget som helst andet

kendskab til det men man har tilvalgt danmark aktivt og så skal man ikke føre valgkamp i tyrkiet eller stemme til tyrkiske valg

erdogan eller hans premierminister skal til danmark og og føre valgkamp

er glad for at statsministeren er opmærksom på

til diskussionen om dobbelt statsborgerskab som vi i dansk

en diskussion jeg altid er åben over for

skal selvfølgelig have en betydning og man skal mene det når man vælger danmark

der er jo to grunde til at vi har ønsket reglen om dobbelt statsborgerskab den ene er

det andet er det forhold at det er det er meget meget svært at tage statsborgerskab fra folk

være nogle mennesker som har valgt at opretholde deres oprindelige statsborgerskab

i mine egen samlede overvejelser om hvorvidt

med dobbelt statsborgerskab er en god idé og og det viser vel bare at alle de her sager

nuancer og det der ser ud til at være meget enkelt måske ikke er det hvis man hvis man kigger lidt lidt dybere på det jeg tror man helt stilfærdigt må sige at helt uagtet om herre kristian thulesen dahl eller jeg jeg får ret i den her sag altså om hvad vi mener i danmark så vil de udfordringer vi står med i den tyrkiske valgkamp være

en interessant og på mange måder håbefuld

danmark har den grønneste regering i nyere tid som har taget nogle af de største grønne fremskridt det er et

og fem og tredive man har fjernet støtten

man har afskaffet pso afgiften

en lang række beslutninger som gør at

venstres egen ordfører på klima

vi har den grønneste regering i nyere tid

fra vedvarende energi halvdelen

syv og tyve procent vi har sat en forpligtende målsætning for danmark som er i omegnen af dobbelt dobbelt så stor som eus

i i efteråret på den ene side

afskaffet psoen

omstilling blandt andet jo altså med kriegers flak mig bekendt vel verdens største havvindmøllefarm og i øvrigt øvrigt med

teknologi og et markedspres der har gjort at vi også er nede på nogle priser der er til at håndtere og den vej ønsker vi at

med nogle bud på hvordan vi laver de samlede prioriteringer her så pengene rækker længst og vi måske også kan bruge

markedsmekanismer til at fremme den grønne omstilling og så vil der jo i kølvandet på det blive nye forhandlinger om hvad der skal ske oven på den energiaftale vi har

vi er fuldstændig på det rene med

den her omstilling jo ikke er gjort med det vi allerede har besluttet men at der skal ske mere efterfølgende hvis vi skal nå de halvtreds procent og at nå halvtreds procent

og tredive er den mest ambitiøse målsætning

og tredive stige det vil sige at der hvor vi har været en frontløbernation

i forhold til elbilmarkedet jeg står her med teksten fra cop21 aftalen hvor regeringen jo har skrevet under på

på vejene her i danmark og rundtom i verden

og tredive men hvis man skal leve op til

skulle vi have firehundrede og firstusind elbiler så vi mangler rent faktisk trehundrede og femogfyrretusind elbiler hvis man skulle leve op til den aftale man selv

sætter sig ned på hænderne hvordan ser verden så ud i

ikke vores ambition vores ambition er jo ikke

er det sidste gang man hører fra os om en eneste anlægskrone der har noget med grøn energi at gøre vores ambition er jo

på et tidspunkt når det passer ind i forhold til at vi skal kunne

det er jo en energiaftale der skal have et indhold der gør at den målsætning vi har der hedder at vi skal nå halvtreds procent i to tusind og tredive bliver nået

er næsten dobbelt så høj som den man har i eu

da dejligt at høre at regeringen har ambitioner og

det respekterer jeg jeg respekterer at

regeringen har ambitioner men det vi efterlyser er

stiller de her spørgsmål er at der er en lang række aftaler der udløber den første der udløber

og atten i forhold til støtte til

jeg stiller de her spørgsmål det sidste spørgsmål og nu jeg se om jeg kan nå at få det formuleret

statsborgerskab men mere

den undertrykkelse der foregår i tyrkiet den eneste der har ytringsfrihed er jo erdogan nu kan vi så så læse i aviserne at han har tænkt sig

valgmøder rundtomkring i i europa og alternativets medlemmer

det krav eller ønske fra erdogan at han kan gennemføre

bare sige ganske kort om det der med el

er den relevante at styre efter

og der skal man bare vide

det ene mål kan forstyrre det andet altså vi glædede

er at vi har så høj en energieffektivitet og vi har så grøn en energi men nu kommer de og bruger rigtig meget af det

og derfor styrer vi efter det relevante nemlig en ve målsætning på halvtreds

så varmer det også mit hjerte for nu at blive i den positive ånd at det

leder i virkeligheden

kunne føre til at der også her i folketinget kunne blive anledning til at vi så begyndte

regeringens analyse af hvad de er

det som statsministeren ridsede op som

de store ting der skal være på folketingets dagsorden her i i de kommende måneder derfor vil jeg måske bare lidt åbent her lægge op til at sige at

selv om statsministeren mener at vores civilisation er truet må jeg forstå

at vi skal være vindere i globaliseringen og

hul på på nogle af de lidt større ting altså det der gør at vi kan investere i fremtiden i stedet for at alle gymnasierne skærer ned og man indfører uddannelseslofter

investerer vi i børns opvækst og uddannelse det kræver råderum

sænke boligskatterne eller hvad man nu ellers fremlægger forslag om

inden grundlovsdag som peger i retning af det som regeringen selv siger er den vigtigste prioritet nemlig at forberede danmark på fremtiden hvad de tre vigtigste aftaler vi skal smøge ærmerne op

statsminister så vi ved hvad der venter os nu hvor stemningen er fantastisk i regeringen

så de også tør disponere økonomisk og så vi i øvrigt også ved

for nogle udfordringer vi har råderumsmæssigt det er en ting vi skal

vi skal gribe fremtidens muligheder og gå forlæns ind

er det da i hvert fald en ting der skal gøres signifikant altså markant bedre så skal vi i gang med arbejdsmarkedets parter i et trepartsforløb og det kan godt være at det på et tidspunkt også lander på christiansborg men

arbejdsmarkedets parter for at få set på hele vores

veu indsats og sikre at man kan få

fastholdt og udbygget de kompetencer man har ude på arbejdsmarkedet så man kan blive der livslangt

samspil med dygtige iværksættere og entreprenører i det iværksætterpanel som sammensættes om ganske kort tid tage de bedst tænkelige forslag der fremmer netop iværksætteri og entreprenørskab

det vil være et tema i forbindelse med finansloven

til efteråret at få skabt de rammevilkår der gør at de små vokser sig store

komme komme i gang så skal vi

og fem og tyve plan og det har vi når vi har fået lavet en boligbeskatningsaftale

jo tilbage til den drøftelse jeg også lagde op til i efteråret der handler om

får nogle flere seniorer til at blive lidt længere på arbejdsmarkedet så vi får skabt bedre balance i vores samfund og får frigjort

en sag som jeg også vil have konkluderet inden vi

skal på sommerferie det bliver nok flere end tre ting og jeg kunne også godt nævne

de andre formål medmindre man mener at det er med en lav boligbeskatning

statsministeren nævnte selv i sin indledning

udflytning af statslige arbejdspladser men det er jo sådan at de massive besparelser på især ungdomsuddannelser men også på de videregående uddannelser gør

de dele af danmark som var betænkt jo netto ender med færre statslige ansatte fordi der er afskediget så mange på vores gymnasier på vores hf

ungdommens uddannelsesvejledning og den slags ting så kræver det nok at vi allerede fra barnsben har

en øget indsats i vores daginstitutioner og vi ved godt at det koster penge derfor bliver det jo lidt bagvendt hvis statsministeren først vil gøre alle de øvelser der koster penge uanset er boligbeskatningen som skal løses eller det er de udsatte unge for så skubber vi

der kunne gøre at det var muligt at undgå de mange

vi holder sommerferie så det kan implementeres efterfølgende regeringen kommer her i foråret med et konkret forslag til hvordan vi bringer en halv milliard

målrettet de skoler der har de fagligt svagest funderede børn hvad enten de nu ligesom har dem eller ikke bare har sørget for at flytte dem altså de skoler der klarer sig dårligst

anerkender ikke det synspunkt at det ikke skulle være muligt med den samfundsøkonomi vi har til rådighed og

for eksempel at drive en folkeskole der er i stand til

læse og skrive og regne på et niveau der gør at man kan få en erhvervsuddannelse det accepterer

det er baggrunden for at vi er kommet med et helt konkret forslag hvor de hundrede skoler der er

råderummet i en grad så både daginstitutioner og

mange steder kunne man sagtens bruge ressourcerne

ikke misforstå det sådan at det der mangler er en økonomisk gulerod for dem der er på de udsatte skoler

slider og slæber for at gøre en forskel for de her unge og de skaber små og store mirakler hver eneste dag men det der måske er brug for

daginstitutionerne med en helt anden vilje til at prioritere end

på skolerne i fællesskab er at skabe grundlag for at det ikke

den tidligere regering at den var nødt til at tage de

et spørgsmål om penge at der ikke bliver leveret godt nok i folkeskolen okay jamen så er der bare en undskyldning mere man kan tage væk jeg kan bare få øje på at på trods af alle

på tværs af alle partier på tværs af skiftende regeringer så har vi i dag en situation

hvor tyve pct syv år efter

svendebrev eller en studentereksamen og det er ikke godt nok og det skal gøres bedre

ny skolereform den skal vi stå vagt om og vi tror

ikke pengene i sig selv men det fokus det kan skabe

bruge nye didaktiske værktøjer nye måder at organisere sig på fordi der er en pulje med frie midler vil kunne flytte noget og ikke bare flytte noget på hundrede skoler men også flytte noget på flere fordi det vil inspirere

tankevækkende og det jeg stod tilbage med ud over at opleve både de engagerede

de bruger ufattelig meget tid på dokumentation på kontrolkrav

er med til at forbedre dagligdagen for børnene

været ude med et forslag om at det er på tide vi gør tingene

alt skal dokumenteres og at alt skal kontrolleres

jeg udvise langt større tillid til de tusindvis af offentligt ansatte som hver dag arbejder hårdt for

arbejde og samtidig nå at dokumentere at de faktisk passer deres arbejde

derfor at vi lukker moderniseringsstyrelsen dropper new public management

af de moderne virksomheder som vi omgiver os med

for længst har lagt den styringsform på hylden

nye og mere enkle pejlemærker for den offentlige sektor

styrelse som skal arbejde for afbureaukratisering og godt arbejde

andet papirarbejde og i stedet giver de offentligt ansatte friheden til at have fokus på borgerne

jeg tager det gerne ned dog ikke forslaget om at lukke moderniseringsstyrelsen

de udbetaler løn til folk der sidder her gør de ikke det

det er jo årsagen til at jeg har udnævnt en ekstra minister i finansministeriet nemlig innovationsministeren

for et reformprogram der rækker helt ind

det handler blandt andet om regelforenkling det handler om at flytte sig fra

samme antagelse tror jeg nemlig at hvis man bryder op og ændrer

der er nogle af de opgaver der ligger i digitaliseringsstyrelsen med afbureaukratisering som det ville være oplagt at lægge i en ny styrelse

nogle af de personalestyringsopgaver som der fortsat skal være og som ligger i moderniseringsstyrelsen nu

og siger at okay kan vi tænke på en ny måde

for hvordan vi skal lede den offentlige sektor

som netop handler om det gode arbejde færre sygedage

kunne statsministeren så forestille sig at lave en afskaffelse af hver tiende regel ligesom vi har gjort i det private

en minister i finansministeriet

komme i dybden med de her aspekter af den

som det tit kan knibe med ikke af ond vilje men fordi der skal indgås politiske aftaler økonomiaftaler

set kan se hvad det her handler om nemlig at der

i den bedste mening vedtager nogle ting sætter nogle penge af og så til de virker ude i i den virkelige virkelighed

velmente ambitioner ud i i den virkelige virkelighed i en kombination af at have klare mål have de rigtige ressourcer have de rigtige faglige kompetencer have de rigtige frihedsgrader

underprioriteret område det er et underprioriteret område

gerne give et tilsagn om at det vil vi gerne prioritere det er baggrunden for den nye minister og det er baggrunden for at vi inden ret længe offentliggør et reformprogram i fire spor

at vi siger at der ikke skal være nogen styring af den offentlige sektor

den kvalitetsforbedring i dagligdagen i sidste

eller at pædagogen skal sidde og lave sprogtest måske på et område hvor der ikke er brug for at sprogteste

selv om ministeren er så venlig at love et reformprogram med fire spor til det her spørgsmål om

for en regel afskaffer vi

partikollega det var fru pia olsen dyhrs tidligere partikollega

da ministeren sagde kommunens sagde man nej nej det var ministerens ansvar hvis man dykker ned i tallene tror jeg

det var en institution med et uhyre lavt sygefravær altså med et uhyre lavt grænsende

som jeg lige har sporet mig ind på debatten her de sidste uger

om man nu brugte en skabelon på nogle arbejdspladsvurderinger eller andet men sådan er

jo sådan med regler at nogle har opfundet dem og når de skal afskaffes igen

kommer man i problemer men med det lille forbehold

titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

fra den tyvende marts to tusind og sytten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke fire medens martin lidegaard

søgt om orlov fra den attende april to tusind og sytten jævnfør forretningsordenens § en og fyrre stykke fjerde hvis ingen gør indsigelse vil jeg betragte det som vedtaget at der meddeles orlov som ansøgt

i anledning af hans andersens orlov jeg har endvidere modtaget indstilling om at anden stedfortræder for radikale venstre i nordsjællands storkreds kristian hegaard godkendes som midlertidigt medlem af folketinget fra og med den attende april to tusind og sytten i anledning af martin lidegaards orlov det bemærkes at første stedfortræder har meddelt at hun ikke ønsker at indtræde under denne orlov er der nogen der ønsker ordet

der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer v halvtreds af jens henrik thulesen dahl mette reissmann

henrik dahl sofie carsten nielsen jacob mark

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en og halvtreds af finn sørensen

på talerstolen dette lovforslag som vi behandler i dag giver netop de her mennesker

som er langtidsledige og står længst væk fra arbejdsmarkedet en ekstra gulerod hvis de kommer i arbejde

har derfor ingen grund til at stemme imod det her forslag

man spørge sig selv virker et forslag som dette over for de langtidsledige det tror vi på men det er ikke bevist og derfor hilser jeg selvfølgelig også velkommen at der i forslaget er en evalueringsdel

vi kan bruge med god virkning en anden gang men når det kommer til finansieringen

igen der stiller mig selv nogle spørgsmål

hvad kommer det her til at betyde for byerne for de mindre byer og vil dette forslag endnu en gang trække danmark endnu skævere

vil kunne blive berørt af reduktionen i byfornyelsesrammen idet der bliver færre midler til fordeling blandt kommunerne i to tusind og atten og to tusind og nitten som følge af finansieringen af jobpræmieordningen

og at der vil være færre midler til byfornyelse breve

også at man bruger disse puljer mere og mere i byerne og er med til at lave kønnere byer nye cykelstier rive gamle faldefærdige bygninger ned og i det hele taget lave et meget pænere byrum man besluttede endda i to tusind og seksten at fokusere mindre på de større byer

pulje og de muligheder der nu bliver beskåret

med blandt andet at renovere boliger

det er som altid som vi oplever hver dag en prioritering en prioritering vi ikke har været med til at tage fordi vi som sagt ikke har været med til at forhandle det her

i dag men vi vil have lov til her

lavede en aftale med enhedslisten

men der var så et folketingsvalg der overhalede os og

ikke igennem det er et rigtig godt forslag vi har jo ikke været en del af

om finansieringen i i selve lovforslaget det er

papirer ved siden af jeg vil bare have lov til her at sige at det er et

en finansieringsmulighed vi støtter

derfor havde vi jo selvfølgelig som altid håbet på at vi havde været en del af forhandlingerne så vi kunne

men vil ikke tage ansvar for

en gratis omgang

før har brugt til at finansiere deres finanslove og jeg synes det

er fornuftigt fordi det her er en midlertidig ordning og så kan man sagtens

ikke helt forstå for vi vi tager netop ansvar vi kunne også

med skydevåben i bagagerummet formålet med

lovforslaget her er at skærpe straffen for våbenbesiddelse og konkret betyder det at den nuværende minimumsstraf

år til to år herudover foreslås en ændring af bemyndigelsen fra justitsministeren til efter forhandling med udenrigsministeren at udstede forbud

våbenlovgivningen mod transport af våben mellem visse andre lande end danmark når der er tale om nærmere bestemte afsenderlande

vi i socialdemokratiet er tilhængere af minimumsstraffe

diskutere her enten besidder man våben eller også gør man ikke

er der en stor risiko for at man vil bruge det og derfor skal straffen også være hård og kontant det bliver den med forslaget her her og derfor skal

for mange og det stiller ganske almindelige mennesker i en

helt uacceptabel situation hvor man bliver bragt i stor fare

dansk folkeparti i forbindelse med finanslovsforhandlingerne havde succes med kravet om en fordobling af minimumsstraffen for ulovlig våbenbesiddelse fra en år til to år det skal medvirke til at

kan de se frem til et længere fængselsophold synes er

det i sin tid var vores forslag kommer vi nødvendigvis også til at stemme for

vi er glade for den aftale vi har lavet og vi støtter selvfølgelig op om

at man har noget at skyde med og derfor

vi ikke bare sætter ind når folk har skudt

sætter ind over for dem der har et våben som de kan skyde med

sige udenforstående selvfølgelig duer det heller ikke

det vel værre når man skyder på udenforstående der er politibetjente der er blevet skudt og der er fængselsbetjente

der er blevet skudt og derfor er det altså vigtigt at vi

et meget klart signal og at vi sørger for at

der har et våben som de ikke har lov til at have

jeg er enig med socialdemokratiets trine bramsen i

er ingen regel uden undtagelse og der kan altid være sager der falder falder lidt uden for rammen

under minimumsstraffen og derfor vil jeg gerne her fra folketingets talerstol og

domstolene læser forarbejderne til

gøre opmærksom på straffelovens § tre og firs om at straffen jo altså kan nedsættes altså at man kan blive straffet med mindre end de to år ja straffen kan endda helt

gerningsmanden eller andre forhold afgørende taler herfor det er vigtigt at

benytter den bestemmelse i straffeloven

den er netop beregnet til at kunne samle op i tilfælde

forarbejderne hvor vi eksempelvis skriver at for

jæger som simpelt hen har glemt at forny

person vil heller ikke ikke falde ind under bestemmelsen det kunne også være en ministerchauffør der har været ude at køre med ministerens jagtriffel i bagagerummet

uden for bestemmelsen og vil altså ikke skulle straffes med minimumsstraffen der kan være tale om at man måske har arvet et våben fra en bedstefar der har været frihedskæmper eller andet og aldrig har skænket det en tanke at det var ulovligt at have det et sådant tilfælde ville også falde udenfor når jeg bruger lidt krudt om jeg så må sige undskyld udtrykket

at gå lidt nærmere ind i de

er det netop for at at tage det høringssvar der er kommet fra dommerforeningen alvorligt og lidt spille bolden tilbage til til dommerstanden og sige at der selvfølgelig stadig væk

vi havde intentioner om at ramme at ramme altså

to års minimumsstraf men alt i alt

ophøre men vi er sikre på at det vil

det er selvfølgelig ikke noget vi som samfund skal

sådan at vi har siddet

sammen omkring forhandlingsbordet ovre hos justitsministeren

mange af de tiltag som er rigtig gode og fornuftige der er tiltag hvor man kigger på hvordan vi kan styrke våbenkontrollen i forhold til de våben der bliver opbevaret i private hjem der bliver kigget nærmere på skydeklubberne og de regler der er

på hvordan vi kan styrke

samarbejdet hvor skat samarbejder med politi og kommuner

at ramme rockere og bander som laver socialt

lang række tiltag som som er fornuftige

minimumsstraffen fra en års fængsel til to års fængsel der er to grundlæggende problemer i det det ene problem

er minimumsstraffe som sådan vi har jo en tredeling af magten vi har den lovgivende det er der vi er lige nu vi har den udøvende det er regeringen og vi har den dømmende magt det er domstolene hvis et parlament i det her tilfælde folketinget går ind og vedtager

går vi direkte ind og blander os i den dømmende magts område det er principielt demokratisk problematisk

jo også problematisk i forhold til de konkrete sager hvor man

uden en minimumsstraf det vil sige sådan som vi plejer

det kan man ikke på samme måde selv om der ligger en lille undtagelsesbestemmelse her det er lidt uklart hvordan den præcis kommer til at blive brugt

når der er tale om minimumsstraffe

at minimumsstraffe principielt er problematiske den anden ting er hvor er dokumentationen for at det her vil have en præventiv effekt der er så mange forslag i det her folketing bare siden jeg blev retsordfører efter sommerferien i to tusind og seksten hvor det er straf med straf på hvor det bare handler om mere straf uden at der er nogen som helst dokumentation for at det vil føre til mindre kriminalitet vi mangler simpelt hen den grundlæggende dokumentation for at der er noget som helst land i den her verden der har kunnet straffe sig til mindre kriminalitet altså at højere straffe fører til mindre kriminalitet og på den måde er det

retspolitisk diskussion vi fører her i folketinget for

der er i hvert fald et område

foregår en politisk diskussion som er fuldstændig løsrevet fra hvad der er den etablerede viden på området hvad der er forskningen på området og hvad der

erfaringer for hvordan vi straffer

jo ikke et mål i sig selv at have høje straffe vi straffer jo for

i den måde vi bør indrette vores straffesystem på så den del af forslaget kan enhedslisten ikke støtte så er der den anden del af forslaget som handler om ændring af det gældende forbud i medfør af våbenlovgivningen mod transport af våben med videre mellem visse andre lande end danmark det lugter jo af at være en skærpelse og det er vi

men det kan være at justitsministeren også kan komme nærmere ind på det

når justitsministeren indtager talerstolen her lige om lidt ellers vil vi i hvert fald

på gaderne i de sidste par år af besættelsen

et forsøg en til en kan man sige det var ikke det der var intentionen men det var et forsøg en til en

det at have et politi det at have fængsler det at have straffe har en eller anden betydning

års fængsel tror enhedslistens ordfører så der ville være færre der kørte uden billet flere

mindre kriminalitet hvis herre jan e jørgensen kan oplyse mig om at der findes

herre jan e jørgensen meget velkommen til at maile det til mig eller på anden måde redegøre for over for mig at det skulle være tilfældet jeg savner bare den dokumentation vi er ikke bange for at diskutere højere straffe i enhedslisten vi har bare det grundlæggende udgangspunkt

at det vil have en præventiv effekt det ved vi det har på nogle områder hvis vi snakker

grov økonomisk kriminalitet som jo er kriminalitet som er

men jeg savner bare den dokumentation lige præcis på det her

er nøje planlagt og veltilrettelagt

det handler om at visse partier ønsker at overgå hinanden i at sige hårdere straffe hårdere straffe hårdere straffe uden at der er nogen som helst dokumenteret effekt for at det vil føre til mindre

jeg synes egentlig at det burde være et rimelig fornuftigt synspunkt og det har det jo også været i de retspolitiske debatter i det her folketing

tidligere at man i højere grad inddrager hvad effekten er af de ting man laver eller hvad forskningen siger eller hvad erfaringen siger om de tiltag man vil gennemføre men det er blevet mere og mere ligegyldigt for nu handler det bare om at sige

og så pyt med om det fører os derhen hvor vi gerne vil

folk sidde længere i fængslerne og i øvrigt som justitsministeren gerne vil have det skal være rigtig hårdt og vi skal behandle folk nærmest som dyr i fængslerne

mindre kriminalitet så får vi mere kriminalitet jeg kunne

bare tænke mig den saglighed i den

ud fra vores vurdering af retsfølelsen og retsfølelsen er jo også

blevet skærpet det står vi også ved så det er jo ikke fordi vi vil have evidens i i

enhver sag det kan man jo se det har vi jo ikke krævet men jeg tror også at

spørgeren vil være enig med mig i at det er noget vi lægger meget vægt på i den retspolitiske debat og jeg skal ikke lægge skjul på at

ikke kan gå trygt rundt på gaden

de våben som banderne og rockerne får fingre i et redskab i bestræbelserne herpå vil være at afskrække ikke bare rockere og bandemedlemmerne men også

også hensyn til borgernes retsfølelse som vi lige har været inde på i debatten når man oplever at der bliver slået hårdt ned på denne form for kriminalitet som selvfølgelig har en enorm utryghedsskabende

på den her baggrund støtter liberal alliance forslaget og jeg har lovet at meddele at også de konservative

og stræder i hele landet det er en ambition vi selvfølgelig deler i alternativet men i samme åndedrag må jeg også

og som jo er en del af en længere proces hvor vi har

længere og hårdere straffe i danmark

har vi jo desværre en masse bander og det betyder at en hård håndtering af enkeltpersoner faktisk ikke fjerner problemet med den organiserede kriminalitet alene og slet ikke

når de indsatte løslades efter at have været fastholdt i rollen som kriminel i mange år bag tremmer

vi mener at vi skal udnytte det momentum og sætte endnu mere ind på forebyggelse og resocialisering så kriminalitet på alle niveauer håndteres

ud fra princippet om hvad der virker på lang sigt man går imod en enig forskerstand når man insisterer på at det primært er hårdere og længere straffe som er løsningen på

skal stille op med de personer efter afsoningen har vi andet at tilbyde dem end tilbagekomst til deres tidligere levevej og hvad nu hvis vi faktisk øgede vores

udsatte mennesker stod stærkere over for rockere og banders tilnærmelser både før en mulig kriminel løbebane og efter en potentiel straf justitsministeriets forskningskontor har i en rapport fastslået at tiltag som blandt andet uddannelse og behandling har en positiv indvirkning på risikoen for tilbagefald kort sagt mere forebyggelse mere resocialisering er vejen

vi skal dreje på de håndtag som vi ved virker straf kan have en præventiv effekt

vi åbne over for at revidere strafudmålinger men vi er lidt nysgerrige

ministeren kan præsentere os for noget evidens for at hårdere straffe for våbenbesiddelse

så folk lige tænker sig om en ekstra gang inden de

tilfredsstiller en retsfølelse men i alternativet ønsker vi at handle ud fra retsfornuft der faktisk giver et tryggere samfund på lang sigt kan dette forslag medvirke til færre våben

vi åbne over for at sige ja til det men vi har behov for at se noget evidens fra fra ministerens side vi ønsker at problemerne med ulovlig våbenbesiddelse

håndteres på den klogeste og bedste måde der ikke bare fjerner folk fra gaden men faktisk får våben og motivationen for at bære og skyde med ulovlige våben væk fra gaden

på det tidspunkt foreslog vi også en bandepakke og skærpelser af straffen for ulovlig våbenbesiddelse før det var der også en bandekrig som jo i første omgang banede vejen for indførelse af minimumsstraf

kæmper imod

når vi ser tilbage er sket med et par års mellemrum

mellemtiden og de strafskærpelser

på dem at vi hæver minimumsstraffen

straffens betydning er overvurderet

men alligevel vælger at gøre det tror man så lige at det med at hæve

til to år er det der gør forskellen

derfor er vi slet ikke overbevist om at det her er det der skal til for at vi en gang for alle kan stoppe de her bandekrige som vi nu har set med et par års mellemrum i de sidste

bygger på forebyggelse og resocialisering vi tror mere på at det er vejen at gå hvis målet er at skabe

når han siger at det vi har set fra regeringen det sidste års tid har været strafskærpelse

at man bruger al sin energi på at gå i den forkerte retning

imod en drøftelse af at hæve straffen for ulovlig våbenbesiddelse

vi imod minimumsstraffe vi er før gået med fordi vi har

men vi er ikke begejstret for minimumsstraffe det var

med ham som justitsminister

blive indført minimumsstraffe

liberal justitsminister eller en konservativ justitsminister ros

ønske at det var en liberal justitsminister

at lovgiverne går ind og blander sig i den konkrete strafudmåling

og dommerforeningens ord for er en

grundloven men det er i strid med tanken ideen princippet om magtens

er jo ikke nogen kære mor der

for dem og give dem nogen som helst form for rabat

hvor sådan en minimumsstraf bare virker helt skæv

derfor at knivloven i sin tid blev ændret fordi der opstod den type minimumssager

opstår det efter at det her bliver vedtaget og så kan det være at der bliver ændret på det

fald imod af principielle årsager fordi vi synes at det er en en sammenblanding af de tre magter

problemer i konkrete sager

så vidt så godt men der er jo altså alle de her tilfælde hvor et forhold ikke bliver betragtet som særlig skærpende det er jo kun i de særlig skærpende situationer at minimumsstraffen

at se med lidt mildere øjne på

en læsevejledning i hvordan lovgiverne havde tænkt sig at den her lov skulle overholdes

dommerne eller retsvæsenet

uden kendskab til den konkrete sag med de mange nuancer der kan være der skal fælde dom det tror jeg på at domstolene er i stand til men selvfølgelig efter kyndig vejledning fra os

alle muligheder for at lave bemærkninger som dommerforeningen i øvrigt også

så det er jo op til dommeren at vurdere om der er særlig skærpende

er noget forfærdeligt noget det tror jeg vi alle sammen gør fra højre til venstre det er der ikke politisk forskel på

den bandepakke der så poetisk hedder bander bag tremmer jeg

justitsministeren har et oprigtigt ønske om at sikre mere

hjemmene derude blandt borgerne men

vi skærpe straffen og derfor bliver der mere tryghed som nogle af mine kollegaer også har været inde på er det den

vi er ved at forhandle i den her tid

som helst sammenhæng mellem de strafskærpelser der kommer og den tryghed

har andre tiltag synes jeg det bliver

at have det som det eneste at man vil hæve straffen

våbenstrategi altså en strategi for hvordan vi håndterer situationen med de stigende antal våben der er i danmark

mine kolleger fra partiet venstre jo spurgt ind til

være kritisk over for brugen af minimumsstraffe

så minimerer man jo i endnu højere grad det råderum som dommerne skal have

en individuel straf

imod straf men vores retspolitik går på

både strafelementet som skal sikre at ofrene også har en følelse af retfærdighed

at vi undgår selvtægt det skal vi også diskutere

det tredje er selvfølgelig forebyggelse

færre skyderier det går i bølger og lige nu har vi set en bølge der er fuldstændig uacceptabel

sige at vi ikke kan støtte det her forslag men jeg synes det er problematisk at det står alene og at der nærmest er en slags løfte til borgerne om at hvis vi hæver minimumsstraffen med en år

færre skyderier og kriminalitet

når der er så mange forskellige organisationer dommerforeningen

og andre som i deres høringssvar siger

altså ude på en glidebane når i igen og igen

på forhånd men jeg synes ikke det kan stå alene og har også brug for processen

af meget voldelige konflikter i rocker bande miljøet mere end en tredobling

antallet af rocker bande relaterede skudepisoder i det offentlige rum fra to tusind og femten til to tusind og seksten har gentagne gange bragt lovlydige borgeres liv og helbred i fare vi skal ikke acceptere at rockere og bander med rå og hensynsløs kriminalitet skaber utryghed i gaderne danskerne skal kunne færdes på gaden uden frygt for blive fanget

skyderier derfor har det fra begyndelsen af min tid som justitsminister været en topprioritet at få skydevåben væk fra vores gader vi skal sikre at der er en hård og mærkbar konsekvens ved ulovlig besiddelse af skydevåben helt konkret lægger regeringen med dette lovforslag op til at fordoble minimumsstraffen fra en til to års fængsel for ulovlig besiddelse af skydevåben og eksplosivstoffer under særligt skærpende omstændigheder det forudsættes i den forbindelse at strafniveauet for sådanne overtrædelser forhøjes med omkring en års fængsel

straf der hidtil har været fastsat af domstolene det indebærer eksempelvis at straffen for besiddelse af en pistol med ammunition i det offentlige rum som i dag straffes med fængsel i en år og seks måneder fremover skal straffes med fængsel i to år og seks måneder der lægges altså op til en væsentlig skærpelse i de her sager så de personer der bliver taget med et skydevåben får en længere ubetinget frihedsstraf herudover foreslås det at strafferammen hæves fra seks års fængsel til otte års fængsel for at sikre at der fortsat vil være et væsentligt råderum for strafudmålingen

ikke på anvendelsesområdet

heller ikke på hvilke tilfælde der er omfattet af minimumsstraffen det betyder at der fortsat skal være tale om besiddelse af et ulovligt skydevåben og besiddelsen skal

den første betingelse om ulovlig besiddelse

er bekendt med at det kræver tilladelse at besidde et skydevåben det vil der normalt ikke opstå tvivl

er som sagt at den ulovlige besiddelse sker under særligt skærpende

hvis besiddelsen ikke sker under særligt skærpende omstændigheder vil der kunne være tale om en overtrædelse af våbenloven det vil netop være tilfældet med for eksempel jægere eller våbensamlere uden kriminel baggrund i øvrigt

våbentilladelsen eller jagttegnet inden for de relevante frister

med en sådan overtrædelse ikke være tale om ulovlig besiddelse under særligt skærpende omstændigheder overtrædelsen vil altså ikke være omfattet af straffelovens § en hundrede og to og halvfems a som er den bestemmelse vi taler om her det tilsvarende vil gælde

en person uden kriminel baggrund har tilladelse til at besidde et skydevåben for eksempel et jagtgevær men besidder det på et offentlig tilgængeligt sted under undskyldelige omstændigheder der er i strid med tilladelsen det samme gælder for personer uden kriminel baggrund som arver et skydevåben og igennem en årrække i strid med våbenlovgivningen har haft våbnet liggende ubenyttet måske endda glemt på bopælen eller i deres sommerhus den nugældende bestemmelse indeholder med andre ord allerede en fornuftig afgrænsning der gør at den almindelige borger ikke pludselig og uforvarende rammes af urimeligt hårde straffe lovforslaget lægger derfor heller ikke op til at ændre på bestemmelsens anvendelsesområde så det er den rene straflængde vi diskuterer her

fastsætte forbud mod transport af våben mellem andre lande end danmark når der er tale om nærmere bestemte afsenderlande i to tusind og fire blev der indsat en bestemmelse i våbenloven så der kunne fastsættes forbud mod transport af våben mellem andre lande end danmark når der er tale om nærmere bestemte modtagerlande

våbenembargo at man skal undgå at der kommer våben til et bestemt land men vi kan se at det internationale sanktionsregime i enkelte tilfælde også forbyder transport af våben fra det embargoramte land med det her forslag tager vi højde for udviklingen på området for at sikre at danmark også fremadrettet kan efterleve

internationale forpligtelser med de bemærkninger skal jeg

indlæggene og ser frem til den videre behandling her i folketinget og jeg står selvfølgelig til rådighed for besvarelse af de spørgsmål der måtte

af det som er fuldstændig uacceptabel men er ministeren ikke enig i

har set strengere straffe

der ikke sket en tilsvarende udvikling i at vi bare år for år kan se at der er færre skydevåben og færre

altså mener ministeren at

fredelige og rolige gader alene ved at hæve

var det jo rockerne der sloges mod hinanden siden dengang har vi fået et hav

man skal se det i den sammenhæng de bandegrupperinger udvikler sig hele tiden man

altså at der opstår en ny bandekrig

er begyndt at arbejde lidt mindre med resocialisering det håber jeg ikke

ministeren så en idé til om man skal hæve minimumsstraffen endnu en gang

det viser sig at det her altså ikke var det

skulle til for endegyldigt at

har skudt i gaderne

bandegrupperinger som vi er nødt til at sætte ind over for jeg påstår jo ikke at det her løser alt

en smuk blomst i den dejlige buket vi nu er ved at binde

en rocker bande pakke hvor vi tager hårdt fat hele vejen rundt jeg anerkender fuldt og helt at det her

ikke alene men jeg har det jo sådan

bliver mere rå og derfor handler det hele tiden om at vi også har et modsvar

at få nogle bedre mennesker ud af fængslerne det er en anden diskussion så handler det også om at de skal ind at sidde i tilpas lang tid til at de bliver holdt væk fra gaderne de skal vide

til fru lisbeth bech poulsen at de kriminelle

vi har jo langt flere bandegrupperinger i dag end vi havde sidst vi lavede en en rocker bande pakke fordi tingene udvikler sig og så siger jeg nu strammer vi skruen nu hæver vi minimumsstraffen her

set ikke at det bare skal handle om minimumsstraffe på alle områder der

og så kommer der jo en større bandepakke som selvfølgelig tager mere fat men

hvis vi skal modgå de kriminelle og hvis vi skal prøve at give borgerne tryghed så kræver det altså også at der

på de svar der ligesom var til fru lisbeth bech poulsen at det også

de så laver ballade når de kommer ud efter otte år altså mener ministeren virkelig at er en argumentation der kan bruges

meget meget ærlig når jeg siger at når de er låst inde

gør de ingen skade det er den ene del af det men jeg tror også

kan koste en to tre fire fem år

tænke over det og hvis de ikke tænker over

det handler om den her resocialisering både hvis man har begået kriminalitet men også før

det så ikke en værktøjskasse ministeren kunne gøre lidt mere brug af i stedet for konsekvent og hele tiden som jeg egentlig har hørt ministeren sige siden han tiltrådte at hårdere straffe

med på men det handler også om retfærdighed og retsfølelse og når jeg i dag er ude at reagere på det her med at man kan varetægtsfængsles i hjemmet

fordi jeg var ved at besvime da jeg fandt ud af at det kunne man det

en truck kørt ind med iltapparater for at jeg

det foregår i vores land det er jo fuldstændig at håne

at man siger at du kan blive varetægtsfængslet i dit hjem

justitsministeren kan nå at gøre sig klar til sin næste sag

er nemlig sådan at når forhandlingen er åbnet og det er den nu

frustrerende hvis politiet ikke modtager og anvender de overvågningsbilleder eller videoer som borgerne er i besiddelse af i efterforskningen og opklaringen af lovovertrædelser når man som borger henvender sig til politiet med fotos videomateriale og andre relevante oplysninger til efterforskningen af kriminalitet

skal man naturligvis tages seriøst derfor mener jeg også at det er en god idé med en digital løsning som sikrer at private og virksomheder let og enkelt kan aflevere overvågningsmateriale til politiet vi arbejder derfor på at der bliver etableret en løsning så politiet bedre kan bruge overvågningsmateriale fra private og virksomheder i deres eftersøgning og efterforskning det er et vigtigt initiativ for den teknologiske udvikling betyder at flere og flere i dag hurtigt og nemt kan dokumentere forbrydelser

man derfor kan ligge inde med for eksempel fotos og videomateriale der kan have betydning for politiets arbejde samtidig er vi også ved at se på hvilke muligheder for eksempel butikker har for at dele oplysninger om tyverier

kriminalitetsformer med hinanden og endelig er der igangsat en generel kortlægning som skal afdække problemer i forbindelse med borgernes kontakt med politiet og hvilke initiativer der skal tages for at forbedre kontakten i kortlægningen er politiets indhentning og brug af fotos og videomateriale fra private og virksomheder et selvstændigt spor vi vil således gøre hvad vi kan

og skal være en politimæssig opgave at vurdere hvordan optagelser skal benyttes i efterforskningen ligesom det er en politimæssig opgave at offentliggøre signalement eller andre oplysninger der skal føre frem til en gerningsmand herudover er det meget indgribende at blive hængt ud som lovovertræder i offentligheden for eksempel på sociale medier eller andre steder på nettet især når man tager i betragtning hvor svært det er at slette oplysninger fra internettet eller fra den kollektive erindring i mange tilfælde vil en offentliggørelse derfor ikke stå mål med den begåede lovovertrædelse

det bør være fremadrettet uagtet at regeringen således kan støtte nogle af ideerne

kan regeringen ikke støtte forslaget i sin

laves for der skal etableres en eller anden løsning

nemmere kan henvende sig til politiet med de her billeder

en udfordring men i forhold de borgere jeg har talt med og de mange sager der har været på det her område er det jo ikke

billeder der er taget

det andet spor for det det er et spor i den kortlægning

de sociale medier eller andre steder

nogle af de sager der har været fremme gennem det seneste halvandet år

hvor ellers fuldstændig lovlydige mennesker der har været udsat for en forbrydelse lægger det

på internettet i god tro er det rimeligt

som har været skitseret i medierne og hvis det er urimeligt hvad vil ministeren så gøre ved

for dem der gør det for jeg synes det er vigtigt at holde fast i at det ikke kan nytte noget at vi alle sammen går rundt og gør os selv til politi eller dommere over hvad der kan blive

lagt ud det er altså politiets opgave men jeg synes bestemt det er relevant at kigge på om bødeniveauet

er vores holdning til offentliggørelse af billeder og videoer meget klar i et retssamfund må det være politiet og alene politiet der beslutter om billeder af mistænkte skal offentliggøres vi må ikke gå på kompromis med noget af det mest grundlæggende i vores samfundsopbygning nemlig at vi har

og vores sanktionsbeføjelser til domstolene derfor må det aldrig blive op til borgerne selv at træffe beslutning om offentliggørelse af mistænkte heller ikke på de sociale medier det går simpelt hen ikke at borgere gør sig selv til dommer over hvem der skal efterlyses eller ej

men der er altså også mange gråzonesager hvor det ikke er klart hvad forseelsen handler om

helt uskyldige i risikerer at blive hængt ud på grund af misforståelser

men det er ikke det samme som at vi ikke kan forbedre politiets systemer

at politiet skal blive bedre og mere effektive når det gælder om at anvende borgernes billeder

slettet når politiet sletter

kun må deles fra politiets side

er blandt andet den del der handler om hvornår politiet skal offentliggøre

billederne det tror vi

overlade til politiet og af forslaget kan det tolkes således at politiet kun i særlige tilfælde ikke skal offentliggøre billeder

så de særlige tilfælde hvor politiet ikke skal offentliggøre billeder er det når de alligevel kender gerningspersonen på billedet og derfor kan køre ud og hente ham eller hende er det når politiet

skønner at at det vil være fatalt hvis gerningsmanden bliver stemplet som kriminel for livet er det når der er tale om et familieopgør eller

en mindreårig hvornår

tale om de her enkelttilfælde hvor offentliggørelse vil kunne fraviges det fremgår ikke af

finde hinanden på den sidste del af forslaget altså så vi fastholder at politiet er dem der

støtter vi gerne forslaget her vi mener faktisk at det er nødvendigt med en ny platform til offentliggørelse af billeder og ikke mindst en effektiv sagsgang

i den forbindelse kunne man eksempelvis

hvor man kan sende billederne til en central politimyndighed der

styrke både den oplevelse borgerne har og rent

er mistænkt for en lovovertrædelse er undergivet offentlig påtale og 2 indgrebet må antages at være af væsentlig betydning for efterforskningen og stykke to afgørelse om forevisning af fotografier træffes af

tingene skal foregå men dermed ikke sagt at vi ikke er åbne over for at se om vi

fotos men altså stadig væk politiet træffer afgørelsen det skal ikke være

frustration som man som offer for en forbrydelse

der ikke rigtig sker så frygtelig meget på trods af at man måske har billeder

et overvågningskameraer af den person som man mener har for eksempel stjålet i ens forretning eller hvad det nu kan være der var også en sag her for nylig det var min søn valdemar på tolv år der kom hjem og sagde far har du set at

og så er der en har lagt et billede af ham på facebook det er så

moren og hun får så en bøde på fem tusind kroner

er jo svært at argumentere imod

altså er politiet der afgør

forbrydere eller mistænkte forbrydere

på den måde skal have deres billede

som sagt jeg kan godt forstå at man kan have lyst til at tage sagen i egen hånd og gøre noget aktivt ikke mindst hvis man

en frustration over manglende reaktion fra politiet og vi skal huske at samfundspagten den pagt vi har indgået

at politiet reagerer fordi hvis politiet ikke reagerer

vi lever altså ikke i det vilde vesten hvor man har de her wanted plakater dead

er en knægt der har snuppet en en ritter sport i meny og der så bliver smidt et billede af ham på facebook

selv om vi jo egentlig godt ville give ham en

at få offentliggjort sit billede på de elektroniske medier så altså

sympati og igen jeg enig med dansk folkeparti sympati er gratis og der kommer man

de teknologiske muligheder hos politiet

ikke så skidt endda og så har debatten her da også

det er der ikke nogen andre partier i folketinget som synes er en god tilgang til problemstillingen heldigvis

lidt anden karakter

det hedder folketinget pålægger regeringen i indeværende folketingsår at tage de nødvendige initiativer til at etablere en ny digital platform hvor overvågningsbilleder indsamlet af borgere der har været udsat for kriminalitet for eksempel indbrud tyveri røveri og butikstyveri kan offentliggøres af politiet og dermed kan deles på hjemmesider og sociale medier såfremt der i samme anledning er indgivet politianmeldelse

til sidst politiet skal dog i enkelte tilfælde

kunne fravige fra offentliggørelse hvis der ligger politifaglige skøn til grund for beslutningen

ligger her forstået på den måde at det trods alt er politiet der skal offentliggøre billederne hvilket jo er den rigtige tilgang der er dog stadig væk nogle

problemer i i den måde det er formuleret på

det er specielt den sidste sætning om at

politiet i særlige tilfælde skal kunne fravige det altså at man i realiteten vil gøre politiet til en form

for gummistempel hvor det jo i dag er sådan at der foretages en politifaglig vurdering af om billeder skal lægges op eller ej og jeg vil sige at den sætning der kommer før

tolkes sådan altså at politiet skal lægge billederne op såfremt der bare også er indgivet en

så sådan som forslaget ligger her kan vi ikke støtte det

vi egentlig gerne vil tage en diskussion af om der er noget vi kan gøre bedre på det her område

til politiet hvis man for eksempel er virksomhedsejer og har en tøjbutik og har fået stjålet en dyr frakke

den måde som er mest optimal i forhold til at sikre en effektiv en hurtig men også en rigtig behandling af

også det som jeg hørte justitsministeren sige i indledningen men der er netop også nogle ting

hvert fald vigtigt at der ikke skal slækkes på på den politifaglige vurdering

vi ikke skal sænke standarden for hvornår man skal offentliggøre et billede men vi vil gerne kigge på netop hvordan man kan gøre det lettere for borgeren at henvende sig

en dialog med politiet at det står klart hvad for nogle krav man skal leve op til når man fremsender materiale til politiet at det kan gøres på en nem måde at vi kigger på hvad det er for nogle processer der er internt i politiet og om det er de rigtige i forhold til at løse opgaven og

det er svært at være imod at man ligesom laver tingene så

effektivt og fornuftigt på den måde som overhovedet muligt

man er uskyldig indtil det modsatte er bevist

man altså ikke dømt der skal også

proportionalitet i det her andre ordførere har

der bliver lagt et billede op af en selv om man har

tyggegummipakken i den lokale kiosk så der er noget om proportionalitet der er også det at politiet

opklare forbrydelser uden at de nødvendigvis lægger et billede op på en digital platform

jo langt fra at det altid er sådan at det er nødvendigt at lægge et billede ud for at opklare en konkret

en form for ny gabestok altså en ny elektronisk

det lader til at der kan være nogle forbedrede muligheder

vi ikke støtte det men men vi vil meget

en dialog med med folketingets partier og høre hvad politiet siger

og få nogle input til hvordan man kunne gøre det her

der nogle ting vi kan gøre bedre og nemmere jamen så så synes jeg da vi skal kigge på det vi skal bare ikke sænke standarderne i forhold til

og så vil vi tage diskussionen ud fra det i vores folketingsgruppe

der

som led i deres efterforskning i liberal alliance mener vi at politiet bedst kan vurdere hvorvidt det er gavnligt for deres efterforskning at benytte disse privatindsamlede billeder og hvorvidt de også bør offentliggøres det er jo i sidste ende politiet der har efterforskningsmonopolet

bør også have friheden til at kunne tage

vi forstår selvfølgelig godt intentionen i forslaget

benytte den hverdagsteknologi folk er i besiddelse af men vi bryder os ikke helt om at man skal offentliggøre billeder af mulige jeg gentager mulige

kan let gå hen og blive en glidebane efter vores opfattelse og offentliggørelsen kommer så ikke til at stå

mål med forbrydelsen det er faktisk den vigtigste begrundelse for at vi ikke kan støtte forslaget men vi ser også en mulighed for at man får sparket synspunktet ind i en eller anden model bare vi til sidst er sikre på at det er en

særlig alvorligt al kriminalitet skal efterforskes og opklares af politiet og det er heldigvis også reglen snarere end undtagelsen vi lever i en retsstat hvor retsstatsprincipperne vejer tungt det indebærer

at politiet står for efterforskning af og bevissikring ved lovovertrædelser har borgerne i visse tilfælde vigtigt og afgørende bevismateriale skal det overdrages til politiet som må vurdere om det skal indgå i efterforskningen det må og skal altid være en

politifaglig vurdering om offentlighedens assistance er ønskelig i forbindelse med en konkret efterforskning af en lovovertrædelse derfor finder vi det ikke ønskeligt at politiet som hovedregel pålægges at offentliggøre overvågningsbilleder vi frygter at

lokalbefolkningen og derefter i retssalen denne form for dobbeltstraf er vi betænkelige

tiltaget stigmatiserer den mistænkte resten

en dum handling engang i ungdomsårene herudover vil vi vi også sikre os at offentliggørelse af overvågningsbilleder ikke medfører at den mistænkes familie

udstilles og udstødes af lokalsamfundet man kunne her indvende at

bare skal afholde sig fra at begå kriminalitet hvilket jeg

er enig i men vi skal altså beskytte dem som ikke har valgt konsekvenserne af andres handlinger vi er fuldstændig forstående over for de butiksejere og andre som ikke føler at der bliver handlet på deres anmeldelser og derfor er vi også

det skal være velovervejet og det skal være inden for rammerne af hvad der kendetegner vores retsstat det er også derfor

så må vi da snakke om det men det må komme fra politiet afslutningsvis må jeg altså også i al stilfærdighed gøre opmærksom på at forslagsstillerne blandt andet sammen med den siddende regering har pålagt politiet ressourcekrævende og bebyrdende opgaver såsom grænsekontrol som dræner politiets ressourcer

derfor klinger det altså en smule hult for os når forslagsstillerne gerne vil hjælpe

andet butiksejere samtidig at fjerner ressourcerne fra kernepolitiopgaver til fordel for nytteløs symbolpolitisk

dokumentation som vi i stadig stigende grad har

at bruge dem for politiet

diskussion her i folketingssalen om indbrud hvor opklaringsprocenten desværre er meget lav

ikke bebrejde borgere butiksejere eller private der har haft indbrud

selv at offentliggøre billeder hvis deres oplevelse er at de ikke bliver prioriteret af politiet

de selv opfatter som bevismateriale så jeg synes helt klart

at diskutere perspektiverne i den her dokumentation og sammenspillet mellem politi

altså særligt i de tilfælde hvor der er

tænk hvis man kommer til at hænge den forkerte ud

et område vi også gerne vil gå mere ind på og interessere os for men jeg synes ikke det her forslag

konkrete udformning er svaret

opfordre politiet måske også i en diskussion med os lovgivere

men vi er bare slet ikke parate til

den jo slet ikke er gennemarbejdet med al respekt jeg spurgte også ordføreren

det synes jeg da sådan set også godt vi kan være men måske er det her lige at gå et skridt for vidt især fordi der jo er rigtig mange overvejelser omkring sådan en model jeg ville være meget bange for netop at komme

kontraproduktivt for deres arbejde den respekt synes jeg vi skal have for politiet det er dem der bedst vurderer hvordan man kan bruge det her materiale men måske kunne vi

opfordre politiet til at lave en strategi for hvordan man i øget omfang

bruge den her form for materiale så vi kan

i indbrudssager det synes jeg faktisk er en interessant og

ti l mælk men et eller andet i brugsen altså at de også godt vil

offentligt og bruge det til at prioritere de rigtig hårde sager så der kommer fokus på

så vi ikke bare vænner os til at der hele tiden dukker ansigter op der er efterlyste og derfor også holder op med

tage notits og tænke om det nu er nogle vi selv har set og mødt så jeg synes

den her diskussionen videre ind i politiet med respekt for at det er dem der har politifagligheden

generelle drøftelse om hvad perspektiverne

billeder noget materiale der skal offentliggøres

har fremsat jeg har fuld forståelse for den frustration man kan føle som mor hvis ens barn bliver udsat for

offentlig gabestok en folkedomstol det hører ikke hjemme i et retssamfund

er borgeren der på den måde skal begå selvtægt et af de værste eksempler vi har set på det

et medie en avis der i to tusind og ti satte et billede af en mand på forsiden det var det her forfærdelige mord i herning på en ung pige nytårsnat og fordi manden boede i den ejendom hvor pigen

hængt ud på forsiden det er selvfølgelig et ret voldsomt eksempel men i mange andre tilfælde kan det også bero på fejltagelser misforståelser eller uenigheder om det

ordfører jeg synes at hun holdt en rigtig god tale

farerne ved det her men jeg synes også at til at vi alle sammen er enige om at det er

en frustration når de oplever at de ikke bliver taget alvorligt eller oplever at der ikke er tid til at tage hånd om de her sager som kan være meget alvorlige derfor må vi også tage den diskussion

justitsministeren er indstillet på

kan sikre at den frustration

hvis man som butiksindehaver er

hvis man er mor til et barn der er blevet udsat for en blotter eller

det er en politisk beslutning at der skal være grænsebevogtning at der skal være terrormålsbevogtning

rimeligt bare at pege fingre ad politiet og sige hvorfor kommer i ikke når der har været indbrud i hjemmet hvorfor gør i ikke det og det og det der bliver vi nødt til at sikre at der er de ressourcer der er behov for

personligt lide dfs ordfører

synes han er en venlig mand men jeg synes at det her forslag er en ekstrem populistisk udnyttelse af den helt rimelige frustration

være når folk oplever at det de er blevet udsat for ikke bliver

ikke at blive taget alvorligt eller hvis der ikke var tid til at efterforske

slags følelser vi kan basere et retssamfund på netop på grund af alle de tilfælde hvor det ikke er rimeligt hvor der er misforståelser

en diskussion med politiet og sige

at der er nogen der skal føle sig afvist eller at der ikke bliver taget hånd om de her ting vi ved at

hvordan kan vi løse det i

gøre med det som avisen beskyldte ham for det har jo meget lidt at gøre med det der er i

vi behandler nu det vi behandler nu er

set et forslag om en digital platform der kan sørge for at man kan komme ud over rampen med nogle af de gode overvågningsbilleder

der findes så borgere kan tippe politiet ikke fordi vi skal have en offentlig gabestok for

men vi skal da sørge for at politiet kan komme til at tale med relevante personer så man kan få opklaret nogle af de her mange indbrud som jo også tidligere ordførere

talt om ressourcer til politiet og der vil jeg gerne have nogle bud på

sf gerne vil tale om ressourcer til politiet men man vil altså ikke være med i den flerårsaftale for politiet

kan sidde direkte med og få indflydelse på hvor mange ressourcer politiet skal have til forskellige ting så vil ordføreren ikke

sætte nogle tal på det det kunne for eksempel være for hvor mange ekstra betjente der er behov for

hvor mange ressourcer vi skal tilføre ud over dem der

tilført i de næste år

for selv at dele denne information fra hjemmesiden for eksempel på sociale medier jeg synes stadig væk at det

det her digitale forum hvor man kan lægge billeder ind politiet

skal stå for det og så skal man kunne dele

er en glidebane men i forhold til de konkrete

meget rimelige for vi ender jo tit specielt på det her område

efter ønske fra blandt andet df

en halv år siden var rigtig mange flygtninge det håndterede man på den måde men vi ser jo

få mennesker det så vi i to tusind og seksten

for den grænsebevogtning vi ser i dag

det er selvfølgelig af historiske årsager at der er et kæmpe efterslæb fra dengang man lavede reformen af blandt

ansøgninger så vi har også et historisk efterslæb

vi oplever bare at utrolig mange butiksejere står med nogle fantastiske billeder af nogle folk der har stjålet eksempelvis jakker til mange mange mange tusinde kroner

dække det tab

de står tilbage og kan ikke få offentliggjort

det synes jeg da er ulideligt at høre på særlig når man får så mange henvendelser

som jeg også går ud fra at sfs retsordfører må få fra selvstændige erhvervsdrivende

prøvede jeg også at sige at

man så kan linke til fra sin twitterprofil eller fra sin facebookprofil

hvor politiet nemt kan få de her billeder jeg tror også at de får dem i dag jeg tror de fleste vil kontakte politiet

der mangler er det mandskabstimer er det penge

ordføreren mener at det er den rigtige vej at gå at man som det første skridt lægger et billede

for et butikstyveri hvor der blev stjålet en meget meget dyr jakke de oplevede en trækken på skuldrene fra myndighedernes side der skete ikke noget og de besluttede selv at

en træls historie fik altså en positiv udgang i og med at tyven blev fanget og

desværre blev laura og henrik

fordi de med offentliggørelsen af billedet

brudt reglerne og så skulle de straffes igennem de seneste år har vi set en stribe sager hvor borgere har været udsat for kriminalitet og i afmagt over manglende interesse for at opklare de her sager fra myndighedernes side har besluttet sig for at lægge overvågningsbilleder

sociale medier det er ulovligt og i de forskellige sager har personerne fået ofte strenge bøder de regler vi har i dag bytter om på offer og gerningsmand vi straffer ofrene og gerningsmændene bliver pludselig

uretfærdigt jeg synes det er langt ude

på tide at vi stopper det

tidligere forslag fra dansk folkeparti ville vi sætte det her meget fri som enhedslistens ordfører rigtigt bemærkede i det forslag vi

pålægger vi jo alene politiet i højere grad end i dag at offentliggøre de her billeder det vil sige at vi sådan set stadig

sanktionsmuligheder der eksisterer i dag i forhold til at det

må ikke bryde de regler der er vi sørger bare for at politiet kommer til at gøre brug

også noteret mig at regeringen vil fremsætte et forslag der sigter

løse det samme problem som vi håber på

kunne løse med det her forslag

at bemærke at regeringens forslag jo ikke kommer til at lukke det hul der er i dag men alene

plaster på et stort sår hvorfor vi heller ikke umiddelbart kan love det opbakning håber at det er noget vi kommer til at

gerne takke de ordførere der har været oppe

forskellige løsninger til hvordan man kan forbedre det forslag der er her det synes jeg er positivt jeg håber det er noget vi kan snakke om i retsudvalget når vi skal behandle det der jeg håber vi kan finde frem til

kan rumme flere partier end dem der umiddelbart tilkendegiver støtte til forslaget i dag

at arbejde videre med der er masser af de her sager hvor ganske almindelige mennesker får en fuldstændig uretfærdig behandling

man bytter om på offeret og

den kriminelle det bryder vi os ikke om og det problem vil vi have løst og derfor

delt det fra deres profil medmindre politiet

at der var en god grund til ikke at gøre det altså at der var et skøn

det vil sige at hvis man kunne etablere et sådant system som vi foreslår

så ville det jo gøre op med de wildwesttilstande der allerede den dag i dag

på de sociale medier så jeg håber

medføre at der vil komme en

vi kunne begynde at dæmme op for de problemer der helt reelt er

hvis der er nogle begrænsninger som man ønsker fra venstres side så er vi villige til at se på det når vi behandler beslutningsforslaget

i retsudvalget så hvis venstre synes det er meget vigtigt at der tages stilling til at det skal være folk der er

en vis beløbsstørrelse jamen så er vi

der trækker sig mørke skyer sammen over forholdene for verdenshandelen efter det amerikanske præsidentvalg har donald trump allerede opsagt indgåede handelsaftaler og bebudet genindførelse af told og andre restriktioner hvis den nye amerikanske nulsumstilgang til handel får lov til at brede sig vil det entydigt skade små eksportafhængige lande som danmark det vil bremse produktionen det vil skade beskæftigelsen og det vil i sidste ende underminere finansieringen af vores velfærdssamfund

i danmarks interesse at vi kan handle frit og let med andre lande

også tilhængere af en handelsaftale med canada det er der flere årsager til

en frihandelsaftale gøre det lettere og billigere for europæiske konkurrencedygtige virksomheder at øge eksporten over atlanten det betyder flere arbejdspladser i europa og i danmark af høj kvalitet og til en god løn til gavn for alle borgere vi lever af vores eksport

tusind og femten udgjorde danmarks eksport af varer og tjenesteydelser cirka syv

milliard kroner til canada det kan blive bedre og vi ser et endnu større potentiale ved at handle med et land som canada som på så mange afgørende punkter ligner europa

det bidrager på afgørende vis til finansieringen af vores velfærdssamfund danmark har som et lille land og en lille økonomi altid haft gavn af at være åben for omverdenen

handle med andre lande når konkurrencen skærpes tilpasser vi os og bliver dygtigere

anerkender værdien af en sammenhængende politik der kan skabe anstændigt arbejde et højt niveau af arbejdstagerbeskyttelse kombineret med en effektiv håndhævelse eu og canada anerkender også betydningen af den sociale dialog og forpligter sig til at fremme sådan en dialog i aftalen anerkender eu og canada hinandens ret til at fastsætte regler på arbejdsmarkedsområdet lov og praksis på

arbejdsmarkedsområdet skal sikre beskyttelse af de grundlæggende principper og rettigheder på

herunder også retten til at organisere sig og til at føre kollektive forhandlinger afskaffelse af alle former for tvangsarbejde reel afskaffelse af børnearbejde samt afskaffelse af forskelsbehandling med hensyn til beskæftigelse og ansættelse på samme måde skal arbejdsmarkedslovgivningen leve op til ilos erklæring

tusind og otte om social retfærdighed med henblik på en fair globalisering sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen mindstekrav vedrørende ansættelsesvilkår for lønmodtagere ikkeforskelsbehandling hvad angår arbejdsvilkår herunder for vandrende arbejdstagere

anerkender eu og canada at det er uhensigtsmæssigt at fremme handel eller investeringer gennem en sænkning eller lempelse af beskyttelsesniveauerne i deres lovgivning og regler på arbejdsmarkedet for det fjerde ser vi heller ikke at der med aftalen åbnes en ladeport for privatiseringer og udliciteringer både eu og canada har taget en lang række forbehold i den sammenhæng det gælder inden for undervisning sundhedsydelser sociale tjenesteydelser vandudvinding vandrensning vanddistribution hertil har eu kommissionen meddelt at ceta aftalen fuldt ud beskytter offentlige tjenesteydelser eus medlemsstater vil fremadrettet være i stand til at drive offentlige monopoler hvis de ønsker det og ceta vil ikke tvinge eller tilskynde regeringer til at privatisere eller deregulere offentlige tjenester kommissionen understreger også at ceta ikke vil forhindre en regering i at omgøre en tidligere beslutning om at privatisere sektorer

investeringsbeskyttelsesmodel også kaldet isds

model er mere gennemsigtig der udpeges faste dommere så det fungerer mere som et tribunal og de vil være upartiske og uafhængige alt i alt

er ceta aftalen en af de bedre og mere progressive handelsaftaler mellem flere stater som vi hidtil har set

eller at alt er ambitiøst nok men aftalens vægt på lønmodtagerrettigheder på at fastholde eus høje standarder samt at både eu landene og canada forpligter sig til at fremme bæredygtig handel og høje standarder på miljø og naturbeskyttelse

er vores håb at ceta aftalen kan være en ny standard for handelsaftaler når vi i fremtiden

som ganske rigtigt har nogle nogle standarder som man

der er nogle parter i aftalen der ikke lever op til de ilo standarder hvad sker der så ved

er en udtalelse fra herre jeppe kofod det socialdemokratiske medlem af europa parlamentet som udtalte for nylig forstå mig ret jeg havde da også foretrukket foretrukket en aftale helt uden bestemmelser om investeringsbeskyttelse jeg er ikke ét sekund i tvivl om at både de danske og de canadiske domstole formår at træffe både lovlige og rimelige kendelser uanset farven på sagsparternes pas

tænke mig at høre er herre peter hummelgaard

det er for at forsikre de investorer der er ude i at tage store risici

en god idé og jeg synes mest af alt at det er en god idé med den model

modellen som jo har fuld gennemsigtighed hvor der er appelmuligheder og hvor der samtidig også

jo netop ikke nogen konsekvenser der det er alene hensigter hvor man så kan nedsætte konsultationsmekanismer og ekspertgrupper men vi har icsen som virkelig kan gå ind og banke til hvis der er en virksomhed

jo så lægger sig op bag når man sådan støtter det her er jo meget det her med at der står

legitime politiske mål gennem lovgivning og så kan man ikke bliver dømt for det men

ordføreren ikke enig i

det så er et legitimt politisk mål eller hvem er det

kan få medhold hvis det er at man eksempelvis klager over at en stat har vedtaget ekstra afgifter eller reguleret forskellige sektorer

man var gået skridtet videre når jeg kalder den her aftale for

at fremme bæredygtig handel at man lægger vægt på høje miljøstandarder og at de skal følge de standarder vi i øvrigt har i eu

til grund hvad det egentlig er der er aftalens ånd og når

staterne har forpligtet sig til at fremme bæredygtig handel når man har forpligtet sig til at have høje standarder på miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse og deslige

i den vurdering hvis der endelig er en sag det andet er jo samtidig også at der endnu ikke i nogen af de investeringsaftaler og investeringsbeskyttelsesmekanismer vi har indgået som en del af aftaler

vi egentlig har ret høje standarder at vi egentlig er ret gode til at have klare principper

andre virksomheder handle

også var inde på i min ordførertale er at vi

vi ser et decideret tilbageskridt for verdenshandelen det tror jeg i den grad er i direkte modstrid med danske interesser og danske lønmodtagerinteresser

grundsynspunkt er det enkle at danmark som en lille åben økonomi med et beskedent hjemmemarked som altovervejende hovedregel har gavn af at indgå frihandelsaftaler med andre lande der respekterer gængse normer i forhold til internationalt samarbejde i forhold til canada er situationen jo den at der vel ikke kan findes et land uden for eu kredsen der ligner danmark mere end netop canada indgåelsen af en frihandelsaftale med canada øger markedsadgangen for danske virksomheder til canada og må dermed forvente at øge eksporten til canada det vil være til gavn for danske arbejdstagere og for dansk økonomi som sådan vi har har måttet konstatere at der iblandt visse grupperinger på venstrefløjen er forsøgt skabt et problematisk billede af frihandelsaftalen som om den skulle udgøre en trussel mod klima arbejdstagerrettigheder og meget andet

må man imidlertid nok slå fast at optagelsen af de ti østeuropæiske lande i eu i to tusind og

en langt større udfordring for arbejdstagerrettigheder og miljøet end tiltrædelsen af en frihandelsaftale med canada gør det for så vidt angår investor stat

tvistbilæggelsesmekanismen er der forsøgt rejst tvivl om hvorvidt tiltrædelsen af denne skulle være en udfordring af dansk suverænitet

at danmark jo allerede har tiltrådt internationale aftaler der indeholder lignende forpligtelser som for eksempel internationale investeringsaftaler eksisterende handelsaftaler afgørelser fra den internationale domstol i haag og menneskerettighedsdomstolen i strasbourg og jeg vil gerne

det ikke er alle disse ting vi er begejstret for

jeg skal også minde om folketingets vedtagelse i forbindelse med forespørgselsdebatten f en og tyve den fjortende maj to tusind og fjorten hvor et bredt flertal i folketinget herunder dansk folkeparti stillede sig bag den opfattelse at der i frihandelsaftaler kan indgås regler om tvistbilæggelse på investeringsbeskyttelsesområdet dansk folkeparti er blandt de partier i folketinget der i øvrigt har stillet flest spørgsmål om den her frihandelsaftale det har vi gjort fordi vi mener at det er vigtigt at være helt klar over hvad rammerne er for den aftale som vi indtræder i for dansk folkeparti har det været afgørende at frihandelsaftalen med canada ikke indebærer en generel mulighed for at arbejdskraft fra canada får adgang til at komme til danmark og arbejde det vil der efter hvad integrationsministeren har oplyst jo heller ikke være mulighed for ud over de regler der allerede er gældende i dag i danmark dansk folkeparti er af den opfattelse at hvis eu overhovedet skal have en eksistensberettigelse

er det jo netop i forhold til kerneopgaven handel herunder altså på danmarks vegne

er allerede indgået en stribe af sådanne aftaler senest altså aftalen med canada ligesom en aftale med blandt andet japan er i støbeskeen danmark har grundlæggende gavn af at kunne afsætte

varer internationalt uden toldbarrierer og restriktioner i øvrigt det behøver ikke nødvendigvis at være sådan for ethvert land der kan være lande der har

toldbarrierer men danmark er ikke et sådant land canada er med sine fem og tredive millioner indbyggere et interessant og relativt stort marked for danske virksomheder at få forbedret markedsadgang til derfor forventer vi os også noget af frihandelsaftalen med canada selv om betydningen af aftalen naturligvis ikke er sammenlignelig

måske kommende aftaler med japan med en hundrede og fem og tyve millioner indbyggere og usa med langt over tre hundrede millioner indbyggere vi glæder os imidlertid over at frihandelsaftalen med canada efterhånden ser ud til at nå i mål og vi vil altså stemme for ratificeringen af aftalen

er jo hvordan det forhindres i den aftale

bestemmelser om mindsteløn som vi jo som bekendt ikke har i danmark derfor er det afgørende spørgsmål

garanti dansk folkeparti har fået eventuelt i i forhandlinger med regeringen som vi andre ikke kender til

til social dumping at det her ikke fører til

de ville få hvis de arbejdede

nøglemedarbejdere det drejer sig ikke om at man kan få en en direkte adgang til at komme ind på det danske arbejdsmarked som det vi for eksempel ser i forhold

til eu hvor man jo netop kan komme ind og påstå at søge arbejde i danmark opholde sig her tre måneder

hjem igen hvis man ikke har fundet noget arbejde eller blive ved med

hvor folk

eller forretningsrejsende på kortvarigt ophold

der er problemet derfor bliver jeg bare nødt til at spørge igen hvad er det for nogle garantier man har fået mod at vi ikke lige præcis her

der kan udnyttes til social dumping i danmark

jeg synes vi skal forholde os til de reelle problemer som det danske samfund står over for i stedet for at forsøge

stemme for men det var ikke baggrunden for at jeg skrev mig på det er dyrevelfærd dyrenes beskyttelse skrev for en måned siden i en pressemeddelelse klart opfordrede folketinget

at aftalen i den nuværende form er et tilbageskridt for dyrevelfærden jeg ved at dansk folkeparti tit bryster sig af at gå op i dyrevelfærd kan dansk folkeparti virkelig stemme for

forringer dyrevelfærden i

en masse canadiske landbrugsvarer til danmark nej se dér hvor enhedslisten måske kunne gøre os alle sammen en tjeneste og i særdeleshed dyrene

at gribe ind i forhold til de thailandske kyllinger som ligger rundtomkring i supermarkederne i bilka og så videre

har vi et dyrevelfærdsmæssigt problem og

de bliver importeret til restauranter som bruger dem de

vi et reelt dyrevelfærdsproblem så lad os rejse den debat i stedet for for jeg er overbevist om at de dyr i thailand som vi altså også importerer til danmark og spiser gladeligt har det væsentligt ringere end dyrene har

jeg synes faktisk ikke at det er en undskyldning at der er problemer med dyrevelfærden i danske

fra dansk folkepartis side åbenbart gå ind for

for dyrevelfærd hvis det vedtages

stemme for et tilbageskridt for dyrevelfærden som

så var man jo nået dertil hvor man skulle

en eller anden form for embargo eller boykot af canadiske fødevarer og det går jeg ud fra at enhedslisten ikke er parate til som jeg bare

jo en stribe andre lande der så i hvert fald burde

dyrene i namibia der ligger masser af

oksekød i superbrugsen jeg har altså også en idé om at det måske

sådan under helt de vilkår som vi nu

er vant til her i danmark så hvis det er det man vil altså noget med embargo og boykot og forbud mod at varer kommer ind synes jeg bare der

det kan vi jo netop ikke sagtens det kan vi hvis vi absolut insisterer på det men jeg synes ikke det er nogen god idé

når man ser på canada som nation

at det er et land som har relativt

alternativet så vil behandle fremtidige handelsaftaler med med singapore og japan for den sags skyld og andre lande hvor man må sige at standarderne slet ikke står mål med det som vi kender

så det er uden for det demokratiske

handelsaftaler med udviklede lande som man kalder det hvor vi har behov

hvor der slet

med canada om de reelle problemer der er

de nationale domstole som jo er velfungerende i canada og eu

hongkong indien indonesien kina sydkorea kuwait malaysia marokko mexico mongoliet mozambique nicaragua nordkorea pakistan peru rusland sri lanka sydafrika tanzania tunesien tyrkiet uganda ukraine venezuela vietnam og zimbabwe så det ville

og ret beset har der været en rimelig begrænset offentlig debat

måske også en vis frustration visse steder

vil dansk folkeparti medvirke til at

grundig offentlig debat hvor også civilsamfundsorganisationer og eksperter kan komme ind så vi kan få belyst

ceta og som de unge mennesker deroppe

i dagens anledning havde

da var det alternativet og enhedslisten

ind og blokere for en midlertidig anvendelse af

kunne bekendtgøre at jeg havde tænkt mig at fejre indgåelsen af ceta aftalen med en god middag med familien

vi drøftede så om der skulle både canadiske og danske flag på bordet så vildt gik det dog ikke for sig men det kunne være vi skulle benytte os af lejligheden nu jeg kan i øvrigt også fortælle

forsamlingen at vi i europaudvalget har været i canada netop for at høre nærmere om deres opfattelse af planen og

i flere dage dage men det mest interessante var nu nok at vi hørte at canadierne var

bekymrede for udviklingen i usa som er deres suverænt største handelspartner og hvor

valget af præsident donald trump og hans

dem til at se sig om efter andre markeder der var det at det

er en en plan b og derfor kan de tal der har været fremme om at det her vil medføre en øget eksport bare for danmarks vedkommende på over to milliard kroner om året

canada og og europa i højere grad kommer til at

aftale og det er en er en god dag i dag ceta aftalen

og den er ambitiøs den er progressiv og den vil være til gavn for virksomheder lønmodtagere og forbrugere den vil gøre det både lettere og billigere for danske virksomheder at eksportere deres varer til canada ja det er faktisk sådan at ceta aftalen vil afskaffe mere end ni og halvfems procent af de toldafgifter der ellers i dag pålægges handel mellem usa og canada det er gode nyheder for danmark vi er en lille åben økonomi og vi er helt og aldeles afhængige af verden omkring os vores velstand vores velfærdssamfund er betinget af at vi handler med andre nationer og aftaler som ceta aftalen nedbryder barriererne

for eksportmuligheder for danske virksomheder og

skaber massevis af arbejdspladser herhjemme til gavn

vi har så også i europaudvalget haft lejlighed til at drøfte ceta aftalen og konsekvenserne

gennem flere måneder og aftalen har været undervejs i

jeg træder vist ikke nogen over tæerne ved at sige at

som deler min store begejstring for ceta og for frihandel men

jo heldigvis forskellige og ser forskelligt på mange ting og altså også

spørgsmål så selv om vi nok ikke bliver hundrede procent enige i

håber jeg da at vi trods alt alle sammen kan glæde os over at vi får en aftale som ikke vil medføre sænkninger eller ændringer af de eu standarder vi kender i dag det gælder standarder for vores sundhed sociale rettigheder og forbrugerrettigheder vores nuværende standarder vil med ceta aftalen forblive som de er i dag og importen fra canada skal

slutte med et citat af den franske forfatter og økonom frédéric bastiat som har sagt hvis ikke varer krydser grænser så gør soldater og selv om vi jo nok ikke sådan er på vej i krig mod

canada så er det altså for mig helt afgørende at vi husker hinanden på

det store formål med frihandelsaftaler som ceta altså ikke kun er spørgsmål om toldsatser og tjenesteydelser frihandelsaftaler handler i meget høj grad også om politiske alliancer og styrket samarbejde og når vi bringer lande

er det medvirkende til at vi også i fremtiden kan opretholde en fredelig og stabil verdensorden og med de ord

hvor hvor godt det er for for økonomien

der forudsætter

en neutral indkomstfordeling i de lande der

er ordføreren ikke enig i at det er det de beregninger bygger på fuld beskæftigelse

for at der ikke er tale om en jævn indkomstfordeling og hvor deres

udgangspunkt faktisk der er

det vil sige at der er en fuldstændig klar

socialgruppemæssig fordeling

tilsagn om at vi i udvalgsarbejdet kan få den gået igennem

fra spørgetimen tidligere i dag at statsministeren ordførerens partifælle jo mener at man har den grønneste regering i danmark nogen sinde så hvordan forholder ordføreren og ordførerens parti sig til den massive kritik der har været fra miljøorganisationer af at man laver en frihandelsaftale som man gør med den her

ics mekanisme som som i øvrigt jo slet ikke behøver at være der der bliver lavet frihandelsaftaler uden de former for mekanismer og som specielt er det som miljøorganisationerne faktisk

vi har hørt snak om at nu skulle der

standarder vi har på miljøområdet forbrugerbeskyttelse fødevaresikkerhed og så videre

stort set ens standarder kan der blive tale

tilnærmelse af hinandens standarder så så min påstand er altså

den modstand vi har set og som vi tidligere

på festlig vis jo fik demonstreret medmindre det var nogle der var glade for aftalen

på misforståelser og der kan man sige

at fortælle om om aftalen

undre lidt at det lige præcis er den her aftale med

der giver den debat taget i betragtning at vi

danmark er aldrig nogen sinde blevet sagsøgt af en virksomhed fordi danmark

nye standarder for forbrugersikkerhed og og så videre

i mit hoved er det mere en teoretisk problemstilling end en praktisk

at en canadisk virksomhed så ville have værneting en canadisk domstol så danske virksomheder

aftalen er den samme så hvad enten det er et tvistbilæggelsesorgan hvor hvor begge parter har udpeget dommere eller det er en domstol i

vanskeligt hvis man så senere indgår en aftale med et land hvor man måske ikke har helt den samme tillid

canadiske domstole som det jo er

at så kan man henvise henvise til

men nu er sagen jo den at venstre har tænkt sig at stemme for

venstres ordfører har man et konkret eksempel på at danske virksomheder har haft problemer i canada der har ført til at man mener

altså det er en mærkelig måde at sætte tingene op på det må jeg

ig metall fra tyskland som jo er verdens største fagforening er ikke alene

præcis det samme billede oplevede vi

på europaudvalgets tur til canada arbejdsgiverorganisationerne var for mens lønmodtagerorganisationerne var imod

jo ikke tilfældigt for den aftale som vi behandler her i dag

er først og fremmest til gavn for kapitalinteresserne til gengæld risikerer lønmodtagerne forbrugerne

det hele taget den almindelige befolkning at få en lang næse det faktum

skjule ved at indskrive en masse pæne ord om bæredygtighed og lønmodtagerrettigheder det skulle gøre den her aftale moderne men det er desværre ikke andet end hensigtserklæringer

om at denne aftale betrygges af konventioner fra den internationale arbejderorganisation ilo er det rigtigt for eksempel har ilo igennem mere end fem og tyve år kritiseret danmark for at forbyde udenlandske søfolk på danske skibe registreret i dansk internationalt skibsregister at få danske løn og arbejdsvilkår det strider mod ilo konventionens artikel syv og firs og otte og halvfems og hvad har regeringen gjort ved det intet

gjort noget ved det intet og vil det blive anderledes med en ceta aftale overhovedet ikke

sådan at denne moderne og lønmodtagervenlige

aftale forpligtiger alle til at efterleve ilos konventioner til punkt og prikke

er der jo en helt anderledes håndfasthed når det gælder sikringen af kapitalens interesser

et helt uafhængigt retssystem alene med det formål at sikre investeringer man kan stille spørgsmålet som

eller canadiske domstole for den sags skyld men nej

være tale om nogle helt særlige domstole

står over eu domstolen det regner jeg i øvrigt med at udenrigsministeren kan få afklaret her i løbet af debatten hvor langt vil disse

den forventede fremtidige profit også når et land for eksempel indfører lovgivning i offentlighedens interesse vi ved det faktisk ikke sporene fra tidligere aftaler skræmmer for eksempel sagsøges canada netop nu for mere end hundrede millioner dollars af et energiselskab under den nordamerikanske frihandelsaftale nafta fordi canadierne har indført et midlertidigt forbud mod

udvinding af skifergas i et naturreservat og formuleringerne i teksten er for upræcise til at noget lignende ikke kan

gennemført under ceta aftalen derfor er det også flot sagt

ikke vurderes at ville medføre væsentlige statsfinansielle udgifter

det er så på side en hundrede og en og firs i

at og jeg citerer igen i forhold til investeringsbeskyttelse vil det kunne have statsfinansielle konsekvenser for danmark

betaling af erstatning såfremt en investor skulle få medhold i en sag mod eu

er det ikke sådan at vi efterfølgende bare kan forlade ceta

nu har vi nogle dårlige erfaringer nu går vi ud

den har nemlig en udfasningsklausul på tyve år

fremtidige folketingsflertal næste gang og næste gang og næste gang igen være bundet til at acceptere ics

at give den danske befolkning en mulighed for gennem en folkeafstemning at afgøre om vi skal binde os

noget så afgørende mange år ud

århundrede det er kun gennem handel

flere arbejdspladser og ja

det er som bekendt ikke kun økonomisk vækst der følger af

en mere fredelig verden hvor vi samarbejder frem for at bekrige hinanden ja man kan vel sige at hver eneste gang vi samhandler om noget får vi en lidt bedre forståelse af hinandens normer med videre ved at lukke os om os selv åbner vi op for at kræfter der ønsker at splitte os driver os væk fra vores fælles mål om mere demokrati og frihed vi mener

ved gennem aftaler at nedbryde de barrierer som forhindrer os i frit at kunne handle med hinanden den handelsaftale mellem canada og eu er netop et sådant eksempel som sikrer

virksomheder bedre muligheder og åbner op for et ganske stort marked til gavn for hele danmark canada er en vigtig samarbejdspartner for danmark og resten af

og denne handelsaftale vil forbedre det fortsatte samarbejde på tværs af atlanten det vil også være med til at sikre et mere åbent verdenssamfund der arbejder sammen om fælles mål frem for at bekæmpe hinanden i et forsøg på at varetage kortsigtede nationale interesser liberal alliance ønsker generelt at arbejde for at nedbryde handelsbarrierer og derigennem øge samhandel på tværs af landegrænser

sinde før brug for stærke internationale aftaler der sikrer rammerne om en global bæredygtig udvikling hvor der er plus på alle tre bundlinjer den økonomiske den sociale og ikke mindst den miljømæssige der er behov for at styre globaliseringen og samhandelen så den kommer alle til gode og der er behov for handelsaftaler der bidrager til at opfylde de sytten mål for bæredygtig udvikling og klimaaftalen fra paris der er faktisk behov for at gøre op med business as usual desværre er ceta bare ikke svaret på alle vores bekymringer ceta er ikke et modstykke til trumps fremmedfjendske klimafornægtende og protektionistiske linje ceta er

fred sikkerhed eller bæredygtig udvikling nej ceta er business as usual hvor den økonomiske bundlinje står langt over den sociale og miljømæssige med ceta

vi misset muligheden for at lave en reel guldstandard for fremtidige

en særdomstol for udenlandske investorer det har vi aldrig haft i handelsaftaler med det man kalder for udviklede lande før og vi har heller ikke behov for det stoler vi ikke på at canadiske domstole behandler vores virksomheder ordentligt og stoler vores canadiske venner ikke på at europæiske eller danske domstole gør det samme det er absurd at vi skal have parallelle domstolssystemer hvor multinationale virksomheder tildeles særrettigheder når dette system udrulles i flere og flere aftaler

risikerer vi at øge prisen for den grønne omstilling gevaldigt fremtiden kræver mange tiltag og eksperimenter for at opfylde vores forpligtelser både for cop21 aftalen og de sytten verdensmål dette kommer selvfølgelig ikke alle virksomheder til gode og mange vil derfor modarbejde den udvikling med næb og kløer men hvorfor skal vi give dem det her redskab vi har faktisk nationale domstole som sikrer alle virksomheder samme beskyttelse og som sikrer den private ejendomsret ceta indeholder rigtigt nok en række kapitler om bæredygtig udvikling om miljø og arbejdstagerrettigheder og disse bliver ofte fremhævet som bevis for at ceta sætter miljø og bæredygtig udvikling i første

den mest vidtrækkende konsekvens i tilfælde af at et land overtræder forpligtelserne i disse kapitler at der kan blive udarbejdet en ikkebindende rapport så på den ene side giver vi multinationale selskaber vidtrækkende rettigheder rettigheder

kræve milliarder af stater og på den anden side

ikkebindende rapport sikre den bæredygtige udvikling

det vi kalder for den mest ambitiøse handelsaftale nogen sinde i en tid hvor populisme er på fremmarch hvor de nationalistiske bevægelser blomstrer

det være fristende at haste den her aftale igennem eller lade sig lokke af de her lidt oppustede forventninger til aftalens positive effekter kigger man på eu kommissionens hjemmeside

at ceta kun har positive konsekvenser alt fra forbrugere og miljø til små og mellemstore virksomheder

vinder simpelt hen på den her aftale der er ikke et ord ikke ét ord om mulige negative konsekvenser på trods af at der har været ekstrem og meget bred kritik fra fagforeninger fra miljøorganisationer og fra forbrugerbeskyttelsesorganisationer og det synes jeg

dybt problematisk og meget meget ubalanceret

selvfølgelig er der altid både fordele og ulemper

frem til at vi får en grundig udvalgsbehandling af det hvor vi kan få alle detaljer frem i lyset og få en tilbundsgående debat af netop fordele og ulemper så også det flertal jeg ser tegne sig her kan gå ind i den her aftale med åbne øjne også for de

når det er så vigtigt

er med til at skabe velstand som igen er en kilde til at skabe velfærd

fredelige relationer mellem lande og verdensdele

vi synes at den her aftale er så god

en verdensdel som eu som har nogle af de højeste standarder i verden

lande og andre verdensdele handler det jo om at sørge for

på et niveau så det sker på lige vilkår så vi ikke

vi gerne vil frihandle med derfor synes vi at det her er en god aftale

til canada men vi synes også at den viser vejen frem nu har jeg selvfølgelig lyttet til de indlæg der har været før

man finder ud af kan gøres endnu bedre

mangler en anerkendelse af at det her trods alt er et forsøg på

bekymret over og der har været en stor debat

debat eller man kan sige en en af reaktionerne på den debat er jo også at parterne har sat sig sammen og blandt andet lavet det her fortolkningsdokument hvori det bliver

landene bibeholder deres ret til at regulere ud fra offentlige interesser det står meget meget klart at det skal vi blive ved med at have mulighed

derfor tror jeg på at det her er en aftale

frihandel samhandel

også kan sørge for at det sker på ordentlige og lige vilkår hvor vi bibeholder de høje standarder som kendetegner danmark og som kendetegner eu

for vores muligheder i danmark jeg er så bekymret men jeg ser jo

og være den gode dreng i klassen

en udvikling i den rigtige retning

modstand fra enhedslisten og alternativet

et højere niveau altså helt ærligt hvad betyder det

at trække alle i den rigtige retning

på fair vilkår med høje standarder vejen at gå

af ceta handler ikke om danmark den handler faktisk om frihandelsaftalen

den handler om franskmændene den handler om italienerne den handler om hvordan vi har ret til at

miljøudfordringerne og det får

ikke med den her aftale som jeg lige gennemgik i

kan vi lave ikkebindende rapporter der kritiserer hvis lande ikke lever op til bæredygtighedsmål og arbejdstagerrettigheder men i den her aftale

virksomheder lov til at lægge sag an imod stater og så er det

domstolen der skal tage stilling til om det her nu ligger inden for hvad man kan gøre politisk det er ikke demokratisk er ikke mellem landene vi aftaler det hvis det var mellem landene

kritik som det jo ikke bare er enhedslisten og alternativet

canada og den europæiske union og dens medlemsstater

at gennemføre lovgivning og regulering i offentlighedens

det gælder så i øvrigt arbejdtagerrettigheder

har været har da bekymret mig men det

højere standarder blandt andet på

an imod europæiske lande i ics ics tribunalet det er de multinationale virksomheder det er alle de amerikanske virksomheder der laver datterselskaber i canada

dem vi giver retten til at gå ind og overrule vores demokratiske ret til at gøre det her så har vi lidt fortolkningsretningslinjer men det er jo ikke landene

amerikanske virksomheder vil bruge canada som et brohoved

bekymring som er særlig stor i canada det er ikke noget man forestiller sig at amerikanske

hvor lønmodtagere kunne sikre at alle de rettigheder der står i den her aftale rent faktisk bliver implementeret hvad er grunden til at der ikke er en særdomstol hvor man kan få en domsafsigelse der pålægger at få gennemført alle de miljøstandarder der står at man skal arbejde som mål for der er som herre rasmus nordqvist sagde ingenting det er

det vi ser om eu

redere er helt opmærksomme på det skattetilskud som det danske folketing har udstyret danske redere med gennem dis

unfair konkurrence som ville kunne komme til at ramme

der skal regulere det hvorfor er der en

må vi håbe at der er en fagbevægelse der kan oplyse canadierne om dem jamen for pokker dansk fagbevægelse har kæmpet nu i næsten hele den periode hvor jeg har været voksen imod dis reglerne

bosætter sig i canada og der har vi jo en interesse i også at beskytte dem hvis de vælger at investere gøre store investeringer i at komme til canada det er

et domstolslignende organ

danmark er produceret inden for de samme standarder

ja undskyld jeg spørger men det kan være at spørgeren kan fortælle mig hvad bekymringen

de politiske systemer det er jo ikke ligesom med ttip der er jo ikke tale om bananrepublikker der laver aftaler i det her tilfælde de her lande som i øvrigt

har ikke brug for en overstatslig

men det kunne jo være at vi i fremtiden vil indgå lignende aftaler med andre lande

ikke bare for canada og eu men også

som rigtig mange andre som vi blandt andet har fået

når vi så eksempelvis vedtager en bedre forbrugerlovgivning der beskytter

forbrugere mod den ene eller den anden form for gift

så kan vi risikere at et multinationalt selskab går til en særdomstol og rejser sag mod danmark og vi kan blive dømt og forhindret i at vedtage den her

det er da ikke demokratisk det er da et kæmpestort problem

så hvad er det progressive

mekanismen som er en del af den her

og så videre skal respektere de nationale krav herunder regler og forskrifter og så videre

at kritikerne også blev en lillebitte smule mere konkrete

når spørgsmålene også er meget spekulative og uklare

men et lidt mere konkret tænkt eksempel der skulle gøre

at begge parter eu og canada mener at nationale myndigheder og eu selvfølgelig skal have lov til

advarsler på deres cigaretmærker fra den amerikanske producent philip morris canada har oplevet det i en lang lang række sager da de indgik nafta aftalen med usa for der er masser af amerikanske virksomheder der har investeringer i canada ligesom der er masser af canadiske eller for den sags skyld amerikanske virksomheder der gennem canada kan begynde at få investeringer i danmark og derfor

der sidder en national regering og spekulerer i at lave lovgivning der diskriminerer lige præcis den virksomhed fordi man

er så rart at der er en udenlandsk virksomhed

men det handler jo ikke om når der generelt kommer højere kriterier som gælder

store fordele i at lande

set tror er kommet bag på mange

hænger vel nok lidt sammen med at det her jo indgår

i en kontekst hvor globaliseringen er

hvor der indtil nu har været sådan en ret bevidstløs opbakning bag enhver form for globalisering er der kommet en sådan mere globaliseringskritisk tilgang til mange ting hvor man siger

som i dag måske bliver ramt

den ene side skal være tilhængere af

vi får større økonomisk samvirke og at globaliseringen udvikler sig det er jeg tilhænger af men jo også at vi skal tage de der sociale

miljømæssige problemstillinger op som

det her i virkeligheden kommer ind

så må sige både det som er årsagen til de mange problemer vi står med

så vigtige er handelsaftaler

sige at miljøproblemerne ikke bliver løst af en handelsaftale jeg tror heller ikke at det

vores økonomiske situation

meget fantasifulde beregninger

efter min vurdering meget meget spekulative beregninger der er det er der ingen

set tilhængere af store dele af det her og synes også skal tage en jordbunden diskussion af det der hvor vi har problemet i det er

må jeg sige et problem i forhold til et demokrati der skal kunne fungere

kan anlægge sager imod imod en stat hvis de mener at en stats lovgivning kommer dem på tværs eller rettere sagt hvis de mener at forrentningen af den kapital

forudset alt det er klart men men jeg synes alligevel at det her er

at det må påkalde sig

det handler jo både om de sager der kan komme men nok så vigtigt

erstatningsproblemer efterfølgende

det medvirker til at man ligesom lægger bånd på sig selv og ikke vil gennemføre en bestemt lovgivning som

være progressiv fordi det kommer til at stride imod de interesser som nogle store selskaber

vi er et demokratisk problem og det er derfor vi

meget til at vi mellem første og andenbehandlingen får

en grundig diskussion også i offentligheden af

at få debatten ned på et jordnært niveau og finde ud af hvad der er fordele og ulemper

brug for en nuanceret debat det samme gælder

nogle af de eksisterende handelsaftaler nafta aftalen bliver nævnt igen og igen

som et skrækeksempel på hvordan den har udhulet amerikansk industriproduktion sandheden er jo at det fald der har været i amerikansk industriproduktion i

skyldes en lang række andre ting end lige præcis nafta aftalen

styre uden om vores demokratiske retsstater vil herre holger k nielsen ikke give mig

er nogle helt andre spørgsmål

gør sig gældende hver evig eneste gang vi ellers har tilsluttet os traktater eller konventioner eller måske eksempelvis den europæiske menneskrettighedsdomstol hvor vi

overgivet suverænitet til en domstol til at ændre retstilstanden i vores samfund

det samme når vi nu er flere stater som er gået sammen om at finde et fælles grundlag vi skal

anlægge retssager hvis de er utilfredse med en stats lovgivning

du skal altid have nogle tvistbilæggelsesmekanismer det har man i alle aftaler

ikke kun en ret der gælder multinationale selskaber det gælder

lille producent af små dimser som kunne

udmærket at der er den her mekanisme som kan beskytte investeringer

nødvendigheden af det her

er jo en helt anden kontekst end der hvor man ellers bruger det her instrument

det at få et større frihandelsområde hvor det bliver nemmere for vores virksomheder at afsætte

er ubetinget et gode for dansk velstand jeg har undret mig lidt over at den her frihandelsaftale har fået så meget opmærksomhed især fra venstrefløjen

i debatten i dag man kan se at venstrefløjen er meget aktiv jeg har indtryk af at der er mange i venstrefløjens bagland som interesserer sig for

den her sag jeg ved ikke hvorfor den interesse er blevet så stor vi har lavet mange frihandelsaftaler tidligere uden at der har været så meget

nogenlunde de samme det er klart at der er ulemper ved at indgå aftaler med andre lande hver gang man indgår en aftale

får man indskrænket sit handlerum til at gøre fuldstændig som man vil det er nærmest definitionen på en aftale nemlig at man binder sig til at opføre sig på en bestemt måde

bestemte regler og andre handlinger over for i det her tilfælde virksomheder

er det når man indgår aftaler nogle vil kalde det et tab af suverænitet men

mulighed for at man ikke helt så frit som før

og arbejdstagerrettigheder og så videre over for de virksomheder som man nu giver adgang til europæiske

i praksis faktisk indfører regler som

det er selvfølgelig en indsnævring af vores handlerum

her at der er tale om

civiliseret land som er meget lig danmark det er meget liberalt har meget høje standarder inden for nogle af de områder som venstrefløjen er bekymret for arbejdstagerrettigheder miljølovgivning

det været en helt anden sag så havde de problemstillinger være meget mere relevante

trække arbejdstagerrettigheder miljø og så videre ned på et lavere niveau end det

europa jeg ved også at venstrefløjen er meget begejstret for

canadiske statsminister

også at man havde meget stor tillid til

et land med sådan en statsminister ikke ville være ude på at undergrave de ting som

venstrefløjen er meget optaget af

synes vi ikke at det her er noget meget stort

afgørende skridt vi mener at det er et stort og vigtigt marked som danske virksomheder

som som flere andre siger jeg tror ikke at canada vil lægge sag an imod danmark men det handler ikke om canada

virksomheder der kan lægge sag an og det er det som bekymrer vores bagland og som bekymrer mig det er ikke en aftale mellem lande hvor

en ikkebindende rapport nej det er virksomheder som hvis vi går ind og laver nogle nogle nye miljøtiltag kan gå ind og lægge sag an imod landene som vi har set det i canada specielt

jeg ikke noget indtryk af at canadierne er interesserede i at vi får lavere standarder på miljøområdet og arbejdstagerrettigheder og lignende derfor synes jeg den her frygt for at der

indgået nogle aftaler som sætter nogle meget lave standarder

jarlov jo også direkte ved at sige at arbejdsmiljøet bliver sværere at regulere i fremtiden

blive forundret over at en sådan aftale begynder at få interesse forstår jeg ikke jeg troede det drejede sig om at vi skulle skabe størst mulig interesse om det vi

er jo ikke længere tale om at vi skal afskaffe told eller fjerne handelshindringer det

helt andet det er at give frihed til de store kapitale koncentrationer og det er jo derfor at interessen vokser for

nogle gange er for nogle emner som lige pludselig får en meget stor

opmærksomhed og her er det sådan lidt blevet den nye mode at man er meget opmærksom på de her

så meget før jeg anerkender også at det kan der være de grunde til at frihandelsaftaler er blevet mere komplicerede det er ikke bare et spørgsmål om at fjerne toldbarrierer

også et spørgsmål om at man aftaler spilleregler for hvilke standarder man må indføre over for virksomhederne og selvfølgelig er det mere omfattende end det har været tidligere

om han kunne forestille sig en verden hvor man begyndte at lave globale aftaler om en høj standard og stor frihed for at mennesker kunne slippe for at blive slået ihjel på deres arbejdsplads eller at blive syge på deres arbejdsplads der er jo stadig væk tredstusind danskere der bliver syge på deres arbejdsplads og der er rigtig mange canadiere der bliver syge på deres arbejdsplads tænk hvis det

vi kerede os om og så lod de multinationale selv klare deres problemer hvis de var lidt

bliver lavet her når man aftaler at man binder hinanden

bliver givet en bred støtte i folketinget til danmarks ratifikation af økonomi og handelsaftalen med canada og det synes jeg er godt for vi står over for et valg møder vi den skepsis og frygt

eller vælger vi i stedet en kurs hvor vi langsomt lukker os om os selv og bygger handelsmure op over for resten af verden svaret er vigtigt

i særlig grad vigtigt for et lille land som danmark som er en lille åben økonomi hvor vi altid har levet af at handle med omverdenen vi får problemer når eus handelspolitik og dermed danmarks muligheder for at fastholde og erobre nye eksportmarkeder bliver udfordret for så udfordres samtidig den danske økonomi og ikke mindst den kilde til velstand som vi i årtier har opbygget i de konkurrencedygtige eksporterhverv når vi møder dem der ser

frihandel med skepsis så gælder det faktisk også om at huske at dele ud af de gode erfaringer for det danske samfund har i almindelighed stor gavn af eus og dermed danmarks frihandelsaftaler det gælder for eksempel den

som vi har med sydkorea og som i løbet af fem år har bidraget til at forøge den danske vareeksport med fire og tres procent en mere åben

med canada vil på samme måde kunne skabe nye muligheder for danmark danske virksomheder står til en potentiel gevinst i form af øget eksport på op mod

er altså ifølge udenrigsministeriets fremskrivning af

kommissionens forventninger til aftalens gevinster det er godt ceta forventes også at bidrage positivt til reallønsudviklingen og at fremme væksten og jobskabelsen i eksportsektoren til gavn for danmarks økonomi samtidig adresserer ceta en række af de bekymringer som er blevet udtrykt i forhold til eus

står det klart at aftalen ikke ændrer på eus eller medlemsstaternes ret til at regulere og vi får med ceta

understøtter bæredygtighedsbestemmelserne i ceta at den øgede handel ikke sker på bekostning af standarder for miljø og arbejdstagerrettigheder

bidrager ceta til at hæve det globale niveau for bæredygtighedsstandarder som vi på sigt håber også

danne grundlag for fremtidige handelsaftaler med andre lande der til forskel fra et højt udviklet land som canada måske ikke har samme ønske om høje miljø og forbrugerstandarder afslutningsvis vil

endnu en gang takke ordførerne for en god og konstruktiv debat og

anden behandling så det kan vi klare der men jeg har et konkret spørgsmål til udenrigsministeren

danske domstole skubbet til side altså lønmodtagere har ikke mulighed for at appellere forbrugere har ikke mulighed for at appellere erhvervslivet har mulighed for at appellere danske domstole er skubbet til side

her investeringsdomstole over eu domstolen det er

fra de enkelte stater

set er det afgørende i det element der er trukket ind det

for dem der måske ikke måtte have læst det

investeringsbeskyttelse for så vidt angår dette kapitel bekræfter parterne på ny deres ret til at regulere inden for deres territorium med henblik på at nå legitime politiske mål såsom beskyttelsen af den offentlige sundhed sikkerhed miljøet

eller eller den offentlige sædelighed social eller forbrugerbeskyttelse og fremme og beskyttelse af den kulturelle mangfoldighed

det er en mekanisme som i bund og grund bare er sat op for at sikre at man ikke som virksomhed dansk virksomhed for eksempel

står over de danske domstole så er det bare jeg siger til udenrigsministeren hvis udenrigsministeren vil forhindre

ordførerindlæg så synes jeg at

til gavn for os at vi åbner op for mere frihandel der er svaret et ja det er som om

siger at det vil de godt sådan principielt men når det så kommer til stykket og

lavet en regulering af det her område på en sådan måde

man ikke som stat kan gå ind

en fair og lige konkurrence og så er det endda her bygget ind og præciseret som jeg lige har læst op at det er helt regulært og i orden

men igen mener ministeren virkelig at vi har den sikkerhed i de artikler når det netop

tribunal at tage stilling til om vores lovgivning er diskriminerende eller ej er ministeren slet ikke bekymret for at

der er så mange plusser at man er villig til at opgive det

instansen som ministeren mener vi bør støtte at danmark tilslutter sig kan oprettes det synes jeg er et helt relevant spørgsmål som jeg ærlig talt forventer at ministeren kan svare på

og at der bare er et hår i suppen man kunne næsten sige at hvis der er et hår i suppen så tag da og pil det ud så vi kan få en ordentlig ret ud af det og det kunne jo være

at bygge handelsmure det har intet med det at gøre den nye situation er jo netop at de multinationale selskaber er så store

og stærke at de er stærkere end nogen af staterne og derfor er det vigtigt ikke kun at snakke om

at regulere de multinationale selskaber og ikke give dem større friheder så

de kan stå stærkere over for staterne jeg kan ikke forstå at ministeren ikke kan fatte at det er et

legitimt politisk mål at man

beskyttelse af den offentlige sundhed og sikkerhed miljøet og den offentlige sædelighed social og forbrugerbeskyttelse og fremme af beskyttelse af den kulturelle mangfoldighed

det vil kæmper om her er

sig gøre at få en frihandelsaftale på plads som vil skabe

og være med til at konkurrere på lige vilkår på det canadiske marked

så har jeg en sund skepsis synes jeg nok prøv lige og

på social dumping og den slags det her instrument kunne man jo fjerne hvis man troede på at det

et almindeligt retssystem uden for de demokratiske systemer det

er

underlagt eu domstolen

kan man appellere en afgørelse til eu domstolen man kan ikke appellere en afgørelse til

der er et svar

derfor er det jo et helt afgørende spørgsmål

er den højeste myndighed

væk med eu domstolen og væk med danske domstole

er muligt at appellere til eu domstolen ministeren sagde at ministeren havde svar

folketingets talerstol og jeg vil bare bede om at ministeren oversender svaret

måde redegørelsen er jo skarpt opdelt i de enkelte organisationer og

deres virke hvilket jo er helt i orden men ser man på den baggrund hvor

så er der vel et fælles bagtæppe som vi skal have med i vurderingen af deres virke og formål til bagtæppet hører at vi jo stadig befinder os i en situation hvor usikkerheden om den nye amerikanske administrations virke endnu findes

rollen som stormagt med interesser og kræfter til at påvirke anslag mod verdensfred og global orden hvori demokrati menneskerettigheder mediefrihed ytringsfrihed og ligestilling indgår som naturlige søjler vil påvirke den globale situation afgørende

vil en amerikansk trækken sig tilbage ændre den verdensorden vi kender

den frie verden hviler på til bagtæppet hører også ruslands rolle vil rusland fortsat føre en politik der som der står i

et aggressivt rusland og et usa der isolerer sig er ikke nogen god blanding

sikring af fred og sikkerhed når det gælder europa bliver det tilsyneladende sværere og sværere at optræde i fællesskab efter brexit

andre eksempler på den manglende lyst

endelig står vi med en global udfordring

at mange mennesker som følge af krig sult og ustabilitet bryder op fra deres hjemlande og søger

alternativer dette bagtæppe er efter vores mening relevant

danmarks rolle og muligheder i de internationale organisationer

er en relativt ny spiller på banen

fornyet i lyset af at muren var under afvikling i europa i

er den konkrete virkelighed i det samarbejde måske endnu mere relevant

forhindre aggressioner mellem stater og medvirke til at verdenssamfundet tager afstand fra sådanne aggressive handlinger og dernæst at medvirke til at fremme mulighederne for

bedre dialog om løsninger der afspejler den frie verdens principper denne problematik kom således til udtryk ved

det tyske formandskab for osce i to tusind og seksten hvor det hed forny dialog genopbyg tillid og

konfliktflader er der nok af ukraine de langstrakte langstrakte konflikter i georgien moldova og nagorno karabach for at nævne konkrete geografiske lokaliteter hertil kan så føjes radikalisering voldelig ekstremisme og pres på menneskerettighederne

i en ikke særlig stærk organisering som osce

skyldes det jo at organisationen i høj grad er baseret på konsensus eller vedtagelse af misbilligende dagsordener dette skal dog ikke få os til at opgive eller slække på arbejdet for at fremme fred og sikkerhed virkemidlerne i osce

udtrykke misbilligelse og ikkeaccept fra en bred omverden overvågning af militære handlinger

formålet er at skabe brobygning på tværs af kulturer og magtbaser det østrigske formandskab på

har naturligt gode forudsætninger

arbejde i kraft af landets geografiske placering i kernen af europa og med stærke rødder i både øst og vest det mere hardcore arbejde i organisationen

generalsekretær og hans del af organisationen

overvåger brændpunkter hvor der er risiko for at tingene udvikler sig til

den barske tone er det alligevel vigtigt at sikre et mødested

disse synspunkter kan brydes som dansk parlamentariker

med stolthed møder repræsentanter for det danske diplomati der er involveret i den danske indsats i disse organisationer viden erfaring indføling en stor værktøjskasse kombineret med respekt fra de øvrige aktører skaber et godt grundlag for at danmark kan påvirke ellers mistrøstige udviklingstendenser

i positiv retning

ligger under for centrale aktørers involvering i konflikter dialogen som er det væsentligste værktøj har det svært med ukrainekrisen i baggrunden østersørådets formål som er at bidrage til udvikling sikkerhed og beskyttelse af havmiljøet er jo ellers påtrængende opgaver vi bør bakke op om de bestræbelser der udfoldes for at genopbygge

tillid og dialog gennem praktisk samarbejde til gavn for området det er med en smule nedstemthed at vi må konstatere at det måske end ikke kan lykkes at gennemføre et udenrigsministermøde for at markere fem og tyve året for etableringen af østersørådet

sætte fremadrettede mål og konkrete projekter til understøttelse af rådets formål

behov for at få sat gang i et styrket samarbejde for at bekæmpe menneskehandel sikre opfølgning på fns

for bæredygtig udvikling innovation forskning klima og beskyttelse af udsatte

børn vi accepterer at man i det frosne miljø

østersørådet bruger muligheden for at videnskab og forskning lægges til grund som søjler for oplagte fælles initiativer ser vi på europarådet

ukraine terrorangreb migration og den dramatiske udvikling i tyrkiet hvilket jo desværre ikke er blevet mindre efter de seneste dages mistrøstige begivenheder jeg forudser at europarådet fortsat vil have rigeligt at gøre i bestræbelserne på at sikre menneskerettigheder

vi ser triste eksempler på forsøg på at knægte disse desværre er disse anslag ikke isoleret til et enkelt land men noget flere styrer griber til for at sikre sig kontrol europarådets indsats for at fremme menneskerettigheder menneskerettigheder demokrati og retsstatsprincipper er væsentlig danmark overtager ved årets slutning formandskabet for europarådet og kan bruge dette til at skabe samarbejde og sammenhold i europa

er det vigtigt at vi trods vanskelige vilkår for samarbejde og resultater i internationale organisationer

på for at forny dialog genoprette tillid og genetablere sikkerhed uanset at danmark hører til de små aktører

det vigtigt at vi bruger vore muligheder og traditioner for at skaffe indflydelse til gavn for afspænding sikkerhed og fremgang en lille aktør kan ikke tillægges ønsket om at dominere og måske derfor er vi

de små lande i en position hvor vi kan skabe tiltro og tillid det to faktorer som i afgørende grad savnes i det udenrigspolitiske samspil som præger verden i øjeblikket det skulle være min afslutning så skulle jeg hilse fra herre martin lidegaard fra radikale venstre og sige at han er blevet fanget af et andet arrangement ude i byen og ikke er til stede han mener godt han kunne tilslutte sig det

så jeg vil sådan set bare lige tage det sidste ud af de seks minutters tale jeg har forberedt det er ikke så meget om østersøregionen

når det kommer til østersøregionen er der jo stor fokus på

øget deres militære aktiviteter i form af overflyvninger ned gennem østersøen langs den svenske grænse og ned over bornholm

simuleret angreb og også har øget den landmilitære tilstedeværelse nær de baltiske lande

hvor de har opstillet langtrækkende missiler der blandt andet kan nå københavn på blot

fjorten minutter russerne har over for sverige og finland blandt andet indskærpet at man ikke ser med milde øjne på deres eventuelle samarbejde med nato østersøregionen er faktisk den største vej for russisk energitransport

derfor har de en stor interesse i at hindre udefrakommende adgang til dele af østersøregionen i tilfælde af krise østersøregionen og baltikum kan meget let komme til at skabe problemer mellem rusland og nato i en turbulent tid som vi er inde i nu og ikke rigtig ved hvordan

jeg kan kun sige at det var hvad jeg havde om østersøregionen

at høre dansk folkepartis ordførers vurdering af af om det er rusland som er den aggressive om det er rusland som agerer i en koldkrigs ikke bare retorik men også handlinger altså laver en fuldstændig opskalering og for at gøre en lang historie kort er det rusland som er en decideret trussel mod stabiliteten og freden i for eksempel de tre baltiske lande og dermed også

i rusland kan man sidde og diskutere om om det er nato og herunder danmark der er den aggressive part fordi vi rykker helt over til grænsen i øjeblikket sender vores f seksten fly op til estland letland og litauen og på den måde kan det opleves forskelligt alt efter hvor man er

at appellere til at sige okay selvfølgelig kan man opfatte hinanden som noget men hvis man skal finde en løsning mellem to parter som er langt fra hinanden

tage lidt op i helikopteren og se på

smule selvkritisk er det slet ikke noget man praktiserer i dansk folkeparti når man når man ensidigt fokuserer på rusland som aggressiv

svært ved at sige præcis om de er en aggressor eller ikke en aggressor men det er jo bare sådan man hører det er det er

sådan at dansk folkeparti siger at de er aggressor fordi vi har meget forskellige opfattelser af hvordan man skal forholde sig til rusland

men tage over og snakke med dem og have dialog og

at finde løsninger på de konflikter der måtte være

samtidig fuldt ud at de baltiske lande kan være bange for rusland ikke mindst af

og ikke mindst i lyset af den ulovlige annektering som

til annekteringen af krim meldte udenrigsordfører herre søren espersen jo ud

altså respektere den ulovlige besættelse fra ruslands side af

dansk folkepartis politik at det er helt i orden

rusland krænker folkeretten og besætter en del af

selvfølgelig også med deltagelse af en del lande uden for europa som det også har været tilfældet i de seneste år fyldte ukrainekonflikten meget i osces

arbejde i to tusind og seksten både på møderne i osces

organer men også i det praktiske arbejde helt konkret i form af osces

særlige monitoreringsmission i ukraine

som har til opgave at tilse at parterne lever op til minskaftalens krav om våbenhvile og tilbagetrækning den var i to tusind og seksten oppe på næsten syv hundrede mand hvoraf

de tretten var danske oven i deltagelsen af mandskab kommer at danmark har ydet finansiel støtte til smm på elleve

hvor der holdes øje med at de demokratiske spilleregler bliver overholdt af landene i og med er så forskelligartede lande der

af osce er der selvfølgelig også lande imellem hvor den demokratiske kultur og de demokratiske traditioner ikke er lige så rodfæstede som i vores del af verden så også her bidrager osce

demokratiske spilleregler som vi i danmark

dagsorden har krisen i ukraine været et tilbagevendende område ligesom forholdene i rusland udviklingen i tyrkiet efter kupforsøget og flygtninge og migrantkrisen har præget rådets arbejde det seneste år i forhold til krisen i ukraine har europarådet været med i flere forskellige tiltag

har de ydet ekspertbistand også i tyrkiet har europarådet været engageret efter det mislykkede kupforsøg i juli sidste år her har europarådet også været i dialog med de tyrkiske myndigheder for at sikre at retsopgøret og undtagelsestilstanden bliver udført i overensstemmelse med blandt andet den europæiske menneskerettighedskonvention

og tyrkiets internationale forpligtelser i dansk folkeparti mener vi at det er positivt når europarådet tilbyder

rådgivning og dialog for eksempel i form af ekspertbistand i stedet for at tvinge ordrer ned over landene det er når alt kommer til alt et godt princip når forskellige lande skal samarbejde derudover kan vi se frem

til danmarks formandskab for europarådets ministerkomité som overtages i november i år her får danmark en mulighed for at præge arbejdet i europarådet

dette er noget vi i dansk folkeparti ser meget frem til vi opfordrer til at der i europarådet arbejdes for frihedsrettigheder en overholdelse af basale retsprincipper bekæmpelse af korruption og at vi medvirker til demokratisk afholdte valg

og arbejdes for ændringer i den europæiske menneskerettighedskonvention så de enkelte stater har ret til at udforme egne politiker i højere grad i dansk folkeparti glæder vi os i hvert fald til at se hvordan formandskabet vil komme til udtryk justitsministeren sagde i december at regeringen ville sætte spørgsmålet om en modernisering af den europæiske menneskerettighedskonvention på dagsordenen under det danske formandskab i europarådet det håber vi selvfølgelig i dansk folkeparti at regeringen også har til hensigt at gøre men igen ser vi i dansk folkeparti frem til at danmark overtager formandskabet vi håber på at dette kan være med til at sikre nogle gode interesser

at se hvad der kommer til at indgå i formandsprogrammet

stemmer der var med til at forhindre flertallet i europarådets parlamentariske forsamling i at få deres vilje igennem i forhold til at monitorere menneskerettighedsudviklingen i tyrkiet det var et forslag som

alternativet altså store dele af resten af den danske delegation men dansk folkeparti stemte sammen med erdogans parlamentarikere imod en monitorering af

som folkestyrets repræsentanter i en parlamentarisk forsamling og når

træffer så vidtgående en beslutning

en forklaring man skylder folketinget en forklaring så jeg

dybt skuffende at ordføreren ikke kan kan stå på mål for

den beslutning som som ordførerens eget parti

for en stormagt med bøllemetoder at gå ind og besætte og annektere en del af et fredeligt europæisk land

så bare for at skære ind til benet er

store dele af al international retsorden og alt muligt andet

hvor den havner eller er det specifikke områder hvor man faktisk vil gå ind

noget der bekymrer mig rigtig meget at man vil åbne op for at diskutere menneskerettighederne

bekymrer det slet ikke dansk folkeparti hvad andre medlemslande

interesseret i at lave nogle andre paragraffer om og lige pludselig har man

de her ting det er hamrende farligt at gå

alene fiske

i en forhandlingssituation vil man så

kompromiser på det her menneskerettighedsområde

pille ved overhovedet kan ordføreren ikke se at det kan give nogle ganske problematiske situationer når vi har lande

som vi igennem de forskellige organisationer har diskuteret til hudløshed

tage fat i nogle af dem

i den kolde krig vi oplever en

direkte med at man

går med i et missilskjold og man puster sig selv op til at man åbenbart føler i sin egen fuldstændig virkelighedsfjerne hjerne at man har retten til at gå ind og bestemme hvordan og hvorledes nabolandenes

interessesfære skal være i forhold til rusland altså underforstået at rusland skal have et eller andet specielt

deres land som de skal have en bestemmelsesret over selv om det er uden for deres egne landegrænser

tidligere har set

allerede havde besatte lande i europa to tusind og otte krigen i georgien

med den fredsaftale man fik forhandlet og

ikke tillader at der kommer osce

observatører på nordsiden altså inden for de besatte områder eller tillader europarådets hårdtarbejdende rapportører

for eksempel georgien og andre lande adgang til de her besatte områder så det vil sige

modstrid med ikke bare de forskellige internationale organisationer

direkte modstrid med hvad man selv har skrevet under på af fredsaftaler og så kulminerede det selvfølgelig

deres egne soldater og begyndte at besætte og annektere en del af et fredeligt europæisk land nemlig ukraine og nu igen har taget krimhalvøen til sig

andre fornødenheder til de separatister som bliver ved med at bekæmpe ukraines demokratisk valgte regering

at de kan skabe fred og stabilitet i den østlige del af deres eget land

fornuft og som er helt uden for

orden og hvad skal vores svar så være til det

rusland skulle have suspenderet deres

forsamling det var der heldigvis et overvældende flertal som stemte for og derfor er

at sige nå okay jamen så lad os da prøve at se om vi kan komme til forhandlingsbordet og have en diskussion

nej det var derimod at man simpelt hen spillede hamrende fornærmet og sagde så vil vi ikke være en del af den parlamentariske forsamling i europarådet

hvad vi skal kalde sådan nogle forsoningsmøder

at deltage i på vegne af

repræsentanter som er dumaformanden og andre sidder og

enetaler i over en time

de befriede os for nazisterne

sådan et rusland vi oplever og derfor må modsvaret hele tiden være

og vi ikke tillader at der skal være dobbeltstandarder bare fordi rusland er så stort

det arbejde der er både imod korruption

for reformer på hele domstolsområdet og andre vigtige områder jamen så spiller den demokratiske bevægelse jo fallit i ukraine og derfor er det vigtigt

men også alle andre regeringer i den vestlige verden bakker op

og der er det jo godt at danmark er et af de lande som

aktivt naboskabsprogram

og med ressourcer i forhold til at få dem på rette vej

så skal vi selvfølgelig også vende

men især intensiveret efter kupforsøget

den forværring har jo resulteret i at vi nok må sige at hvis forfatningsændringen som er til

folkeafstemning nu bliver

vil tyrkiet komme til at være på en absolut bundplacering som det mest udemokratiske land i europa det

gentagne overgreb på alt hvad der bare minder om demokrati og ytringsfrihed på pressen

er jeg bakket op af en stor del af

forsamling om kort tid

i europarådet som ikke bare vil holde skåltaler om soft diplomacy og hvad ved jeg

bliver vi nødsaget til også

tage grovfilen frem så bliver vi også nødsaget til at sige at vi ikke bare vender den anden kind til og

så vil vi også kunne få nogle instrumenter og nogle redskaber som vil kunne gøre

rettet lidt mere ind på en mere demokratisk linje

andet land som ellers ikke får så meget opmærksomhed men som både osce og europarådet

jeg vil bare sige ultrakort af hensyn til tiden at

fuldstændig militære oprustning vi oplever og de forskellige brud på alt hvad der minder om

demokrati i det pågældende land gør at vi

skal være nervøse for en opskalering af en militærkonflikt mellem aserbajdsjan og armenien

alvorligt bekymrende så vil jeg slutte af med det

danmark overtager formandskabet i europarådet

det er ikke nogen hemmelighed at europarådet er ude i en eksistenskrise

vi jo især har de to lande som jeg har talt rigtig meget om nemlig rusland og

mens vi samtidig også har udfordringer i forhold til blandt

en ekstremt aktivistisk

verden forandrer sig tiden forandrer sig

de konventioner som måske var helt

to date og helt moderne lige efter anden verdenskrig var slut måske ikke er det så mange år

er ekstremt svært fordi man ikke bare åbner

den igen og så er alting klaret jeg har fuld forståelse for

at tage fat også i de svære sager for

er det altså nødvendigt at vi går ind og simpelt hen tager fat i det her

det så meget på dagsordenen som de har og lad mig da sende en venlig tanke til

for vores repræsentation nede i strasbourg og ikke mindst til

som jeg ved rejser rundt og allerede nu er i gang med

at danne grobund grobund for at det kan lade sig gøre så med de ord vil jeg

er nok at tale om i fremtiden og med de organisationer som

tage aktion på nogle områder og også gøre en forskel og jeg skal også huske

sige fra min kollega fra det konservative folkeparti herre

at han også støtter regeringens redegørelse

som er blevet fremlagt og og bakker den et hundrede procent

behov for og desværre blev det jo forhindret med blandt andet dansk folkepartis stemmer men vi fortsætter

taler om det som jeg har hørt regeringen kritisere

andre der er trætte af eksempelvis viktor orbán premierministeren i ungarn han er træt af den fordi

fordi den ungarske efterretningstjeneste hemmeligt havde aflyttet

et eksempel på at artikel otte værner om civilsamfundet værner om om foreningslivet

ikke bange for at en ændring af artikel otte lige præcis vil kunne bane vejen for at sådan nogle krænkelser som dem vi ser i ungarn

være noget af det man tænkte på efter anden verdenskrig

ikke på at man gjorde dengang og det er derfor vi

kommet for langt ud og det er derfor vi er nødsaget til at lave nogle skal vi sige bedre rammer for det men de rammer skal jo også være der og derfor betyder det

om lgbt rettigheder eller om retten til privatliv når man

er da noget som man lige præcis har tolket

og det her det her er fremmede agenter som vi

og civilsamfundsaktivitet i i ungarn så dem skal vi have lov

er sikkerheden for at sådan en som orbán

vi har haft en så aktivistisk domstol på nogle områder som jeg mener

ikke være med længere derfor

er alternativet jo det og det synes jeg

jeg siger at vi så må gøre alt hvad vi kan

de konventioner sådan at de også passer ind i konteksten

ja er det muligt

ordfører det skal jeg lige tygge lidt på

jo vigtigt at stille spørgsmålet for når man åbner op og siger at

finde nogle alliancepartnere som også gerne vil

diskutere nogle paragraffer og så begynde at forhandle

tordne imod altså både putin

jo gerne diskutere de her ting de står klar i første række er det dem herre michael aastrup jensen vil forhandle med eller

vi skal i hvert fald ikke have rørt ved de her ting vi finder os godt tilpas med det niveau vi har nu fordi risikoen er større end muligheden for at få forbedringer

der er den her rejsegruppe som rejser rundt

at før man overtager formandskabet kan man

ikke igangsætte store projekter som

internationale fora samlet men men det er desværre blevet blevet besluttet jeg må sige at jeg synes at debatten i dag

erdogan og forhindre os andre

få sat konsekvens bag vores kritik af de

der foregår i tyrkiet uden at man her på talerstolen i dag kan kan forklare hvorfor man har

jeg tror at der er rigtig mange danskere der sidder og følger med i den her debat

på den her meget uforklarlige vis i

tyrkiske islamistiske præsident erdogan på nuværende tidspunkt på den her måde i

når danmark står over for at blive formand for europarådet

vil mit indlæg også komme til at dreje sig om europarådet

det er tiltrængt at vi får en diskussion af europarådet og jeg håber når udenrigsministeren kommer på at han

hvad prioriteterne skal være for det danske formandskab

for europarådet helt grundlæggende må det jo siges at europarådet er en

danmark og ni andre vesteuropæiske lande

en forfærdelig anden verdenskrig hvor det europæiske kontinent var blevet hærget af krig af undertrykkelse og

europarådet blev skabt med et meget klart budskab budskabet var aldrig igen

på fundamentet af den europæiske menneskerettighedskonvention danmark og de andre vesteuropæiske demokratier har dermed med europarådet skabt en fuldstændig unik international organisation som bidrager til at udbrede demokrati og menneskerettigheder og som i dag har alle europas lande fra island

fra rusland til portugal med med undtagelse af hviderusland

til menneskerettigheder for det har deres lande forpligtet sig

uden at der er blevet spildt en blodsdråbe

det noget som europarådet og dermed også

for mennesker i de enkelte lande det er også positivt fordi det er et helt afgørende element i at skabe stabilitet og fred

det at mennesker har grundlæggende rettigheder som giver den stabilitet og

som vi har i europa og som andre dele af

er så heldige at have

der er faktisk noget her som er en international succes som

det tydeligt at menneskerettighederne er under pres

og fundamentale værdier krænkes i

kommer ind på det når han kommer på talerstolen når det står i hans

i de enkelte lande løber fra de løfter som de har givet deres befolkninger om at sikre de her borgere grundlæggende

som de afgav da de ansøgte om medlemskab af europarådet det ser vi helt tydeligt i rusland som jeg i sidste uge besøgte sammen med en delegation fra udenrigspolitiske nævn her knægtes ytrings medie og forsamlingsfriheden dagligt vi kom til at opleve det på vores egen krop da vi eksempelvis så at vores norske journalist og guide blev afvist ved grænsen fordi han formentlig har skrevet kritisk

når man fra russisk side afviser en journalist med baggrund i sikkerhed og uden at give noget som helst argument eller

redegørelse viser det jo at det er despoter som er bange for

for et samfund generelt stabilitet et

godt fundament for et godt samfund at have netop ytrings medie

det anslås at femhundredetusind civile er jaget på flugt fra de kurdiske områder i det sydøstlige tyrkiet jeg tror de fleste mennesker i danmark deler min bekymring over den tyrkiske præsident erdogans opførsel men hans

indskriver ham i rækken af despoter som vi desværre ser i verden på nuværende tidspunkt til gengæld er der noget der adskiller ham fra

har vi faktisk en klemme på præsident erdogan

russiske præsident putin de har nemlig forpligtet sig gennem deres landes medlemskab af europarådet til ikke alene over for deres egen

men også over for alle andre medlemslande at sikre og respektere grundlæggende menneskerettigheder

der er intet som vi pådutter dem når vi taler om at de skal respektere grundlæggende menneskerettigheder tværtimod er det et løfte de har givet som medlem af europarådet

som europarådet som menneskerettighedsdomstolen og som vi

præsident putin kan holde dem op på derfor ser vi også at rusland og tyrkiet topper

domme ved den europæiske menneskerettighedsdomstol her kan deres borgere søge retfærdighed

de rettigheder som europarådet

at den enkelte borger kan gå til menneskerettighedsdomstolen sådan at tyrkere russere aserbajdsjanere danskere og så videre har ret

til at sagsøge deres egne

stater for krænkelser det giver den enkelte beskyttelse og det bidrager til at modvirke ustabilitet og konflikt

ordentlig måde har mulighed for at få en retfærdig afklaring hvis vi eksempelvis vil undgå at mere end de femhundredetusind mennesker der allerede i dag er drevet på flugt fra deres hjem i det sydøstlige tyrkiet skal jages på flugt hvis vi ikke ønsker at endnu et land på grænsen til eu

er europarådet faktisk et afgørende redskab det er et redskab som danmark bør arbejde for

styrke både gennem flere ressourcer til en hurtigere sagsbehandling ved menneskerettighedsdomstolen og til europarådet generelt det er tankevækkende må jeg sige at trods europarådets vigtighed

i eu det siger desværre noget om landenes prioritering af den her vigtige organisation det burde være topprioritet for et dansk formandskab at styrke europarådet

vi vil høre fra udenrigsministeren når han kommer på talerstolen senere men det burde også være det danske formandskabs naturlige opgave at sætte behovet for stærkere værktøjer til at få landene til at leve op til deres løfter på dagsordenen der er behov for at man kan gå hårdere til værks over for de lande og

regeringer der har lovet at give deres befolkninger nogle rettigheder men ikke gør det ligeledes er det oplagt at danmark arbejder for at få eu til at leve op til det løfte man afgav til befolkningerne i eu landene med lissabontraktaten hvor man lovede at tilslutte sig europarådets menneskerettighedskonvention

et oplagt emne for den danske regering at tage op som en del af formandskabet som et eu land at selvfølgelig skal eu leve op til det løfte man afgav i lissabontraktaten og tilslutte sig menneskerettighedskonventionen om det vil blive det danske formandskabs prioriteter

aner jeg ikke men jeg håber at udenrigsministeren vil bruge anledningen

til at lytte til de forslag der i dag er kommet fra enhedslisten

de danske prioriteter fra regeringens side

tolkning af menneskerettighedskonventionen fra menneskerettighedsdomstolens side

vil regeringen ikke styrke men stække menneskerettighedsdomstolen i en tid hvor vi rundt om danmarks grænser ser slyngler som putin erdogan og orbán sætte sig på magten

at spørge udenrigsministeren hvad positivt forventer udenrigsministeren der vil komme ud af at sætte sig omkring et bord med præsident putin præsident erdogan og premierminister

orbán fra ungarn og drøfte indskrænkning af menneskerettighedsdomstolens indflydelse

forstår det man åbner pandoras

når man taler om en dynamisk tolkning læser man menneskerettighedskonventionen

om lgbt rettigheder der står intet om privatlivets fred

mails og det er af den simple grund at e mails ikke var opfundet i nitten ni og fyrre og at homoseksuelles rettigheder desværre ikke var særlig højt på dagsordenen men jeg er helt overbevist om at stort set samtlige af os i folketinget mener at det er vigtigt at homoseksuelles rettigheder sikres og at privatlivets fred sikres når vi sender en e mail

en lang række rettigheder som jeg tror mange danskere tager for givet at de har hvis den ikke blev tolket ind i den tid som vi lever i

at sige at den dynamiske tolkning

hvem i danmark ville acceptere grundlovens ord om at kongen bestemmer hvem der er statsminister hvem i danmark ville acceptere at lovene bliver givet af kongen og ikke af folketinget hvis dronning margrethe prøvede at indføre en bogstavelig

ikke nogen af os der ville og det skyldes jo at der er en løbende fortolkning

man skal forstå de ord der står i grundloven

vi havde et samråd hvor vi kunne høre fra udenrigsministeren og justitsministeren det var i udenrigsudvalget at regeringen ønsker at ændre den her artikel

et svar vi ved at danske embedsmænd taler med regeringer i andre lande vi har fra

til den tyske forbundsdag fået at vide at den tyske regering blankt har afvist sådan en ændring vi ved fra et svar til den svenske rigsdag at at den svenske regering vil gøre præcis det samme

står hen i det uvisse vi har fået at vide at holland og england kunne finde på at gøre det måske jeg håber at vi kan få en afklaring fra fra udenrigsministeren

putin og erdogan rigtig gerne vil bakke op

om man ikke er enig med dem er det stadig dem der vil have indflydelse på forhandlingsresultatet det kan lige så vel være at det er erdogan og putin der får flertal blandt medlemslandene til de ændringer og ikke

herre anders samuelsen ser man eksempelvis på artikel otte

menneskerettighedsdomstolen har afsagt en dom

private hjem i ungarn det var en klar forbrydelse mod retten til privatliv og retten til familieliv

en krænkelse af artikel otte som regeringen gerne vil

æde min gamle hat på at herre viktor orbán er

helt enig med den danske regering i at der skal ske en udvanding af artikel

række andre lande der har ondt i menneskerettighederne der vil bakke op spørgsmålet er bare hvad konsekvenserne

det tjener ikke danmark og det tjener ikke stabiliteten og sikkerheden

selv børn af kriminelle har rettigheder og det er klart at det

så synes jeg også at det skal tages

men men man kan diskutere om om det er er den rigtige

tror ikke der er nævnt andre sager end den som folk er trætte

med nogle lande som har har en lang lang række

regeringens politik at man skal gå sammen med dem

vi mener ikke at den pågældende herre skal kunne beskyttes

den pågældende herre kan smides ud men fair nok

her op i luften fordi det giver nogen rettigheder

overblik over arbejdet i de her forskellige internationale fora

der sker jo gode ting inden for osce

under tysk ledelse arbejder man for at styrke

og man kan ikke sige andet end at det jo er noget der i høj grad er brug for

lande som indbyrdes er underlagt en meget skrøbelig aftale om våbenhvile der er osce

lande hvor problemer med overholdelse af menneskerettigheder er tiltagende og ikke aftagende

benævner andre medlemslande med de værste gloser i det politiske sprog

at en styrkelse af dialog tillid og sikkerhed

er en god idé jeg noterer mig også med glæde at

mere end tilfredse med

hvad angår østersørådet bliver der også

jeg synes overdøver det hele og det er ordet genoplivning arbejdet vil kunne bidrage til at der gradvis banes vej for en genoplivning af østersørådets rolle som forum for politisk dialog

jeg har læst lidt på

hjemmeside der hedder dansk råd for genoplivning det er jo ikke særlig rart at tænke på at det er herfra man henter metaforikken til at beskrive østersørådet genoplivning er noget man iværksætter i forbindelse med for eksempel et hjertestop der har patienten gennemsnitligt tretten procent chance for at overleve jeg ved ikke om det også gælder for østersørådet skrides der meget hurtigt ind

er døden til gengæld uafvendelig

til sidst er der så europarådet

det er jo svært at sige noget nyt når man kommer lidt nede i ordførerrækken for mange ordførere har allerede været inde på at det fineste resultat af europarådet

den europæiske menneskerettighedskonvention og den dertil hørende menneskerettighedsdomstol derfor er det jo begrædeligt at der er indtil flere medlemslande der nærmest viser vejen når det gælder om at begrænse

menneskerettigheder og ikke at styrke dem det er også beklageligt at den europæiske menneskerettighedsdomstol af egen drift

har bidraget til at svække den folkelige opbakning til menneskerettighedernes meget vigtige sag

som vi har været inde på flere gange og som flere ordførere har været inde på i kraft af nogle dynamiske fortolkningsprincipper som ifølge den danske jurist vi taler om en lektor i international

ændret konventionen til noget som dens skabere

som beskyttelsen er blevet

heller ikke den oprindelige hensigt og det er altså anders henriksens kronik i politiken

at staternes suveræne ret til at bestemme hvem der

rejser ind på deres territorium skulle indskrænkes så meget som den faktisk er blevet her siger

jeg meget enig i og det bliver jo en af opgaverne for det kommende danske formandskab når det tager spørgsmålet om menneskerettighedsdomstolens aktivisme op

hvordan skal man så forholde sig til en redegørelse der er så kompleks som den her

en af de ting man kunne gøre var

gennemføre en såkaldt swot analyse det vil sige en analyse af de styrker svagheder muligheder og trusler i forhold til danmark som man kan slutte sig frem til ud af

netop været på en rejse i rusland og den deltog jeg også i og her slog det mig at en verden uden internationale organisationer ville være en dårligere verden for danmark uanset hvor små fremskridt der så end bliver gjort og uanset hvor frustrerende det må være at have sit daglige arbejde i organisationerne

holder samtalen i gang de holder den åben og så har de en egenskab som

vi er nok ikke så uenige men det som de internationale organisationer gør er at at de sætter en normativ ramme for den måde staterne omgås på og hvad er det her med den normative ramme ja det er

kan man jo henvise til de grundlæggende værdier

den mission der er i organisationen og på den baggrund kan man jo så fastslå og det er det normative at denne eller hin stat handler dobbeltmoralsk så selv om man måske ikke kan opnå andre resultater kan man i det mindste få fastslået inden for en normativ ramme at den handling vi ser på

er dobbeltmoralsk det ændrer ikke noget på kort sigt men det ændrer på legitimiteten i det som den stat der er kommet på afveje foretager sig

svagheden i organisationerne er selvfølgelig at

på det på det område man i andre sammenhænge kalder deres kerneforretning osce har det svært når det generelt i europa går den gale vej med security og cooperation som s og c jo står for

udfordret hvis ikke der kommer en fremtidssikring af menneskerettighedskonventionen og den måde

det hænger sammen med noget af det som den tidligere omtalte anders henriksen og hans kronik i politiken

er en forbindelse imellem konventionerne domstolen og den politiske legitimitet

kan man jo sagtens komme i en situation hvor befolkningerne rundtomkring i europa simpelt hen vil afvise de her mekanismer og stemme for nogle der helt vil vende ryggen til dem den svaghed er jo største trussel mod de internationale

vende tilbage til mulighederne er det gode arbejde der er sat i gang mange steder måske ender det hele med påviselige fremskridt i forhold til minsk aftalen eller succes for bestræbelserne

at reformere aktivismen i menneskerettighedsdomstolen så har

sidst kommer så truslerne som der jo desværre er mange af

den liberale verdensorden der er opstået ud af anden verdenskrigs ødelæggelse er under pres og har snart været det i lang tid store lande som rusland og tyrkiet bevæger sig jo i en illiberal retning det kommer der hele tiden vidnesbyrd om og det samme gør eu partnere i lande som ungarn og polen og i jo højere grad den her illiberale udviklingstendens fortsætter

vil der nok ske det at specielt osce

nogen af organisationerne der vil forsvinde for det siger den historiske erfaring at den slags organisationer ikke gør men det man kan forestille sig hvis man ikke holder

relevante og politisk legitime som jeg

at de forvitrer

som ritualer og procedurer men at staterne ofrer mindre energi på dem at staterne udsender repræsentanter på lavere niveau og at organisationerne bliver irrelevante der kan så ske to ting i bedste fald

bliver de til hyggelige traditioner

den tid hvor man troede at de freds og sikkerhedspolitiske spændinger var afskaffet men hvor man måtte indse at det kun var en forhåbning jeg håber at styrkerne og mulighederne vinder over svaghederne og truslerne

andre der siger noget fuldstændig andet og man kan da fald sige at hvis skaberne

ikke ønskede at der skulle ske en løbende fortolkning

man har tolket lgbt rettigheder ind i konventionen man har tolket beskyttelse af privatlivets fred på internettet og ikke kun i breve

eksempelvis præsident putin

i den her konvention så hvorfor skal jeg overholde det hvorfor skal mit land dømmes

problematisk selv om vi kan være uenige i nogle domme at et land som danmark som har så få domme imod sig kaster

bolden op i luften og risikerer at ende i alliance med en lang række lande der virkelig har ondt

det afgørende er en af de ting som også bliver påpeget her og som

i og det er den politiske legitimitet i de enkelte lande i europa af den europæiske menneskerettighedskonvention jeg opfatter det som et spørgsmål af den yderste vigtighed

kan bevare sin politiske legitimitet og det der er problemet

at den kan miste den her legitimitet og det kan føre til at man rundtomkring i landene stemmer på politiske

ud af dagsordenen så jeg mener at man

kan rejse de her indvendinger men den store ting vi taler om er den politiske legitimitet

jo risikerer at gøre når man åbner ballet

det man jo grundlæggende risikerer er at man ender et sted hvor hvor man fuldstændig udvander konventionen og

tidspunkt hvor vi har brug for at der bliver afsagt domme eksempelvis mod erdogan for at forhindre at han fordriver endnu flere af

ud af deres hjem og eventuelt tvinger dem som flygtninge til europa

for hvor man gerne vil ende vi har diskuteret det nu i

hvor man vil gøre noget meget drastisk men jeg har ikke hørt

den politiske legitimitet i forsvinder så kan man jo sagtens forestille sig det ser man jo rundtomkring i europa at vælgerne i ret stor stil vil foretrække politiske

og samtidig med det siger jamen vi skal fremtidssikre loven

ikke mødt danskere til almindelige forsamlingshusmøder som har påpeget at der er noget galt med de grundlæggende menneskerettighedsregler i europa så der er jo ikke nogen risiko for

vi også har haft situationer hvor dette ting har lavet

kan gå efter en enkelt person eller en gruppe af mennesker men når man når man vil lave lovgivning

er det en gruppe af borgere og så kan der være et uheldigt eksempel

og til dels også sådan et problem som

er drivkraften i

relativt populære politiske bevægelser rundtomkring i europa så kampen for legitimiteten

ekstra bladet måske kan lave mange gode historier om

burde laves om eller mange regler der burde laves om hvis det ikke må provokere

hellere det end at hele systemet falder

faktisk er en generel modvilje mod menneskerettighederne så det

og brexit er to af de nyeste eksempler på hvordan virkeligheden pludselig kan ændre sig men de er også eksempler på at drastiske ændringer i et land påvirker mange andre lande fordi vi alle sammen er en del af et internationalt fællesskab noget af det vi ikke må tage for givet i det internationale fællesskab er freden heller ikke selv om mange af os er vokset op med freden den fred som vi er vokset op med har været betinget af at de europæiske lande efter anden verdenskrig sagde aldrig igen og fandt sammen i et meningsfuldt fællesskab et af disse meningsfulde fællesskaber man fandt sammen i var europarådet som vi blandt andet her er samlet for at gøre status over europarådet

har for mig at se været afgørende for at det internationale samfund har udviklet sig i en progressiv humanistisk og solidarisk retning tænk bare på hvor enorm betydning menneskerettighedskonventionen har haft på det internationale samarbejde hvordan det har været med til at sikre basale

og frihedsrettigheder til millioner af mennesker retten til frihed retten til privatliv retten til en retfærdig rettergang retten til at tænke og tro frit og retten til at ytre sig frit alle disse rettigheder som vi danskere sammen med millioner af mennesker i europa

den øvrige verden hver dag benytter os af er en vigtig demokratisk arv som vi i høj grad kan takke ja selvfølgelig vores grundlov men også europarådets arbejde

af os i dag er enige om sådan bør det i hvert fald være ikke mindst hvis vi kigger tilbage i historiebøgerne og husker på hvor vigtige de har været i kampen for fred for frihed og demokrati

bekymrer det mig også at flere og flere i dag taler åbent om at udfordre menneskerettighederne udfordre retten til at være sammen med sin familie retten til beskyttelse retten til at ytre sig bare for at tage nogle af de eksempler som fiser rundt i europa i dag nogle nøjes faktisk ikke længere blot med at tale om det men gør det også aktivt gennem lovgivning der vedtages lovgivning som åbenlyst diskriminerer flygtninge og indvandrere som begrænser ytringsfriheden for visse grupper i samfundet som gradbøjer konventionerne i asylsager og som holder familier adskilt på tværs af landegrænserne selvfølgelig betyder det noget når et land som danmark taler åbent om at udfordre og reformere menneskerettighederne

er vi også en meget stor nation når det kommer til udbredelse af menneskerettighederne og derfor vil det naturligvis vække stor opsigt hvis vi fra dansk side gør alvor af truslerne og det vil naturligvis også påvirke vores relationer til nabolande og vores position i det internationale samarbejde vender vi os mod den store verden er det dog tydeligt at menneskerettighederne ikke kun diskuteres her i danmark

de faktisk er under pres fra mange sider trump putin erdogan assad orbán sidder med i det lidet flatterende selskab som udfordrer konventionernes betydning

i usikre tider som disse at der er behov for internationalt meningsfuldt samarbejde

kun igennem disse samarbejder at vi stat og stat imellem men også stat og befolkning imellem kan holde hinanden op på at menneskerettighederne ikke er en given ting konventionerne er

af vores vigtigste redskaber til at vi kan holde hinanden op på menneskerettigheder som beskytter os alle uanset etnicitet race køn religion tro handicap alder og seksuel orientering og derfor håber jeg især at vi kan bruge denne redegørelsesdebat til at minde hinanden om hvorfor vi har konventionerne hvorfor vi i mere end tres år har kæmpet hårdt for at værne om dem og hvorfor det fortsat er vigtigt at vi kæmper

beskytter os alle både kriminelle og ikkekriminelle børn kvinder mænd flygtninge og borgere de beskytter os mod diskrimination mod undertrykkelse mod frihedsberøvelse mod ulovlig overvågning og mod uretfærdig rettergang i danmark er vi heldigvis så privilegerede at menneskerettighederne nærmest er en selvfølgelighed vi der er her i dag er for eksempel så privilegerede at vi har mulighed for at sige vores uforbeholdne mening uden at det får konsekvenser men ytringsfriheden er som bekendt ikke en selvfølgelighed alle steder i tyrkiet ser vi at journalister og demokratisk valgte parlamentarikere fængsles under de mest udemokratiske processer vi kan alle blive enige om at udviklingen i tyrkiet er under al kritik

ville vores kritik af erdogans styre ikke have samme

aktuelt eksempel på at konventioner i europarådet bliver ved med at være et vigtigt redskab i nutidens samfund

den danske regering har med sit kommende formandskab af europarådets ministerkomité gjort sig til bannerfører for en reformering af den europæiske menneskerettighedskonvention det er vi fra alternativets side selvsagt stærkt

på staterne at det er vigtigt at vi politikere træder i karakter og støtter op om

i tider som disse at domstole bliver relevante fordi domstole beskytter borgernes rettigheder

udviklingen i ungarn rusland og tyrkiet

mening sådan bør det også være når vi kigger os i spejlet om morgenen og derfor skal vi

på på en dag som i at konventionerne ikke er til for staternes skyld de er til for borgernes og derfor skal vi overveje om reformønskerne vil styrke borgernes rettigheder eller svække dem for det andet skriver regeringen sig ind i et uheldigt selskab af nationer som ungarn

polen rusland og tyrkiet som ligeledes ønsker at slippe for nogle af menneskerettighedskonventionens forpligtelser så de får friere hænder til at indføre restriktioner over for deres befolkning og presse

vi for alvor på vej ind på en glidebane mod en mere ustabil og usikker retsorden og det ønsker alternativet ikke at bidrage til som en af grundlæggerne bag menneskerettighedskonventionen vil et dansk reformønske desværre kun forstærke den bevægelse og det vil i hvert fald

for andre og mere radikale ønsker om at udfordre konventionerne og give dem større legitimitet af samme grund er vi yderst skeptiske over for regeringens udmeldinger og opfordrer til at regeringen slår ind på en anden kurs der sikrer ro og sikkerhed om såvel borgernes frihedsrettigheder som danmarks rolle i den internationale kamp for fred og frihed og for demokrati for det tredje er det vigtigt at vi når vi har de her

formår at holde proportionerne bare nogenlunde i orden flere i debatten har hævdet at den dynamiske fortolkningsstil fra den europæiske menneskerettighedsdomstol

ikke indtryk af at den europæiske menneskerettighedsdomstol forhindrer danmark i at føre en stram udlændingepolitik og

domstolen gør

set bare det den er sat i verden for den beskytter borgerne mod statens overtrædelser af borgernes basale rettigheder nogle mener så at

se viser det bare at domstolens job ikke er at danse efter politikernes pibe

borgerne mod staten når den forsøger at underminere borgernes rettigheder og det mener jeg

hvis ikke domstolen havde haft mulighed for at fortolke konventionerne dynamisk en af begrundelserne fra regeringens side

i oplægget til en reformering af domstolen er at man ikke ønsker at miste befolkningens opbakning til konventionerne fordi de mener

jeg er enig med regeringen i at det er vigtigt at vi sikrer befolkningens opbakning til konventionerne men jeg er helt uenig i at der ikke skulle være en opbakning til de rettigheder som sikrer alle danskere ytringsfrihed forsamlingsfrihed retten til privatliv og retten til at tro hvad vi vil derfor bør regeringen i alternativets optik lægge sine kræfter et helt

konventionernes evne til at beskytte individets rettigheder og hvorfor vi fortsat vil gøre det den succeshistorie skal vi være bedre til at huske og fortælle og være stolte af så vi ikke bare får en mere åben debat nej det skal være en debat er baseret på saglighed på fakta og på proportioner hvor vi husker alle de gode eksempler og historier som klart overskygger de meget få enkeltsager som oftest bruges af medier og politikere til at skabe et fuldstændig forvrænget billede af

men vi diskuterer jo også en række andre internationale samarbejder og her vil jeg gerne komme ind på det nordiske samarbejde og det vil jeg så bruge det sidste af min taletid på det nordiske samarbejde er noget som ligger alternativet meget på sinde det gør det især fordi vi ser det som en super stærk platform for at løfte vigtige politiske dagsordener som miljø og klima den grønne omstilling er en af de dagsordener som er vigtige i alle nordiske lande

et område hvor vi normalt har været foregangslande og hvor vi stadig væk har en kæmpe stor viden og ekspertise derfor giver det rigtig god mening at gøre bæredygtighed og grøn omstilling til det store fællesnordiske projekt det gælder blandt andet for mikroplastproblematikken som er en kæmpe trussel mod vores miljø flere eksperter fastslår at vi de næste ti år kommer til at udlede lige så meget plastic som vi har udledt de sidste tres år

det naturligvis en melding som skal tages meget alvorligt ikke mindst ved tanken om at vi allerede i dag er vidne til nogle enorme plastområder på størrelse med hele kontinenter som flyder rundt i verdenshavene og dræber fisk og havdyr

side er vi derfor meget positive over for at man inden for det nordiske samarbejde har fokus på miljøbeskyttelse cirkulær økonomi og herunder også kortlægningen af mikroplast den dagsorden er vigtig og vi håber at det nordiske samarbejde kan holde fast i en progressiv dagsorden og meget høje ambitioner så vi viser resten af verden at fremtidens løsninger skal være grønne og bæredygtige vores vision for det nordiske samarbejde er derfor at det for altid vil lyse op som en grøn frontløber for fællesskab der kan inspirere omverdenen

forsamling og så videre selv domstolsafgørelser fra europarådets

med et land som med bøllemetoder og med ligegladhed og alt muligt andet

jeg godt tænke mig at høre hvad alternativets svar

udsmidning af europarådet er det en fortsættelse af sanktioner eller hvad er det egentlig

gerne tale om tingene det har jeg respekt for men på et eller andet tidspunkt må tale jo afløses af handling

europarådets vigtigste rolle er jo netop at der bliver ved med at være en dialog at vi bliver ved med

ordføreren ved ved jo godt at man

men det bliver vi tvunget til dernede

mener det er vigtigt at have den slags forsamlinger hvor vi faktisk mødes med mennesker også mennesker som vi

både for det nordiske for de få som lige omtalte det

der er ligesom blevet en konsensus om at det

østersørådet og europarådet det er en interesse

vi vil bygge videre på en af de helt centrale internationale opgaver for danmark det

vores formandskab for europarådets ministerkomité fra november i år til maj næste år formandskabet er en meget vigtig opgave

giver os mulighed for at sætte fokus på nogle af de sager der er vigtige for danmark samtidig er det også en bunden opgave hvor der er nogle faste elementer som vi skal levere vi skal være formand for de øvrige medlemslande i ministerkomiteen derfor skal vi også håndtere de dagsaktuelle sager og begivenheder som opstår under vores formandsperiode formandskabet vil også kunne mærkes i danmark det håber jeg i hvert fald vi får ansvaret for en række møder med deltagelse af tilrejsende politikere og eksperter fra hele europa det nok største arrangement under formandskabet bliver udenrigsministermødet i danmark til maj næste år som udenrigsminister ønsker jeg at danmark leverer et velafviklet og bredt orienteret formandskab det har vi gode forudsætninger for med de prioriteter for formandskabet som regeringen har besluttet prioriteterne vedrører fokus på fem

dynamiske fortolkning af konventionen som også er blevet omtalt flere gange her i dag

ligestilling det er inddragelse af børn og unge i demokratiet det er flytning af holdninger og fordomme om personer med handicap og så er det bekæmpelse af tortur det er de fem

og det er stærke danske mærkesager jeg ser frem til samarbejdet om formandskabet med mine ministerkolleger med ministerier med offentlige myndigheder med ngoer og ikke mindst med folketingets delegation til europarådets parlamentariske

den fireogtyvende november to tusind og sytten hvor jeg skal orientere om vores formandskab

med den relevante minister derfor er der ikke så mange der har været inde på det men jeg vil da

har regeringen i redegørelsen fokuseret på det formelle nordiske samarbejde i nordisk ministerråd og det samarbejde dels finder sted mellem ministrene for nordisk samarbejde dels de mange aktiviteter der finder sted i de ti

står arbejdet med at fjerne barriererne for mobilitet for varer og personer mellem de nordiske lande de såkaldte grænsehindringer stadig centralt i det nordiske samarbejde som i to tusind og seksten også har været igennem sin anden reformproces på tre år

også selv haft lejlighed til at drøfte nogle af de konkrete udfordringer på blandt andet et af mine første

og jeg føler at der er en stor fælles interesse i at fortsætte det arbejde

på hvordan nordiske løsninger kan komme i spil globalt til gavn for blandt andet vækst og eksport og det er godt for så vidt angår østersørådet har regeringen i år presset på for en genoptagelse af den politiske dialog

der måske var en lille misforståelse omkring det

under selve debatten at det nu ser ud som om det lykkes at arrangere et udenrigsministermøde til markering af fem og tyve året for østersørådet og at vi så kan gå i gang med et arbejde der ser nærmere på rådets fremtid det er et vigtigt forum hvis vi formår formår at udnytte det rigtigt i fællesskab debatten har også vist i dag at der i folketinget fortsat er en stor interesse i og opbakning til danmarks indsats i

fortsat en værdifuld platform for samarbejde omkring sikkerhed og osces institutioner og feltmissioner gør en stor og konkret indsats på deres områder den danske støtte til

vil fortsætte ufortrødent vi lægger særlig vægt på at støtte

osces indsats i ukraine eksempelvis gennem udsendelse af personel

valgobservationsmissioner som den parlamentariske forsamling også giver et vigtigt bidrag til så

synes jeg at jeg kan konstatere at der bestemt er er en stor

i folketinget for de emner og

kvalificerede de ansvarlige ministre ikke er til stede så kan man jo ikke diskutere det det med vilje at vi ikke har taget emnet op når ministeren for nordisk samarbejde ikke er til stede fordi det er en utilstedelighed som jeg håber er sidste gang vi oplever og så kan man dele det op i to i stedet for

gerne høre hvad angår prioritet a den aktivistiske fortolkning af menneskerettigheder hvem ministeren forventer

skulle samarbejde med for at finde nogle løsninger som ikke betyder større ulemper og større angreb på menneskerettigheder

mærkesager som ministeren måtte have jeg kan forstå at det er artikel otte som også ministeren synes er interessant

ikke ligegyldigt hvem man vælger som samarbejdspartner og ligegyldigt hvilke kompromiser

en grundlæggende diskussion som egentlig også blev berørt meget godt af

nemlig om hvordan man gør det bedst hvordan sikrer man at det også er tilfældet fremover der er ligesom to skillelinjer her eller to veje at gå som er blevet tydelige i løbet af debatten i dag den ene

spørgsmålstegn ved noget fordi så risikerer vi åbner pandoras æske og så går det helt galt så derfor hellere tie stille og så håbe

også holder fremover så bliver vi nødt til at diskutere det

undergrave legitimiteten den folkelige opbakning

man for alvor ilde stedt

det bliver en trossag til sidst

er den rigtige jeg tror på at det er rigtigt at vælge vej to

de her ting prøve at se om vi kan gøre noget i den retning for på den

at sikre den folkelige legitimitet omkring det der skal være en opbakning til

man vel om om man skal lave den investering det samme med en forhandling om ændringer af nogle regler hvis ikke man har

erdogan putin eller for den sags skyld

ungarns leder leder skal i spil i det her for

så er der da en meget meget stor risiko for at udbyttet bliver alt alt for lavt i forhold til den indsats som ministeren tilsyneladende har lyst til at gøre det er det jeg mener vi må da have nogle meninger om hvad

bare sådan en fiks idé som kommer ud af luften der må vel være en fysisk

sætter det op på den måde at hvis vi gør noget i den her retning

skal forsøge at sikre den folkelige legitimitet legitimitet eller opbakning bag tingene kommer vi automatisk til at skulle betale til ungarn eller rusland eller andre

den forhindrer ham i at forbyde homoseksuel propaganda

og sådan kan man fortsætte viktor orbán premierminister i ungarn

er træt af den fordi den forhindrer ham i at lave

overvågning af civilsamfundets organisationer når

at han bidrager til

styrke legitimiteten eller tror

han bidrager til at delegitimere den normative domstol som vi har opbygget over en meget lang årrække med den gode effekt at vi har noget at hænge vores kritik

styre af hvad andre måtte have af ambitioner

giver man alt for stor indflydelse til dem som man ikke bryder sig om skal få indflydelse vi

er nogen der kommer til på noget som helst tidspunkt at

kan skabe et bredt fundament for eller opbakning til i europa

beskytte kriminelle som man måske ikke havde tænkt sig

på ingen måde er interesseret i de værdier som ligger i europarådet de sidder der kun fordi de bliver hængt ud og

hvis de ikke følger de beslutninger der

og når vi siger at der er noget galt med menneskerettighedsdomstolen og når vi siger at

går for vidt så giver man efter min bedste overbevisning en gave til nogle mennesker

ønsker at give en en gave til på nuværende

og det tror

der opstår når man ser domme som

stille p skiven men det sker også at det rent faktisk er parkeringsselskaberne der har været et nummer for nidkære eller slet og ret har lavet en fejl i medierne har vi kunnet følge historier om

vagtlæger der har fået bøder når de tilser en patient selv om vagtlægen rent faktisk har en gyldig parkeringstilladelse derfor lyder ideen om et uvildigt klageorgan der kan modtage og behandle klager over urimeligt udstedte parkeringsbøder som en god idé som vi i socialdemokratiet umiddelbart kan bakke op om vi har dog en række spørgsmål til det konkrete forslag vi ønsker at ministeren

en uddybning af hvordan et eventuelt klagenævn skal sammensættes finansieres og fungere vi ønsker at høre om der er en bagatelgrænse og vi ønsker en debat om

hvorfor den kommunale parkering ikke er omfattet af

adgang til domstolene hvis de måtte ønske det i relation til en p bøde lovforslaget indeholder imidlertid også en række andre elementer blandt andet lægges der op til at fratage kommunerne noget af deres selvstyre når det handler om parkeringspolitik ligesom der lægges op til at lovliggøre parkering ved yderrabatter på eksempelvis private fællesveje den del af lovforslaget har forårsaget en række relativt kradse og kritiske høringssvar blandt andet fra kl københavns kommune og cyklistforbundet der frygter for cyklisternes sikkerhed og fremkommelighed fra socialdemokratiets side kommer vi til at stille en række opklarende og måske også kritiske spørgsmål til den her del når vi kommer til udvalgsarbejdet det bør i den forbindelse måske overvejes om lovforslaget eventuelt kan deles op i to et om klageorganet og et om

stillingtagen til lovforslaget vil afvente at vi får besvaret de spørgsmål som jeg kort har været inde på

man ser eksempler på at nogle parkeringsvagter ovenikøbet er provisionslønnede og

være et glimrende incitament til at skrive lidt ekstra bøder ud men det skal jo ud over borgerne og derfor er det glimrende at vi får lavet den her klageinstans jeg er helt enig med

kigge på at de kommunale og regionale afgifter

får den her mulighed for ikke kun at klage til kommunen eller regionen

der jo det her med at forbuddet mod parkering i yderrabat inden for

en bøde for at holde på deres egen matrikel hvor de i forvejen betaler en høj ejendomsskat så det er glimrende

også at man bør se på

som som opkræver parkeringsafgifter

retssikkerhed som lovgivningen er i dag

delelementer i loven som unødigt besværliggør livet for parkerende borgere og det tager vi nu hånd om og ændrer til det bedre

vi ser i dag store teknologiske landvindinger inden for mange områder også på transportområdet

således at det ikke kun er den traditionelle parkeringsskive i forruden som

er i dag med med digitale parkeringsskiver osv

inddrages i forhold til færdsel

på deres egen helt lokale vej

fjerne det nuværende forbud mod standsning og

parkering i yderrabatten det synes jeg er et meget centralt element i det her lovforslag vi har set nogle groteske eksempler på at grundejere er kommet af med bøder for at parkere på deres egen grund det er i min optik dybt provokerende

på sin egen grund og derfor glæder det mig at lovforslaget gør op med denne åbenlyse urimelighed

er i konflikt med borgernes retsfølelse for det fjerde foreslås det også at den private parkeringsbranche pålægges at oprette et klagenævn ved at oprette et klagenævn styrker vi borgernes

der bliver nu en garanti for at en utilfreds borger som føler at man har fået en urimelig

ikke som det er i dag er henvist til at gå til domstolene

med den her ændring styrker vi nu borgernes mulighed for at få rejst en klagesag og det hilser vi velkommen alt i alt er et rigtig godt lovforslag

der er med til at styrke parkerende borgeres retssikkerhed og forbedre reglerne for parkering

de to store bykommuner københavn og aarhus der er ret kritiske over for

det var jo netop i bymæssig bebyggelse at et forbud mod parkering

i yderrabatten var særlig relevant skal man tro rapporten om bedre forbrugerbeskyttelse på parkeringsområdet der kom i juni to tusind og tretten

de henviser til og dermed muligheden for

en hensigtsmæssig udnyttelse af vejarealerne

bliver besværliggjort af forslaget om at ophæve forbuddet

regeringen ikke er optaget af fremkommeligheden på vejene i det her tilfælde

københavns kommunes påpegning af at argumentationen for nu at ophæve forbuddet mod parkering i yderrabatter

nemlig de udeblevne færdselssikkerhedsmæssige effekter er

sandsynligvis er den her del af lovforslaget jo fremkommet på grund af omtale i medierne af nogle forholdsvis enkeltstående tilfælde

var nødt til at korrigere i et enkelt tilfælde i hvert fald

kan det forekomme grotesk at en grundejer kan få en p bøde for at parkere på egen matrikel men hvor stort er egentlig omfanget

har man undersøgt det i transportministeriet det synes jeg er

som københavns kommune påpeger

nemt hurtigt og billigt

må betegnes som yderrabat med hensyn til

det altså om at kommunerne ikke fremover kan indføre bilfrie zoner som er det gennemgående eksempel man henviser også til gågader

den private fællesvej altså vi tror ikke at det er tilfældigt at det netop er bilfrie zoner som fremhæves i bemærkningerne vi tror at det her forslag er lavet for at besværliggøre

for eksempel være en bilfri søndag som nogle har opereret med muligheden af uden at skulle igennem en omfattende procedure med høring af

privat fællesvej og selv om det altid er godt at tage borgerne med i beslutninger

tror vi nu at dette er lavet af en forholdsvis bilglad regering som ikke ønsker bilkørslen unødigt begrænset og som anser enhver restriktion på bilkørsel som et

kunne også nævne fartgrænser registreringsafgift eller bilfri dage bilfri dage i bestemte zoner

vejdirektoratets overdragelse af parkeringskontrollen på statsvejene at hvis det kan være med til at løse nogle af de problemer som vi har set og hørt om på det sidste for eksempel på hylkedal rasteplads hvor østchauffører der venter på næste ordre

og som derfor slet ikke burde befinde sig i landet i virkeligheden bruger rastepladserne til langtidsparkering og overnatning i flere dage i strid med reglerne i øvrigt ja så er enhedslisten med på det omkring klagenævnet vil jeg sige at enhedslisten

p afgiftsområdet så sent som

direktivet i dansk lovgivning i april to tusind og femten efterlyste vi et klagenævn da den nye bagatelgrænse på tusind kroner ville betyde at de fleste klager over p afgifter ikke kunne behandles ved forbrugerklagenævnet da de jo typisk ligger på syv halvtreds kroner forurettede bilister

har derfor været henvist til at gå til domstolene hvilket givetvis medfører at mange opgiver at lægge sag an da der er en forventning om at

jeg jeg må dog indrømme at jeg faktisk

i tvivl efter at have læst høringssvarene

den danske dommerforening dommerfuldmægtigforeningen og domstolsstyrelsen har gjort indtryk med hensyn til

problemet med sagsbehandlingstider men også med hensyn til omkostningerne for

der klager der er tilsyneladende skabt nogle myter om hvor dyrt

p afgift ved domstolene og også om hvor lang tid det tager jeg tror måske at lidt mere information om småsagsprocedurerne i retsplejeloven kunne

ingen tvivl om at branchen har en forventning om at etablering af et klagenævn på området vil medføre et hav af klager og tilbagebetalinger af opkrævet p afgifter i stor stil og det skulle jeg sådan set ikke

kom ud af det jeg vil blot sige til sidst at vi også godt

et ønske om at få opdelt lovforslaget og

vi forbeholder os også vores stillingtagen indtil

hyllesteds ordførertale at man er lidt begejstret for de her bilfrie zoner og måske endda bilfrie søndage men mener herre henning hyllested ikke

når man for eksempel i københavns kommune har forsøgt

som jo vil indebære

på lovlig vis har købt en bil eksempelvis ikke har mulighed for at komme tilbage til deres bopæl

det ikke et problem at man sådan lige pludselig vil

med det forslag som ligger i lovforslaget nu er det helt tydeligt at man

sætte ind for at gøre det her

som ligger regeringen på sinde jeg tror virkelig det

mere er det at få forhindret en kommune i

det er samtlige grundejere okay det kan godt være

der skal jo nok være en enkelt kværulant imellem der siger nej nej det kan i ikke det kan i hverken i bestyrelsen eller på generalforsamlingen

kan klage over parkeringsafgifter pålagt af private

langt større tryghed i et ofte uigennemskueligt virvar af parkeringsregler det er formodentlig svært at finde en bilist som ikke på en eller anden måde har prøvet at være i en magtesløs situation eller har hørt om andre der har været det endelig vil lovforslaget også ophæve forbuddet mod parkering i yderrabat som vi lige har hørt

tætbebyggede områder det vil gøre op med de absurde situationer hvor borgerne kan få en bøde for at holde på deres egen grund hvis deres grund tilfældigvis udgør en yderrabat liberal alliance

ser positivt på at forbedre borgernes retssikkerhed

oprette et uvildigt privat klagenævn for parkeringsafgifter jeg hæfter mig

kommunale og regionale afgifter ikke også skal medtages i det

skal forudsættes samtykke fra tilgrænsende grundejere

ser vi naturligvis ret kritisk på det i forhold til både miljø og forurening

fremkommelighed

bare én borger der skal sige nej og så

og i forhold til yderrabatten skal det også

trafiksikkerhed og fremkommelighed

det er rigtig dejligt når borgeren får lettere ved det forbrugerombudsmanden har også støttet forslaget

og det er værd at bemærke at dommerforeningen meddeler at det vil fordyre eller forenkle processen at

om løser det reelle problem

klage men vi tænker at vi i udvalgsbehandlingen kan drøfte det

er tale om mere gennemskuelighed forenkling af det det kunne måske tænkes at ensartet skiltning

fra de kommunale og de private parkeringspladser

hvor man så skal have samtykke fra politiet til at lave de her bilfrie zoner

har betydning for de bløde trafikanter og

kommunernes mulighed for at lave gåzoner eller børnevenlige områder

at man også giver mulighed for at lave nogle arealer som er bilfrie

vi også gerne drøfte med ordførerkredsen i udvalgsbehandlingen

har den utilsigtede konsekvens at en borger kan risikere at blive pålagt en parkingsafgift for at holde på

når grunden udgør en yderrabat

parkeret i tæt bebyggede områder rykker ud på vejene og derfor bliver til

er vi imod det kan selvfølgelig ændre sig i udvalgsbehandlingen hvis der kommer nogle argumenter eller

tilgodeser de bløde trafikanter

om den tidsbegrænsede parkering og der er vi altid

tilhængere af at man moderniserer og bruger teknologiske løsninger som gør det nemmere og mere smidigt parkeringskontrollen på statsvejene

interessant hvordan man løser den her rastepladsproblemstilling for det er jo ikke meningen at en rasteplads skal være en campingplads over længere perioder

hensigten er at man løser nogle

udfordringer man har med gentagne overnatninger af

er vi selvfølgelig indstillet på at kigge på det men hvis hensigten er at

giver kommunerne mulighed for at kræve flere penge ind

er det ikke noget vi kan støtte så det er også noget af det vi gerne

nogle gode intentioner i nogle af forslaget men der er også en del

er vi tilhængere af bliver indført nu ligesom vi selvfølgelig synes at både kommunale og eventuelle regionale afgifter skal kunne afprøves samme sted

også at det godt at man får rettet op på den urimelighed at nogle borgere har været forhindret i at kunne parkere på deres egen matrikel når den samtidig er en yderrabat

måske kan der under behandlingen fremover kunne findes en løsning på den særlige situation som københavn

vi er ret skeptiske over for muligheden for begrænsningerne

og vi vil være opmærksom på det under udvalgsbehandlingen ligesom vi

konsekvenserne for rastepladserne

de øvrige elementer i lovforslaget støtter vi også også når det handler om det her med at man skal have mulighed for at kunne parkere på sin egen grund

en vej så alt i alt er

et rigtig godt forslag vi går ikke ind for at der skal være flere forhindringer for bilisterne end

vil gå helt så langt som venstres ordfører og sige at biler er noget af det mest grønne

der findes så synes vi det er en nødvendig transportform og

pålagt en parkeringsafgift af et privat parkeringsselskab mange bilister har udtrykt deres frustration over de manglende muligheder for at klage over en afgift til en uvildig part det er dette ønske som vi nu ønsker at imødekomme det vil sige muligheden for at klage over parkeringsafgifter

pålægge parkeringsbranchen en pligt til at oprette et klagenævn som vil kunne behandle klager over afgifter pålagt bilister ved parkering på offentligt tilgængeligt privat område

forbindelse at det vil være et krav for at kunne pålægge en afgift at den parkeringsoperatør der pålægger afgiften for det første skal være tilmeldt klagenævnet og for det andet også tydeligt skal vejlede om klagemuligheden til klagenævnet opfyldes disse to krav ikke kan bilisten se bort fra parkeringsafgiften for den vil simpelt hen ikke være gyldig vi sætter denne del af lovforslaget i kraft den første juli to tusind og atten således at parkeringsbranchen har tid til at tilrettelægge etableringen og den kommende drift af nævnet ligesom de enkelte parkeringsoperatører får tid til at indstille sig på de nye krav om tilmelding til nævnet samt vejledning om klageadgangen hertil etableringen og driften af klagenævnet vil naturligvis ikke være gratis men som det fremgår af forslaget

det være branchen selv som skal stå for finansieringen der må derfor også forventes en smule højere priser for parkering eller alternativt højere parkeringsafgifter men jeg vil gerne understrege at det er min klare forventning at det bør være muligt for branchen at etablere og drive et klagenævn uden at belaste bilisterne

lad mig i forhold til forventningerne til klagenævnets virke fastslå at det i udgangspunktet ikke er intentionen at jeg som minister udsteder nærmere retningslinjer for klagenævnet dette fremgår også af bemærkningerne til lovforslaget

at skulle det mod min forventning vise sig at nævnet ikke virker efter lovforslagets intentioner det vil sige lever op til vanlige standarder for sådanne klagenævn så er der i lovforslaget en hjemmel til at der kan fastsættes nærmere regler om nævnets virke det samme gør sig i øvrigt gældende i forhold til tilsynet med klagenævnet

og detaljeret offentlig regulering

er det klart at foretrække jeg forventer derfor af parkeringsbranchen at den lever op til sit ansvar og etablerer et velfungerende klagenævn som omsider vil give bilisterne en tiltrængt ekstra klagemulighed på dette område når jeg nu nævner at det er tiltrængt at give bilisterne en ekstra klagemulighed så er jeg også bekendt med at der har været ønsker fremme om at klagenævnet nu samtidig skal kunne behandle klager over parkeringsafgifter pålagt af kommunerne lad mig i den forbindelse nævne at en arbejdsgruppe nedsat af justitsministeriet i en rapport afgivet i to tusind og tretten vurderede spørgsmålet dengang var konklusionen at borgernes retssikkerhed i forbindelse med klagemuligheder for afgifter pålagt af kommunerne var tilstrækkelige

der derfor ikke er behov for et klagenævn her det er klart at vi sagtens kan diskutere om klagemulighederne i forhold til kommunale parkeringsafgifter kan blive bedre

naturligvis indstillet på at undersøge nærmere

betids at det kan nå at indgå i dette lovforslag lovforslaget handler om et klagenævn nedsat af og finansieret af den private parkeringsbranche og dette klagenævn vil således ikke uden videre

at vi i første omgang forholder os til det som er forberedt og fremsat for folketinget nemlig at forbedre klagemulighederne på det private område lad mig så tilføje at kommunerne jo er underlagt forvaltningsretten det er forvaltningsretten der afgør hvordan kommuner skal behandle en klage over en parkeringsafgift et privat ankenævn ville således skulle operere med et andet retsprincip i vurderingen af om kommunerne lever op

de regler der gælder på det forvaltningsretlige område et privat ankenævn for private parkeringsafgifter

det er to forskellige størrelser den private aftaleret og forvaltningsretten som kommunerne er underlagt og et ankenævn der både skulle være ekspert på det ene og på det andet ville nok

få en afgift for at holde på egen grund i de tilfælde hvor grunden samtidig udgør en yderrabat til vejen det er ikke en rimelig retsstilling for de grundejere som tilfældigvis har et stykke jord

færdselsloven samtidig udgør en yderrabat det bør ikke være nødvendigt at folk føler sig nødsaget til at afskærme deres egen grund mod vejen for at sikre sig at de ikke får en parkeringsafgift for at parkere ulovligt på deres egen grund jeg finder det også retssikkerhedsmæssigt mere betryggende for bilisterne at vejmyndighederne hvis lovforslaget vedtages i folketinget fremadrettet stadig væk vil kunne forbyde standsning og parkering i yderrabatten på konkrete strækninger ved skiltning det kan for eksempel være på de konkrete vejstrækninger hvor særlige trafiksikkerhedsmæssige hensyn taler for at et parkeringsforbud i yderrabatten opretholdes det er alene det generelle forbud mod parkering i yderrabatten som vi afskaffer når parkeringsforbuddet fremgår af et konkret skilt på en konkret vejstrækning i stedet for af en paragraf i færdselsloven

er det også markant nemmere for bilisterne at vide

bil lovligt herudover foreslår regeringen at de mange grundejere på private fællesveje skal have en bedre retsstilling ved lokale beslutninger om at forbyde færdselsarter på

det er ikke rimeligt at kommuner kan gennemføre en væsentlig forandring af en privat fællesvej uden at der skal indhentes et samtykke fra de grundejere ved vejen som bliver berørt af beslutningen med lovforslaget indfører vi et krav om at både politiet og de berørte grundejere skal give deres samtykke før en beslutning om for eksempel at begrænse færdsel kan tages

herudover har forslaget også til hensigt at fremtidssikre reglerne for tidsbegrænset parkering det er efter regeringens opfattelse ude af trit med de teknologiske muligheder i to tusind og sytten at reglerne for tidsbegrænset parkering i dag kun omtaler parkeringsskiver for at følge med udviklingen foreslår vi derfor at reglerne bliver mere rummelige så det ud over parkeringsskiver bliver muligt at benytte andre tekniske løsninger til at angive det påbegyndte parkeringstidspunkt det betyder ikke at bilisterne som det første skal smide deres parkeringsskiver væk for de vil stadig væk kunne bruges som hidtil men vi sikrer med forslaget at det fremadrettet vil være muligt inden for færdselslovens rammer

endelig foreslås det at kontrollen med overholdelse af reglerne om standsning og parkering på statsvejnettet fremadrettet også kan varetages af eksempelvis vejdirektoratet som statslig vejmyndighed

sikres det at vejdirektoratet som statslig vejmyndighed har samme beføjelser som kommunale vejmyndigheder i forhold til parkeringskontrolopgaven afslutningsvis ser jeg frem til den videre behandling af forslaget og står naturligvis klar til at besvare de spørgsmål

det er det der fremgår af lovforslaget og bemærkningerne

helt og holdent overlades til en må man jo sige

sted at det er en meget meget vidtstrakt tillid

en branche der jo som jeg sagde ikke selv har kunnet finde ud af at

så det er nok forklaringen på at de kommer til at oprette sådan et privat klagenævn nu

vil de få det at vide og så vil de skulle lave

branchen vil lave et uafhængigt og uvildigt klagenævn og indsætte de rette personer til

deres vedtægter og deres regler i det her klagenævn der ligger jo et høringssvar fra dommerforeningen som siger at det det ville være smart for at sige det sådan at at

skulle godkendes efter forbrugerklagelovens § seks fordi man så også kunne bruge forbrugerklagelovens § femten og retsplejelovens § tre hundrede og en og tres det var jo også en måde ligesom at blande sig i det på så det kommer på

private parkeringsselskaber som omfatter tre selskaber men mig bekendt

er der vist nogle og tredive aktører på det her marked hvordan vil ministeren sikre at samtlige

en aftale som socialdemokratiet i øvrigt ligesom resten af folketingets partier er en del af og derfor støtter vi også lovforslaget

for vi skal selvfølgelig arbejde for at nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne i trafikken men vi har også ment at det gældende nuværende sanktionsniveau for førstegangskørsel med en meget lille mængde hash eller thc i blodet har været uproportionalt med lovforslaget ændrer vi derfor sanktionerne for kørsel med hash i blodet straffen straffen for kørsel med hash eller thc i blodet skal fremover stige i takt med indholdet af hash i blodet ligesom vi kender det fra promillegrænserne udgangspunktet har været at sanktionerne for hashkørsel i

spirituskørselstrafregimet

det vores opfattelse at straffen for at køre med en lille mængde hash i blodet den mængde hash som

for promillekørsel man har når man ligger mellem nul

på samme vis af alkohol

ændrer vi ud over forhold om kørsel med thc i blodet også den frivillige ordning for brug af alkolåse i dag kan man med den frivillige alkolåsordning veksle det sidste år af en ubetinget frakendelse af førerretten som en konsekvens af spritkørsel på minimum tre år til kørsel med alkolås i to år

ordning har ikke været nogen succes siden ordningens ikrafttræden er det kun fire og tyve personer som har valgt

haft nogen reel effekt i forhold til til forebyggelse eller eller recidiv

vil vi fremover gøre det muligt at veksle hele den ubetingede frakendelse af førerretten som konsekvens af spritkørsel på

tre år til kørsel med alkolås i bilen i tre år vi fastholder dog at det stadig skal være valgfrit om den pågældende dømte fører vil køre med alkolås hvis føreren ikke vælger alkolåsordningen frakendes førerretten

som hidtil ubetinget i tilfælde hvor den pågældende fører har forårsaget personskade

konkret alvorlig fare i forbindelse med alkoholforseelsen kan alkolåsen af hensyn til retsfølelsen dog ikke anvendes som et fuldt alternativ til en ubetinget frakendelse det synes vi også

på ringere vis end hvis man ikke er påvirket

og nu har vi så indført et mere proportionalt strafregime med en trinvis straf og det synes jeg

grænser som de har fastsat og analyseret sig frem til ligesom man

så er vi jo ikke i gang med at ligestille selv om vi burde evidens bag de her forskningsresultater siger at vi godt kunne ligestille promillekørsel med thc kørsel så mit spørgsmål

for mig lyder det lidt som en

her i danmark vi har ikke tidligere

det er fornuftigt at vi at vi indfører et vist forsigtighedsprincip hvad angår

med med thc i blodet

jeg glad for at vi er landet hvor vi er i den pågældende politiske

at undgå at komme i konflikt med med færdselsloven på

og der kan være nogle grænser

det ændrer ikke ved og det synes jeg også er vigtigt at understrege at der stadig væk er

i forhold til bilkørsel og alle andre former

for euforiserende stoffer

del af lovforslaget om

er blevet brugt af fire og tyve personer

overvældende og det er nok fordi den ligger i slutningen af selve afsoningsforløbet derfor har den nok ikke den store effekt når man allerede har brugt to

jeg synes det er rimeligt at vi holder den her thc grænse på nul

brug af hash ulovligt ifølge straffeloven men det må man så tage et andet sted men i forhold til trafiksikkerheden er

hos retsudvalget i forhold til legalisering og så

transport og evidensen bag de forskningsresultater der ligger er jo at man er fuldt i stand til at køre bil på samme niveau som hvis man har en

blodet op til en vis grænse så

det er ulovligt at

er døde af at ryge cannabis men der er tusinder af mennesker der dør hvert år af alkohol og af cigaretter jeg vil gerne prøve at forstå ordførerens

man skal tage den debat det her handler om

skal man bare lade

lempe på straffen for kørsel i hashpåvirket tilstand eller thc påvirket tilstand som

og så at øge adgangen til brug af

en trappestigemodel med det her lovforslag altså en model som vi

jo hårdere er straffen og så ændrer vi også forslaget i den frivillige ordning for brug af alkolåse sådan

kan køre hele perioden på på tre år med alkolås

kunne bruge alkolås i det sidste år af en betinget frakendelse på tre år det var som den forrige ordfører

var inde på jo ikke nogen ubetinget succes

der benyttede ordningen så vi regner med at ordningen nu bliver brugt meget mere jeg vil godt måske lidt utraditionelt

hans christian schmidt som jo bar det her igennem og når man hører hører de forskellige holdninger der

jeg vil også godt takke rigsadvokaten og landsretterne som er kommet med nogle ganske glimrende høringssvar som jo også

hashkørsel det er der ikke det er fortsat sådan at man bliver straffet også selv om

sådan set ikke er til fare for trafikken men det kunne vi ikke blive enige om

så langt som vi kunne blive enige og det synes jeg er rigtig

godt politisk kompromis som viser viser hvad vi kan når

typisk unge mennesker som har røget hash

fire dage siden og ikke er påvirket men det kan stadig væk måles i blodet

de kan altså nøjes med at få et klip

ser frem til at få en mildere sanktion

lærlinge som var afhængige af at have et erhvervskørekort og som mistede ikke bare kørekortet

i enhedslisten er vi særdeles glade for at være med til at indgå i den politiske aftale som danner baggrund for det her lovforslag det er noget vi i enhedslisten har kæmpet for i mange år

siden jeg kom i i folketinget og før mig har koryfæer som line barfod og pernille skipper for den sags skyld også slåsset med det her men det faldt altså i min lod

indgå aftalen bag lovforslaget jeg vil også gerne have lov at rose den tidligere transportminister hans christian schmidt for

få den her aftale landet og

ikke blev helt så god som vi gerne ville have

er det i hvert fald et godt skridt i den rigtige retning

til narkobekæmpelse uden smålig skelen til om færdselssikkerheden var i fare langt om længe

er man kommet til den erkendelse at det er færdselssikkerheden der er det afgørende

når det handler om kørsel med thc i blodet men vi forlader det strafregime

altså har ført med sig at folk som

til fare for færdselssikkerheden har mistet kørekortet ubetinget i tre år med den konsekvens at en del har mistet jobs og lærepladser og

strafregimet bliver nu en trappetrinsmodel som vi kender det fra spirituskørsel og straffene følger

det det samme strafniveau men med den klare undtagelse og det ærgrer vi os

over i enhedslisten at vi jo ikke med lovforslaget skaber fuld overensstemmelse mellem spirituskørsel og hashkørsel idet vi jo indfører et ekstra trappetrin i sanktionerne i sanktionerne for hashkørsel

og det sker med den norske lov som inspiration men man glemmer jo altså her den mellemregning kan man sige

har man jo faktisk også dette ekstra trappetrin

så der i broderlandet er fuld overensstemmelse og ligestilling det opnår vi jo altså ikke her i danmark i danmark får vi

den groteske situation at det er straffrit at køre alkoholpåvirket indtil en promillegrænse på nul

fem mens man kun er straffri for hashkørsel op til det der svarer til nul

ikke er større for hash end den er for alkohol sådan som jeg oplevede forhandlingerne

for at vi skulle have det her ekstra trappetrin støttet af dansk folkeparti som også

herre kim christiansen gjorde opmærksom på og jeg må sige

ikke for herre kim christiansens vedkommende men måske for de unge socialdemokraters

et hul i deres opdragelse der er simpelt hen blevet fyret for få fede mens i voksede op vi glæder os naturligvis over

at der ikke længere sker ubetinget frakendelse af kørekortet før man har kørt med det der svarer til en

promille hvis det er spiritus

håber naturligvis at komme igennem med en ændring af loven når vi skal evaluere den efter to år med hensyn til ændringen af

vi sagde allerede da loven i sin tid blev vedtaget og har gentaget det mange gange senere at vi var skeptiske med hensyn til om loven ville komme til at virke efter hensigten og henviste

i den forbindelse til den svenske ordning hvor man jo ombytter sin ubetingede frakendelse

den danske ordning har ikke været nogen succes som mange har gjort opmærksom på da meget få har benyttet sig af den hvilket selvfølgelig indikerer at incitamentet

for ringe og at det også har været for dyrt det rettes der med forslaget delvis op på idet man nu også her kan ombytte sin frakendelse

med alkolås for det samme tidsrum som frakendelsen gælder

betyde at mobiliteten i i forhold til familie og socialt netværk vil blive opretholdt vi tror på at det nu bliver en succes og med de faldende priser på alkolåse

bliver løst hen

nogle tilfælde kan overskride den fastsatte grænseværdi længe efter at påvirkningen er forsvundet det betyder med andre ord at man herved kommer til at sanktionere en adfærd som ikke har trafiksikkerhedsmæssige konsekvenser det er denne uretfærdighed man med lovforslaget her vil gøre op med

hash man kan ryge cannabis

det er sagt er det her jo et historisk

kun rose den tidligere transportminister hans christian schmidt for at han har været i stand til at samle

alkohol og thc at vi ikke nåede hele vejen er er vi i alternativet rigtig rigtig kede

er et godt skridt på vejen og vi håber naturligvis at alle partier er klar til at

evidens og viden efterhånden som som den her lov træder i kraft

egentlig er de socioøkonomiske omkostninger ved

stoffer kontra alkohol kontra

den største og mest udbonende

alkohol så kom heroin crack methamfetamin kokain tobak amfetamin

for en skade man gør andre

enormt interessant at se på hvad de socioøkonomiske omkostninger

vi kender ikke nogen tilfælde hvor der er nogle der er døde direkte af bare

ordførers anmærkning til s om at de måske har haft en en opdragelse der kan rettes

vi klart også støtter af lovforslaget der

en en præventiv

at det her vil have en god og præventiv og resocialiserende effekt

man sige at noget er liberalt og hvis man er socialist

noget er socialistisk men hvis man er fra alternativet

som tillægsord er det så i den sammenhæng at man siger at noget er progressivt når man selv går ind for det

normalt bruger vi jo udtrykket som at det er fremskridtsvenligt og jeg ved ikke om der er noget specielt fremskridtsvenligt over at ændre strafniveauet for en bestemt lovovertrædelse jeg

tager nogle love op som ikke har været revideret siden nitten tolv eller nitten atten i forhold til at give hørehæmmede ligestillede rettigheder i

for os et frihedsprojekt at vi naturligvis som borgere skal have lov til at vælge om vi har lyst til at ryge en joint i ny og næ og så ikke

ikke man er opdraget til at ryge hash så er

herre roger matthisens argumentation er

at snakke om hvad der er farligst alkohol

det er for nogle samfundsmæssige omkostninger vi har ved andre substanser som alkohol og tobak så

her går ud og gør det forbudt for folk eller siger

absolut heller ikke tilhænger af mit spørgsmål er så bare hvorfor er det

have den her her konservative apropos

vi en lille flig af den her nultolerance i forhold

alkohol i blodet og det er ikke det vi har fået her vi har fået en lempelse men vi har ikke fået en en sidestillelse

at drikke også kun inden for visse grænser hvis man skal ud at køre og det

har den lovgivning som

i forhold til det konkrete lovforslag handlede

til de forskningsresultater vi har fået indleveret i

behandlingen af lovforslaget og

ikke fået en proportionalitet og en sidestilling af de to

det som alternativet og enhedslisten stiller sig lidt

derfor er vi rigtig glade for at den her politiske aftale vi har lavet nu udmøntes i de her to forhold

frakendt kørekortet det er to elementer som vi mener er rigtig fornuftige og det er også rigtig dejligt at vi har kunnet

så bred en aftale om det så radikale venstre støtter

os for den saglige behandling tidligere transportminister herre hans christian schmidt gav forslaget ministeren indkaldte til forhandlinger og dermed fik vi en aftale der gjorde op med den urimelige forskelsbehandling vi har set eksempler på unge mennesker der har mistet kørekortet fordi der var målt thc i blodet flere uger efter at de faktisk havde været påvirket det kunne betyde en fyring eller en mistet læreplads den forskelsbehandling havde intet med trafiksikkerhed at gøre men var symbolpolitik men skæg for sig og snot for sig som herre

skal ikke blande hashpolitik ind i transportområdet når det ikke har noget med sikkerhed at gøre

vi vil ikke på nogen måde gå på kompromis med trafiksikkerheden og det gør det her lovforslag

konkret betyder lovforslaget nemlig at færdselslovens regler om kørsel med euforiserende stoffer i blodet ændres sådan at sanktionssystemet for hashkørsel bygges op efter en trappestigemodel hvor sanktionerne for kørsel med hash i blodet stiger i takt med det målte indhold af thc i blodet

derudover foreslås det at der fastsættes tre kvantitative grænseværdier for niveauet af thc i blodet hvorefter sanktionerne for hashkørsel i videst mulig omfang udmåles efter samme retningslinjer som spirituskørsel

en holdning om at når vi her skal fastsætte strafniveauet

forbud mod hash i danmark det er vi

har ikke noget med den her debat at gøre

lægevidenskaben mener at hash er skadeligt og at vi skal sætte grænsen et eller andet sted for hvilke stoffer der skal være tilladte men det er en hel anden diskussion

straffer i forhold til færdselsloven hvis man kører dårligere bil og så har vi ellers nogle andre regler som gælder for

færdselsloven indeholder i dag en såkaldt bagatelgrænse for kørsel med stoffer i blodet herunder også hash overtrædelse af bagatelgrænsen medfører efter de gældende regler som udgangspunkt en bøde på en månedsløn og en ubetinget frakendelse af førerretten i minimum tre år straffen og frakendelsen af førerretten er i disse tilfælde ikke altid proportional og kan have vidtrækkende og utilsigtede konsekvenser der ikke er i samfundets interesse der er i den politiske aftale enighed om at hashkørsel i færdselssikkerhedsmæssig henseende kan sidestilles med spirituskørsel man bør derfor ikke føre narkopolitik i færdselsloven

at færdselslovens regler om kørsel med hash i blodet ændres så sanktionssystemet for hashkørsel bygges op efter en trappestigemodel sanktionerne for hashkørsel skal således stige i takt med det målte indhold af thc i blodet altså på samme måde som tilfældet er med spirituskørsel

kvantitative grænseværdier for niveauet af thc i blodet sanktionerne for hashkørsel det vil sige både straf og førerretsfrakendelse foreslås herefter i videst mulig omfang fastsat efter fastsat efter de samme retningslinjer som spirituskørsel på den måde opnår vi en proportional og i færdselssikkerhedsmæssig henseende mere rimelig sanktionering af hashkørsel

færdselsloven indeholder i dag også regler om kørsel med alkolås i forbindelse med ubetinget frakendelse af førerretten for spirituskørsel den frivillige alkolåsordning omfatter alvorlige tilfælde af spirituskørsel der dog ikke er de helt grove ordningen trådte i kraft i to tusind og femten og indebærer at man kan veksle det sidste år af en ubetinget frakendelse på minimum tre år til kørsel med alkolås i to år det kan allerede nu konstateres at den nuværende ordning ikke er en succes idet der siden ordningens ikrafttræden alene er cirka fire og tyve personer som har valgt at benytte sig af ordningen en af de væsentlige årsager til det lave antal deltagere må antages at være at man først kan begynde at køre med alkolås i det sidste år af en ubetinget frakendelse på tre år man skal derfor først igennem en to årig periode uden førerret de meget negative personlige konsekvenser som blandt andet et muligt tab af job vil derfor

hver enkelt fodboldklub hver enkelt spejdertrup og hver enkelt kommune skal rumme et udsnit af alle danskere fra høj til lav for det er gennem middel og arbejderklassens daglige engagement at man bedst sikrer de rimelige vilkår for dem der kommer fra de ringere sociale baggrunde det er ved at møde og kende folk med normale tilværelser og tilknytning til arbejdsmarkedet at vi bedst sikrer at alle børn får mulighed for at blive en del af vores fællesskab i denne lov behandler vi grundlæggende tre elementer

hver for sig for at udrede hvordan de spiller sammen med vores opfattelse af boligpolitikken den første del består af forlængelse af bevillinger til center for boligsocial udvikling som skal sikre centerets drift i de kommende år

af den holdning at centeret bidrager til at indsamle og formidle viden om udviklingen i boligområder i et omfang der langt overstiger de omkostninger der gives til dem fra landsbyggefonden derfor

side at man skal fortsætte bevillingerne hvad angår den anden del af lovforslaget der vedrører afskæring af klageadgang

ligeledes lovforslaget da vi mener at det er med til at sikre en mere effektiv sagsgang

for ministeriets ressort den sidste del af lovforslaget omhandler

et ønske fra boligselskaber der i forbindelse med helhedsplanen for udsatte boligområder har ønsket at frasælge dele af

med ejerboliger for på den måde at kunne skabe en mere blandet beboersammensætning og et mere attraktivt miljø i afdelingen den type projekter støtter

fordi vi mener at det er de blandede boligområder også i de områder hvor almene boliger dominerer der sikrer en god sammenhæng i vores lokalsamfund men det betyder selvsagt ikke at

noget videre omfang ønsker en generel åbning for salg af almene boliger der har været bekymringer fremme om at det her forslag skulle være et skridt på vejen til en mere generel åbning for salg af almene boliger til ejerboliger og det støtter

at hvis det under udvalgsbehandlingen viser sig at det skulle være tilfældet

ikke støtte den del men i det store og hele bakker

tyve der bliver indført nye administrative regler der giver mulighed for at afskære klageadgangen og så ophæves forbuddet mod videreopdeling af ejerlejligheder der indeholder almene boliger

friplejehjem med videre alt i alt er det her lovforslag et rigtig fornuftigt initiativ det vil hjælpe til en hurtigere bedre og mere effektiv genopretning af især de udsatte boligområder og det vil bidrage til et danmark i bedre balance netop det er et af venstres absolutte mærkesager

ordførere har været inde på de rigtig gode ting der er

det her lovforslag og derfor vil jeg kun sige at

og jeg synes egentlig det er ærgerligt at det

pillet ud af lovforslaget ministeren har vel egentlig her haft mulighed for

under høringsrunden jeg synes egentlig

jeg er godt klar over at der står et sted at man vil udrede det videre

tidsperspektivet i det hvornår har man tænkt sig

ungdomsboligerne skal administreres på en bedre måde jeg synes især at

social opgave løftes i flere

det er okay at at center for boligsocial udvikling fortsat finansieres af landsbyggefonden man kan godt

det som landsbyggefondens midler skal bruges til det kunne godt være man kunne finde

på finansloven i stedet for og jeg ser meget frem til

midlerne i landsbyggefonden skal anvendes de kommende år

tidligere opgørelser er kommet frem at der er

vi bør komme frem til at der bliver øgede bevillinger fra landsbyggefonden så man kan få renoveret flere boliger det element

som enhedslisten er meget kritisk over for

jeg synes at der er al mulig grund til at vi

for salg af almene boliger det er vi i enhedslisten principielt imod så hvis

det rigtige vi ser meget gerne at man laver renoveringsplaner og

de udsatte boligområder

sælge almene boliger så det element i lovforslaget er vi imod på nuværende tidspunkt

i den videre behandling at få afklaret

af klageadgang og ejerlejlighedsopdeling der har været en rigtig fin redegørelse synes jeg fra de foregående ordførere

boligsocial udvikling er en institution som vi

meget glade for og som de tidligere ordførere også

er det en vigtig institution

løsningsmuligheder og evidens for hvordan man udvikler

ordfører omtalte i forhold til at det er positivt at processen kan blive mere effektiv så det glæder

optimalt i forhold til salg af almene boliger

i udvalgsbehandlingen må vi især synes jeg have for øje

udmøntes og måske vil ministeren allerede redegøre for noget

en stor indsats for at vi får udviklet vores boligsociale områder på en måde så vi integrerer alle mennesker bedst muligt og giver flest muligheder også i de almennyttige boligområder

ved om om hvordan man udvikler korrekt jo bedre har

mulighed for at sætte ind den anden del af det er det med klageadgangen klageadgangen og som jeg forstår det

intentionen at give styrelsen den endelige administrative adgang

noget vi gerne vil drøfte i udvalget også som jeg læser den tredje del af det

er det også ganske fornuftigt fordi formålet her er at man

et boligområde som er udsat og

lave nogle andre muligheder for lejligheder så man får en mere bredt sammensat boligmasse og det er også rigtig fornuftigt i i og med

forskellige mennesker i forskellige boligområder

lære af hinanden så vi er varme tilhængere af alle tre

vi synes det er en god model at man deles om finansieringen med

satspuljemidler vi synes i den grad at der er brug for flere ungdomsboliger og at de skal administreres på en optimal måde hvis det her lovforslag vil

vil sf være kritisk over for den del af det lad os se på det i udvalgsbehandlingen men ellers støtter sf

ændringen af ejerlejlighedsloven som vedrører ophævelse af forbuddet mod videreopdeling af ejerlejligheder indeholdende almene boliger eller friplejeboliger

almene boligorganisationer og kommuner oplever at det gældende forbud mod videreopdeling udgør en barriere for udviklingen af de almene boligområder forslaget sikrer at der fremover vil kunne ske frasalg fra den oprindelige ejendom uden at det skal ske i forbindelse med salg til beboelse og frasalg i det hele taget fra

bestående af tagboligerne med forslaget får de lokale aktører således et nyt værktøj i kassen som sammen med de eksisterende muligheder kan styrke indsatsen i udsatte boligområder

nævne forslaget vedrørende den fortsatte medfinansiering af center for boligsocial udvikling der er fortsat mange udfordringer i de udsatte boligområder derfor er det vigtigt at understøtte den fremtidige indsats og dokumentere effekten af allerede iværksatte tiltag ellers ser jeg frem til udvalgsbehandlingen i

to